bygnings og boligministeren lovforslag nummer

lovforslag nummer

mikkel dencker thomas danielsen søren egge rasmussen carsten bach rasmus nordqvist ida auken

være tilladt at kommentere lovforslagene om udgiftslofter l to og l tredje finansministeren har meddelt mig at han ønsker at tage ændringsforslag nummer otte og halvfems hundrede og ti en hundrede og elleve to hundrede og sytten to hundrede og nitten to hundrede

seks og tredive to hundrede og syv og tredive tre hundrede og tre tre hundrede og fire tre hundrede og to og tyve tre hundrede og to og fyrre fire hundrede og seks og halvtreds fire hundrede og en og tres fire hundrede og otte og tres fire hundrede og syv og firs fire hundrede og to og halvfems fire hundrede og syv og halvfems fem hundrede og en og tredive

fem hundrede og seks og tredive og fem hundrede og otte og tredive til

da det ikke er tilfældet er ændringsforslagene bortfaldet så er forhandlingen åbnet herre benny engelbrecht

personlig betjening var en saga blot og at man skar og tilpassede det under titlen new normal

det nye almindelige the new normal for den nuværende regering og den nuværende finansminister er at finansloven bliver til under et enormt tidspres tingene bliver sjusket igennem længe efter deadline selv om man har haft siden slutningen af august til at forhandle om finansloven med sit støtteparti det giver elendige arbejdsforhold for parlamentets arbejde med finansloven det øger risikoen for lovsjusk men det er sådan set ikke det værste det nye almindelige hos regeringen dækker nemlig blot over det underliggende at der ikke følger tilstrækkeligt med midler til år for år

dække at vi bliver flere ældre og flere børn og derfor flere der har behov for samfundets hjælp på plejehjem på sygehuse og på daginstitutioner selv om vi er langt inde i julemåneden

bliver der heller ikke i år de store julegaver på finansloven til børnene til de ældre eller til de syge tværtimod afsætter regeringen ikke de penge der skal til for at velfærden kan følge med når der til næste år bliver flere ældre og flere børn regeringens egne tal viser at der

blevet knap to milliard kroner mindre til velfærd de seneste to år med den nuværende statsminister ved roret end regeringen oprindelig havde lagt op til altså mindre til velfærd ude på sygehuse i daginstitutioner og på plejehjem end regeringen tidligere selv lagde op til mens der samtidig er blevet indgået erhvervspakker med tårnhøje skattelettelser til de mest velstillede og mens der med

registreringsafgift er blevet talt om luksusbiler til alle ja med dette års finanslovsaftale

kan også ejerne af private jetfly se frem til en afgiftslettelse undskyld jeg siger det lidt bramfrit men det er altså fuldstændig ude af trit med danskernes virkelighed billigere jetfly mens de ansatte på landets sygehuse og plejehjem løber endnu hurtigere ser vi på næste år fortsætter regeringen desværre kursen ifølge regeringen selv afsætter man

milliard kroner mindre til velfærd i to tusind og nitten

tidligere var stillet i udsigt og ved økonomi og indenrigsministerens gennemgang af økonomisk redegørelse skinnede det da også tydeligt igennem at man var direkte stolt af at der er blevet mindre til velfærden

det er naturligvis ærlig snak fra en minister fra liberal alliance men det harmonerer bare ikke med det statsministeren finansministeren og mange andre regeringsrepræsentanter har stillet befolkningen i udsigt i form af styrket velfærd faktisk er det den mest skrabede finanslov i mange år ifølge økonomisk redegørelse har man bortset fra et enkelt finanskriseår ikke haft lavere offentlig vækst siden to tusind og seks men ikke blot er det en historisk skrabet finanslov generelt set det er også en skrabet finanslov set med sundhedsbriller og det er til trods for at regeringen hele året har varmet op til en styrkelse af netop sundhed jeg ved godt at regeringssiden sikkert vil udlægge min kritik som almindeligt oppositionsfnidder og hvis det dog bare var tilfældet fristes man til at sige imidlertid

er den kliniske diagnose ikke min egen den er stillet af førende sundhedsøkonomer én ting er at regeringen på finansloven kun afsætter penge til at sundhedsvæsenet lige akkurat kan holde skindet på næsen i et valgår en anden ting er at de ting som pengene øremærkes til på ingen måde løser de udfordringer sundhedsvæsenet står over for vi har et sundhedsvæsen hvor de ansatte er ved at bukke under for et stigende arbejdspres og en regering der ikke vil afsløre deres planer for vores sundhedsvæsen det eneste der står helt tydeligt er at regeringen vil spare massivt på vores velfærd i de kommende år siden sidste valg er der ansat fire ekstra medarbejdere på sygehusene ikke fire hundrede

fire flere medarbejdere fireoghalvtredstusind flere patienter og det kalder regeringen så for et løft af sundhedsvæsenet det vi andre ser er et sundhedsvæsen med alt for meget travlhed med risiko for at der begås fejl et sundhedsvæsen hvor der ikke er ordentlig tid til patienterne det indeholder regeringens politik ingen løsninger på der er heller ingen løsninger på de voksende problemer med overbelægning på de medicinske afdelinger og ingen hjælp til de over ethundredetusind danskere der i dag ikke har deres egen praktiserende læge og ingenting til at rette op på den stigende ventetid til kræftbehandling hvor hver fjerde kræftpatient sidste år ikke kom igennem pakkeforløbene til tiden imens venter vi stadig på regeringens såkaldte sundhedsreform

udskudt i denne uge blev vi måske klogere på hvorfor reformen er blevet udskudt som simon kvamm ville sige igen og igen

en liberal grundholdning at beslutninger skal træffes tæt på borgerne jeg kan afsløre at det også er en socialdemokratisk grundholdning i stedet for store stjernekrigsstrukturprojekter har socialdemokratiet fremlagt en klar plan for et sundhedsvæsen med mere tid mere nærhed mere lighed en plan der adresserer de reelle udfordringer som sundhedsvæsenet står over for vi vil frem mod to tusind og fem og tyve investere samlet tre og halvtreds milliard kroner i vores sundhedsvæsen vi vil blandt andet rekruttere tusind flere sygeplejersker og give alle nybagte mødre ret til at blive to dage på sygehuset efter fødslen så der bliver mere tid til patienter og et bedre arbejdsmiljø med mindre travlhed sidst vi sad i regering blev der ansat en tusind

hundrede flere sygeplejersker i løbet af de første to år vi har gjort det før og vi tror på at det kan lykkes igen vi vil også oprette nye nærhospitaler så særlig ældre patienter og mennesker med kronisk sygdom ikke behøver at tage helt ind til det store sygehus for at blive behandlet for helt almindelige og ukomplicerede sygdomme som lige så godt kunne klares tættere på vi har også foreslået at oprette hundrede nye uddannelsesstillinger i almen medicin så der uddannes flere praktiserende læger hvad vil regeringen det mangler vi fortsat at få svar på igen og igen og

lige foregribe dagens debat en smule med at konstatere

vores finanslovsprioriteringer vores førsteprioritet er at holde hånden under velfærden dernæst vil vi sikre ordentlige uddannelser som vores fremtid skal bygge på og derfor skal vi afskaffe omprioriteringsbidraget på uddannelserne vi skal sætte turbo på den grønne omstilling vi er i socialdemokratiet klar til at forpligte os på et konkret mål for grønne biler

burde det egentlig ikke være så svært at enes om men når det kom til stykket i et lukket forhandlingsrum

kneb det desværre med regeringens grønne ambitioner i socialdemokratiet

fremlagt én to tusind og fem og tyve plan én og den holder stadig væk mens regeringen finansministeren der sidder hernede og klukler har fremlagt tre og ikke en eneste af dem holder længere heller ikke den seneste for der er jo ikke nogen der tror på det realistiske i et øget arbejdsudbud på tredstusind personer ikke engang udenrigsministeren der har ikke været mange forhandlingsmøder for socialdemokratiet i forbindelse med dette års finanslov kan

og der må man altså give finansministeren har været overraskende ærlig i sin melding efter sættemøderne det skulle være en finanslov der blev indgået alene med dansk folkeparti og derved blev det det er med andre ord ikke socialdemokratiet der har stået med korslagte arme ved forhandlingsbordet vi er slet ikke blevet inviteret med og det kan man sagt til dansk folkeparti naturligvis se på resultatet inden jeg slutter af vil jeg dog trods alt kvittere for de indkaldte forhandlinger om pensionsopsparing for personer på overførselsindkomst socialdemokratiet deltager konstruktivt i disse forhandlinger når man ser på dette års finanslovsforhandlinger må man konkludere den gamle sandhed om

at historien gentager sig første gang som tragedie anden gang som farce således er det også med den nuværende finansministers finanslovsforslag

for et år siden var det på baggrund af sammenbrud og træklatring i år er det på baggrund af en farce hvor der blev lovet guld og grønne skove på velfærd men på ingen

som gør at hvis man er en pensionist med fuld folkepension

i to tusind og nitten nogle penge som man ikke ville have brugt de er jo gået fra det offentlige forbrug fordi de nu bliver givet ud til borgerne

så forstå på ordføreren at det er noget af det

parat til at gå videre ned ad den vej vi vil gerne have afdækket nogle udfordringer der er på det område blandt andet nogle samspilsudfordringer som det ser ud som om man faktisk er ved at skabe

men jeg ville nu have ønsket mig at man havde været endnu bedre til at sikre at

man så i øvrigt havde tænkt ikke bare på pensionisterne men hele taget på på velfærdssamfundets goder og og herunder selvfølgelig

når man ser på det arbejde der er blevet lavet

på modregningsreglerne blandt andet også for førtidspensionister således at en der er

kan være mere på arbejdsmarkedet og det er med mindre modregning til den

som er derhjemme anerkender man at selv om det ikke tæller med

i det offentlige forbrug det tæller ikke med når ordføreren står deroppe og kalder det velfærd er det altså en form for velfærd at man har står uden for arbejdsmarkedet særlig som folkepensionist

dem i fremtiden herunder også den opsparing der skal ske for for førtidspensionister og for andre overførselsindkomstmodtagere det ser meget fornuftigt ud og det vil vi gerne indgå i drøftelserne omkring men man må også bare sige at som mange gange før havde det nok været meget klogt at der havde siddet en socialdemokrat ved siden af dansk folkeparti i forhandlingslokalet resultaterne plejer bare at blive bedre og det her

et danmark som som vi andre oplever

så kigger ned over de ændringsforslag som socialdemokratiet præsenterer

man har et finanslovsforslag men det ved vi jo godt

en brochure med et par enkelte overskrifter

afskaffe integrationsydelsen og kontanthjælpsloftet hvordan stiller socialdemokratiet

ændringsforslag afspejler vores finanslovsprioriteringer

finansieret krone for krone fuldstændig og helt derfor

at det er noget letkøbt at påstå at

der ikke har været et fuldt finansieret forslag fra

faktisk det der har været og det er det vores finanslovsændringsforslag

er det ikke nogen hemmelighed at vi når vi har talt om ydelser

har foreslået en ydelseskommission efter

bud på hvordan blandt andet kontanthjælpen skal se ud i fremtiden sådan at man blandt andet tager højde for

huslejeforskel på tværs af landet

for os er meget vigtigt at der især findes løsninger så der ikke er

fra partier som jeg går ud fra at man håber

som statsministerparti og det er partier som ønsker at

hvordan stiller socialdemokratiet sig til det konkrete forslag

konkret forslag om at man vil øge øge midlerne til flygtningefamilier med i omegnen af titusind kroner om måneden hvis forslaget går igennem

børnefamilier ikke står i den situation at børn ender med at vokse op

selv vil finansiere en stor del af velfærden ved at tvinge danskerne til at gå senere på folkepension

åbnede op for en differentieret folkepensionsalder jeg synes det er positivt at

formand har indset at man altså ikke kan bede en slagteriarbejder eller en havnearbejder om at arbejde til de bliver halvfjerds år men mit spørgsmål er hvordan vil socialdemokratiet gennemføre det når man har tilsluttet sig et forlig der indebærer at man hele tiden sætter folkepensionsalderen i vejret for så spørgsmålet er

opsige det forlig for at kunne forhandle en differentieret pensionsalder eller vil man i

hvor der næste gang skal tages stilling

forhøjelse af pensionsalderen hæve den til

trække sig tilbage på det anerkender vi fuldstændig er en udfordring som som vi skal adressere og man må vel også bare erkende at

får konstruktive bud på hvordan det kan løses og derfor er det en uløst opgave som ligger til

underordne sig det forlig hvilket jo betyder at socialdemokratiet i

og tyve kommer til at stemme for en forhøjelse af pensionsalderen til ni og tres år det er jo et meget enkelt spørgsmål det fremgår klart af forliget og af lovteksten

steget så meget at folkepensionsalderen skulle have været sat i vejret til ni og tres en halv år

og femten det kunne man så ikke fordi den kun skal sættes i vejret med en år ad gangen

et meget enkelt spørgsmål vil socialdemokratiet opsige det forlig eller vil man i

og tyve stemme for en forhøjelse af pensionsalderen til ni og tres

vil det jo give de partier der så står tilbage mulighed for at gennemføre nogle af deres potentielle våde drømme

hæve pensionsalderen endnu mere

dér hvor man tager ansvar vi går ikke op i paroler vi går op i at tage ansvar og derfor

vil vi løse udfordringen omkring de nedslidte og vi vil sikre at der ikke kommer yderligere stigninger

mange flere penge på offentligt forbrug man er sådan set glad for de ekstra penge der bliver brugt på ældre men oven i det skal der altså bruges flere penge på offentligt forbrug men formålet med finanspolitikken er jo andet end at bruge flere penge

man kommer ind i en situation hvor der er overophedning det

selve indbegrebet af at tage ansvar faktum er jo at hvis socialdemokratiet havde gjort det som

så heldigvis ikke så ville der ikke blive ført en ansvarlig finanspolitik så

komme ind i en situation hvor finanspolitikken ville være konjunkturmedløbende og det er indbegrebet af

er den bedste socialpolitik man overhovedet kan føre at sikre at alle

kommer ind på arbejdsmarkedet hvis man har det udgangspunkt det har socialdemokratiet så ville man naturligt sige

sikre at de mennesker som står langt fra arbejdsmarkedet får det bedst mulige udgangspunkt for at komme ind på det

opkvalificering men hvad er det herre joachim b olsen vlak regeringen dansk folkeparti og radikale venstre har lagt stemmer til det er ikke at styrke opkvalificering

en milliard kroner der kommer til at være en markant nedgang i den mulighed der er for at løfte

største behov for opkvalificering det er jo at gøre nøjagtig det modsatte af det som herre

været en socialdemokratisk regering som har haft ansvaret for danmark

sige at beskæftigelsen er lige så høj som den er nu derudover

en trepartsaftale noget som den socialdemokratiske ikke kunne finde ud af at gøre med vennerne i fagbevægelsen som netop handler om

jo simpelt hen ikke rigtigt socialdemokratiet har ikke rigtig noget at skyde med

et problem for socialdemokratiet men tallene taler deres tydelige sprog beskæftigelsen er historisk høj ledigheden er historisk lav aldrig har så mange mennesker været i beskæftigelse

at man sparer en milliard kroner på voksenefteruddannelse jeg er ked af det men men det er faktisk sandheden

milliard kroner om året de penge er i øvrigt gået til at finansiere erhvervspakken hvis herre joachim b olsen skulle

skal vi lade firs procent af de kendte reserver af fossil energi blive i undergrunden

arbejde for en maksimal temperaturstigning på to grader allerhelst

grad er målet vi skal gå efter og derfor er der behov for at vi tager udfordringen

de fossile reserver alvorligt

efterforske ny olie

trække hvad der svarer til i hvert fald langt over hundrede

så hvad er socialdemokratiets tanker om vores forpligtelse til at lade firs procent

at afskaffe de fossile brændsler i den rækkefølge hvor man kan sige at det der sviner mest afskaffer vi først det vil sige at vi starter med kullet og derefter kommer

de øvrige fossile brændsler det betyder også at selv om vi kommer til at være langt i to tusind og tredive vil der stadig væk være et behov i en periode derefter for at

og gas vi kan vælge så

købe det i udlandet med den risiko der er for at være afhængig af andre landes regimer socialdemokratiet foretrækker at vi

vi dermed også kan få et økonomisk bidrag indtægter

jo lave nogle aftaler med andre lande om at de så skal hive endnu mindre end tyve procent af deres kendte reserver op for

det er jo samlet for hele verden at vi skal gå efter kun at hive tyve procent af de kendte reserver op og brænde dem af og det gælder nordsøen det gælder

så hvad er det for aftaler socialdemokratiet tænker vi kan lave eller er de

at socialdemokratiet har ret store ambitioner de store ambitioner skal

også finansieres frem til det tidspunkt hvor

jeg hellere at danmark er selvforsynende

de indtægter der dermed kommer ud af det kan være med til at bidrage til statskassen og dermed være med til at bidrage til at vi kan finansiere den grønne omstilling

en seksdobling af generationsskifteskatten for familieejede

realbeskatning på over hundrede procent under thorningregeringen nedsatte man

at man skulle sænke kapitalbeskatningen for at øge produktiviteten

hvad er der egentlig sket siden man

situationen tilbage til hvad den var i to tusind og ni før rødvinsreformen og tilsvarende foreslår vi også at bringe arveafgiftsbeskatningen

tilbage på det niveau hvor den var da den nuværende regering

før to tusind og ni eller før to tusind og femten

set udmærket kunnet lade sig gøre så glæder jeg mig stille og roligt over at

god velkendt dansk tradition for at sikre stabile rammevilkår

tilgodeser familierne og tilgodeser

af generationsskifteskatten det vil sige at de her familieejede virksomheder som jo er rygraden i dansk erhvervsliv og som ofte er lokalt forankret rundtomkring i landet og måske

risikerer at komme på udenlandske hænder man er til at sælge fra i forbindelse med et generationsskifte

med de andre virksomheder som jo ikke er underlagt den her generationsskifteskat er ordføreren ikke bekymret for at vi risikerer at miste de her familieejede virksomheder som er rygraden i dansk erhvervsliv og som står

familievirksomheder men det er jo ikke rigtigt vi fører det

tilbage til det det var da den nuværende regering overtog regeringsmagten og

de konservative måske selv går og tror så nej det er blot at bringe tingenes tilstand tilbage til hvordan det var tidligere så må jeg bare minde om at den lettelse af

lige præcis ingen effekt på beskæftigelsen

den her asylø lindholm

selv foreslået at vi laver et nyt udrejsecenter altså at vi laver den opsplitning som som der er tale om her hvor man adskiller dømte dømte afviste asylansøgere fra

men det er jo også regeringen og dansk folkeparti der har besluttet at det center

ligge der hvor man nu foreslår det

også med at aftalepartierne har sikret sig et ordentligt grundlag for for beslutningen

bare at dagens ændringsforslag handler om at bevilge en større pose penge

støtter som sagt et center men kender ikke det konkrete beslutningsgrundlag og på den baggrund kommer vi til at stemme gult altså afstå fra

uddannelse næste år det er vi rigtig glade for hvordan vil

vil fjerne alle besparelser

kan se at under den her regering er børnefattigdommen steget

fireogtredstusinde og femhundrede børn der vokser op

for at få reduceret børnefattigdommen markant for jeg tror

de børnefamilier som er hårdest ramt også kan få noget hjælp

det kræver at vi i givet fald skulle være så heldige at overtage regeringsmagten efter næste valg men der vil blive en

rent faktisk er en virkning på det her område er det også nødvendigt at finde en måde at måle fattigdom på som giver mening vi har jo desværre med den nuværende regering oplevet at man

opgivet fattigdomsgrænsen altså er holdt op med at måle på det

af at man skal afrapportere til fn omkring fns verdensmål

måle på fattigdom alligevel om det så er den

kan vi godt være lidt i tvivl om og derfor giver det god mening at

sådan fattigdomsgrænse igen sådan at vi rent faktisk også kan måle på at vi at vi også udvikler

fra danmarks statistik men da vi overtog regeringsmagten i to tusind og elleve indførte vi jo med det samme også en fattigdomsgrænse for netop at kunne blive målt på

at socialdemokratiet vil være med på at vi lover befolkningen at vi indfører en fattigdomsgrænse og at vi markant og hurtigt får reduceret fattigdommen ikke mindst for de mange børn og der bliver kun flere af dem med den her politik som vokser op

kunne måle på at det virker og jeg kan kun give fru lisbeth bech poulsen ret i at under den tidligere regering lykkedes det også at nedbringe antallet af børn der vokser op i fattigdom

en positiv finanslov med mange nye og gode tiltag i forhold til at forbedre relationen mellem grønland og danmark

noget som vi godt kan leve med inuit ataqatigiit er grønlands frie stemme i folketinget og

set den sidste finanslov som vi lukker i den her valgperiode så jeg kunne godt tænke mig at spørge socialdemokratiet vil i også sikre at grønlandske

har socialdemokratiet tilsluttet sig jeg

at alle partier i folketinget alle

skal behandles på ordentlig vis også i forbindelse med finansloven jeg har noteret mig

at det også gælder for de nordatlantiske repræsentanter at de bliver inviteret med og det synes jeg er en god tradition som vi skal

understreger netop at det her med at være grønlands frie stemme giver rigtig god mening

men det er jo også sådan at regeringen har taget en række selvstændige initiativer

i finansloven blandt andet på kulturområdet som ordføreren også

også forestiller sig at socialdemokratiet vil gøre fremadrettet

nordatlantiske forhold både færøske og grønlandske forhold er noget som også ligger

og som vi selvfølgelig også skal tænke ind jeg tænker at det vil være naturligt at man man år for år ser på de udfordringer der

mange udfordringer både

og i grønland og det er klart

gennemgå hele landet med en tættekam for at finde et sted

ordføreren og siger at man skal finde et andet sted end lindholm er det så fordi

fordi man ikke kendte den bagvedliggende økonomi ved det så må det jo også betyde at man ikke bakker op om om det forslag

at det her center skal ligge der hvor det er

med at aftalepartierne sikrer sig et ordentligt grundlag for beslutningen men vi har ikke fået fremlagt det beslutningsgrundlag

har sagt så jeg beklager men fru louise schack elholm citerer mig altså forkert

til at stemme for eller imod forslaget men det er bla

har involveret os i beslutningen omkring dette center men selve princippet om at dele op

stod for en stram udlændingepolitik og ikke ønskede

samle på folk der er dybt kriminelle og

et af problemerne at man savner nogle oplysninger altså hele landet diskuterer den øde ø

hvis vi bliver inviteret kommer vi selvfølgelig også vi bidrager også gerne

for for udlændingeområdet og foretrækker normalt at man laver brede aftaler

at det ændringsforslag som ligger til finansloven og som der skal stemmes om i dag handler om at bevilge en større pose penge til at etablere centeret

vi støtter som sagt et nyt udrejsecentre men vi kender ikke det konkrete grundlag for placeringen

til det her bevillingsforslag altså hverken ja eller nej det handler ikke om at vi er imod at man opdeler tværtimod

den konkrete placering og arbejdet omkring det har vi ikke været involveret i hvis regeringen havde ønsket det hvis dansk folkeparti havde ønsket

man savner for at kunne tage stilling til det her ændringsforslag i forbindelse med finansloven

omkring udlændingepolitikken det er fint og det er godt at socialdemokratiet har skiftet kurs på udlændingeområdet men skulle man så ikke

lige bakke op her hvor vi jo gør noget i forhold til et område der har sejlet rundt også under socialdemokratiske ministre igennem årene

hvorfor stemmer man ikke bare for og kommer i gang med at rette op på de skavanker

dansk udlændingepolitik har haft igennem årene og som vi jo gør et forsøg på

deadlines overskrides og den slags ting

det er gået rigtig rigtig stærkt havde man haft et ønske om at involvere socialdemokratiet på det her punkt

også ret sikker på at så havde en hurtig telefonopringning nok klaret rigtig rigtig meget derfor siger vi bare at vi så godt have lov til at studere det her lidt nærmere derfor stemmer vi hverken for eller imod men selve princippet om at dele op og lave et nyt udrejsecenter

kunne have været behandlet mere indgående fra herre benny engelbrechts side og det er

antallet af børn som lever i familier under fattigdomsgrænsen

nu tale om at der er fireogtredstusinde og femhundrede børn som lever i fattigdom i danmark

at få nedbragt antallet af fattige børn i danmark men efter at at fattigdomsydelserne

kontanthjælpsloftet to hundrede og fem og tyve timersreglen og integrationsydelsen er kommet har vi jo set en eksplosion i udviklingen i antallet af fattige børn og så er spørgsmålet bare hvorfor skal det hele proppes ned i

en syltekrukke en ydelseskommission hvorfor kan vi ikke bare afskaffe fattigdomsydelserne fra

samtidig med at man så kan sætte gang i et bredere arbejde og nogle undersøgelser af hvad der i øvrigt skal gøres på området

faktorer når man kigger på de enkelte ydelser er der mange elementer det er ikke ydelsen i sig selv

alene ydelsen man kigger på man er også nødt til

forgældet gæld er en stor udfordring i

en anden udfordring er at der er meget store huslejeforskelle boligomkostningsforskelle på tværs af landet og det betyder at det som kan være en stor økonomisk byrde i et område med høje huslejer ikke nødvendigvis er det i et andet område med nogle lavere huslejer alt det er man nødt til at kigge på for at indrette nogle ydelser som giver mere mening og som rent faktisk løser udfordringerne derfor en ydelseskommission men det betyder ikke at vi ikke også på kort sigt skal finde frem til modeller sådan at vi kan hjælpe de børnefamilier som

ramt og jeg anerkender at ja der er udfordringer med familier der

det der har givet den eksplosion i udviklingen i antallet af fattige børn når jeg cykler rundt i københavn kan jeg se billeder af fru mette frederiksen som sidder og smiler sammen

være børnenes statsminister og så er spørgsmålet bare hvorfor vil socialdemokratiet så ikke melde

før et valg at man har tænkt sig at afskaffe de fattigdomsydelser som er den afgørende faktor

så snakker vi om familier der allerede i begyndelsen af måneden kan se

svært at få tingene til at hænge sammen og det er jo det som er så ulykkeligt altså at

man går ind og kigger alene på kontanthjælpsloft to

der stadig væk være familier som vil have forskellige udfordringer

nødt til at kigge på det her i et bredere perspektiv for at løse det derfor en ydelseskommission men det betyder ikke at vi ikke også på kort sigt kan finde løsningsmodeller

undre lidt at socialdemokratiet så endnu ikke har

hvordan man vil stemme til det men vi må jo så vente og høre hvad svaret bliver

yderligere ændringer der vil jeg pege på

størrelse har betydning for tilstrømningen til danmark

nu går ud og svarer konkret også i debatten forleden dag at man

øge tilstrømningen til danmark og det hænger jo ikke sammen med at man så på den anden side argumenterer med at man faktisk støtter op om en stram udlændingepolitik så hvordan hænger det her egentlig sammen med at man

går jo så imod de signaler man i øvrigt

helt klart vil øge tilstrømningen til danmark og så på

gennemfører en stram udlændingepolitik de to ting hænger jo ikke

at ydelsernes niveau har en betydning for tilstrømningen

spørge hvorfor er det at socialdemokratiet ikke vil vil fastholde

at holde fast i hvad den nuværende regering har gjort jo kommer til at føre til flere børn som vokser op i fattigdom flere børn som bliver forarmet flere børn som kommer til at opleve dårlige opvækstvilkår

en løsning derfor siger socialdemokratiet helt pragmatisk vi ønsker faktisk at finde løsninger på det her som sikrer balancerne i modsætning til hvad den nuværende regering

som blot ønsker at børn skal vokse op

på lindholm og det er så angiveligt fordi man ikke har været en del af forhandlingerne om

en del af forhandlingerne om den pensionspakke man gerne vil tilslutte sig hvad er logikken i at man gerne vil tilslutte sig nogle ting uden forhandling og

tage stilling til fordi man ikke har været en del af forhandlingerne det giver jo ikke nogen mening specielt ikke fordi pensionspakken i kroner og øre er en væsentlig større pakke

pensionsområdet med videre sammen med det radikale venstre sammen med sf

at vi netop er inviteret og

ser vi at der er en lille potentiel udfordring

er med til at skabe et lille nyt samspilsproblem og det skulle vi jo gerne være foruden altså sådan at

folk som igennem en længere periode har opsparet

til egen pension gennem den her tvungne opsparingsordning som erstatter satsreguleringen

ikke sker en en modregning på over hundrede procent

været en del af beslutningen ligesom man ikke har været en del af den beslutning om at stoppe satsreguleringen af folkepensionen så

at den ene ting vil man gerne lægge stemmer til her senere i aften

været en del af forhandlingerne men den anden ting kan man så åbenbart ikke træffe en beslutning om med samme begrundelse altså at man ikke har været en del af forhandlingerne jeg forstår simpelt hen ikke forskellen på

ikke kan forhandle om grundprincipperne i det her for de er lagt fast

fuldstændig accepteret men vi har også peget

på nogle hjørner som vi synes gerne må kigges på og der må jeg sige at der opfatter jeg faktisk at regeringen har været relativt lydhøre

herre jeppe jakobsen i at det skulle være så mærkeligt

som vi i dansk folkeparti er rigtig glade for

samarbejde i forbindelse med udfærdigelsen af

også særlig til finansministeren som har siddet for bordenden ved alle forhandlingerne vi gik ind til forhandlingerne med rigtig mange ting vi havde nogle klumper der var større end andre en af de store klumper var ældreområdet

hvad var det for et område i så havde med at gøre på ældreområdet

sige at vi tidligere har været med til at afsætte en milliard værdighedsmilliarden den fortsætter i to tusind og nitten der vil også komme en værdighedsmilliard tusind million

ud til kommunerne som kan bruges på ældreplejen desværre kan man se at rigtig mange kommuner fordi den nu kommer over

var de ældres rådighedsbeløb hvad er det for et rådighedsbeløb de ældre har den største udfordring i det er at vi har satspuljen satspuljen har haft et ædelt formål satspuljen har gjort et godt stykke arbejde i forhold til de socialt udsatte men finansieringen har været en udfordring satspuljen

finansieret ved at blandt andet pensionisterne år efter år

blevet skåret i den ydelse som de skulle have haft i folkepension de har ikke fulgt med den lønudvikling som der har været i samfundet det kommer nu til at ske

en del af det og gå ind i de forhandlinger det vil jeg gerne kvittere for så satspuljen forsvinder og det vil

en folkepensionist nu opleve at når man stiger ude i samfundet

stiger folkepensionen også det er det allervigtigste der er sket for pensionisternes rådighedsbeløb samtidig

kigge på modregningsreglerne de pensionister som har sparet op mens de var på arbejdsmarkedet skal jo ikke sidde derude og være til grin for deres egne penge

til tillægspensionen har hævet det med femtentusind kroner det betyder

først bliver modregnet i sin ældrecheck når man kommer over femogtredivetusind kroner i egen pension

man først bliver modregnet i tillægspensionen når man kommer over femogfirstusind kroner i egen pension det betyder rigtig meget for rigtig mange ældre samtidig har

kigge på modregningsreglerne hvis man er på arbejdsmarkedet hvis man er på folkepension og gerne vil være på arbejdsmarkedet

har vi fået to ekstra muligheder ind her man kan fortsætte på fuld tid og så vil man få en præmie på tredivetusind

opleve at vi har hævet grænsen med fyrretusind kroner det betyder at der først sker modregning efter man har tjent de første ethundredetusind kroner på arbejdsmarkedet så de ældre som gerne vil trække sig lidt langsommere tilbage oplever nu en markant mindre modregning samtidig har vi også

med fyrretusind kroner

benny engelbrecht den er ikke til forhandling

det kommer vi ikke til røre ved vi kommer

eller op den aftale ligger der

så havde vi en anden ting som også var vigtig for dansk folkeparti det var paradigmeskiftet hvad er et paradigmeskift et paradigmeskift er at vi

den vi tidligere

det utrolig vigtigt at vi har fokus på at de mennesker

behov for ophold og beskyttelse og krav på ophold og beskyttelse får det vi har nu også fået vished for

man kan også godt lære sproget og

til at fungere i en periode i det danske samfund men det giver

og arbejder med indtil vi får lovforslaget frem

er man her selvfølgelig midlertidigt og hvorfor så det vi ønsker jo

er flygtet fra noget og det holder op skal de her mennesker selvfølgelig tilbage og være med til at genopbygge deres fædreland

det er ikke fordi de har stjålet en cykel

de har solgt euforiserende stoffer

voldtægt de har skabt utryghed og på anden måde

de har mistet grundlaget for

de har mistet retten til at opholde sig i

ønsker at rejse hjem en del af dem kan vi ikke sende hjem en del af dem kan vi

til menneskerettighederne så de har ret til at blive i danmark skal de så færdes frit i danmark det skal de selvfølgelig ikke de skal være et sted hvor vi har styr på hvor de er og vi har hævet straffen hvis de

er på lindholm en ø nede ved sydsjælland

have styr på dem der er cirka to

kan snakke om isvintre og vi kan håbe at de kommer tilbage men her kan vi gøre det at

får man syv dages hæfte

gentagne gange kan man få op til en års minimumsstraf vi er sikre på

vil række hånden op og sige kære danmark vi vil gerne forlade danmark nu for det kan vi vi vil gerne køres til lufthavnen vi betaler billetten og så kommer

på den måde håber vi selvfølgelig at lindholm får en stor værdi derfor kan det også undre os at vi nu skal stå og høre socialdemokratiet sige

partiets ordfører

det kan vi ikke forholde os til hvis noget er

spot on det er en ø staten ejer staten ejer færgen jeg kan bare sige

for det som man siger til offentligheden man synes

om finansloven handler selvfølgelig også om meget andet en af de ting som vi også er rigtig glade for er

på erhvervsskolerne er forsvundet det er en aftale som er lavet i en bred kreds vi er glade for at vi kunne bruge finanslovsforhandlingerne til at skubbe på

vi fik den aftale igennem sidste år fik vi

vi fik fjernet det i sundhedsvæsenet nu får vi

vores erhvervsskoler det er en aftale som vi er rigtig glade for

provinsgymnasier således at der kommer

ud til hvert af dem det er der behov for dansk folkeparti ønsker at vi har en bred vifte af uddannelsestilbud det skal vi have i hele danmark og selvfølgelig også i provinsen en af de andre ting som vi var noget forundrede over dengang vi gik ind til finanslovsforhandlingerne var jo at vi

vi tænkte hvad betyder nu det vil det sige at regeringen i deres finanslovsforslag er imod mere grænsekontrol

havde læst rigtigt regeringen havde ikke sat penge af til grænsekontrol altså ønskede man ikke grænsekontrol

jeg så berolige den danske befolkning med

vi har selvfølgelig til hele to tusind og nitten således at man i finanslovåret to tusind og nitten har grænsekontrol hele året

en anden ting som har fyldt meget tror jeg

rigtig mange danskere og også for dansk folkeparti

er gang i hjulene i danmark beskæftigelsesgraden

hvad så med arbejdsforholdene derude er der nogen der begynder at konkurrere på den laveste fællesnævner ja

det i alle brancher ja det er desværre i mange brancher hvordan kan vi så kontrollere det

jeg også glad for at det lykkedes at få sat penge af således at vi har det samme kontroltryk i to tusind og nitten som vi havde i to tusind og

nogle stakkels mennesker til at køre lastbil for femten kroner i timen

vi ikke kommer til at konkurrere på laveste

kan nærmest ikke blive lavere end det vi desværre var vidner til der får vi nu uddannet nogle betjente som har særlig forstand på og har særlige evner til at kunne foretage foretage de kontroller

der er selvfølgelig meget mere i finansloven som jeg gerne ville komme ind på men nu kan jeg se på

er fuldstændig klar over den præmis der ligger til grund for de forhandlinger men som jeg også fik sagt

vi også fundet frem til at det faktisk godt kunne se ud som om der

være nogle samspilsproblemer og derfor vil vi selvfølgelig gerne som altid når det

så plejer resultaterne at blive bedre men det har vi jo talt om

godt bare bede ordføreren bekræfte at dansk folkeparti

banedanmark der vedrører togfonden

medfør af aftalen om

herunder hvordan dansk folkeparti stiller sig til det konkrete

så samtidig også haft en del forhandlinger med regeringen i de senere år om togfonden så egentlig gerne at regeringen var indtrådt i togfonden

som gælder i forhold til

også på mål for ændringsforslaget som

lagt frem er et udmærket ændringsforslag der siger

set godt synes var fornuftigt det var meget nemmere så skulle man ikke bruge politisk kapital på at diskutere det men nu har vi lavet en anden aftale med regeringen om at vi skriver dem ind år efter år og det står vi selvfølgelig på mål for men ingen hverken

kan skabe når det ikke fremgår klart og tydeligt i overslagsårene hvad der kommer til at ske med udrulningen af de her projekter jeg håber i hvert fald

at det fremgik af overslagsårene at de her projekter skal afvikles også sådan at

sige det sådan rimelig klart jeg synes det er ret problematisk at regeringen ikke er med på det her men jeg synes også at dansk folkeparti kunne

et pres fra den tidligere finansminister på grund af finansieringen og der anerkendte vi

bred kreds også i togfonden dk at der var nogle udfordringer i forhold til

finansielle udfordringer så derfor havde alting været meget nemmere men jeg tror nu også at vi i fællesskab kan berolige alle med at der er langt langt over hundrede mandater bag togfonden

mere end halvfems mandater efter et valg

benny engelbrechts opfattelse som jo ikke var med at det ikke var hurtige beslutninger men det var svære og lange og seriøse diskussioner

alle de forskellige elementer der nu engang indgår i sådan en finanslov men når man så hører herre benny engelbrecht tale om

hundrede og firs grader og erklærer sig som et strammerparti hvordan lyder det så i herre rené christensens ører

altså at man stemmer gult til alle de konkrete svære beslutninger man stemmer gult i forhold til

afskaffelse af integrationsydelsen og nu stemmer man så også gult i forhold til

konkret forslag om en udrejseø for afviste kriminelle asylansøgere hvordan lyder det

rené christensens ører stemmer det overens med det man siger fra det kongelige danske

det så bliver konkret og måske også svært

så sent som i morges kunne jeg se den socialdemokratiske ordfører være på tv og sige at regeringen talte med to tunger men regeringen stemmer altså for sine egne forslag regeringen stemmer for

hvorfor skal vi egentlig have et tredje udrejsecenter det er fordi antallet betyder noget der er kommet for mange ind før to tusind og et og der er kommet for mange ind i den korte periode hvor vi havde en socialdemokratisk ledet regering i den finanslov jeg var med til

to tusind og seksten budgetterede vi med femogtyvetusind flygtningeindvandrere

budgetterer vi med fire tusind indvandrere det betyder noget hvad for en politik man fører ingen tvivl om det

er et resultat af det et tredje udrejsecenter er ikke noget vi

udrejsecentre men det er vi nødt til fordi de mennesker jo er

udrejsecenter på lindholm er det herre mattias tesfaye som siger som herre rené christensen selv citerede at det er et forslag der er spot

er det finansordfører herre benny engelbrecht som siger det kan vi søreme ikke tage stilling til vi stemmer gult hvem vurderer herre

christensen vi mest skal lytte til

en fornemmelse af hvor socialdemokratiet står i det her spørgsmål når man taler man gerne vil stramme sin udlændingepolitik men når det bliver konkret og dermed

man trykker på når vi sidder herinde det er det der flytter noget det er herinde lovgivningen bliver gennemført og hvis man trykker på den gule knap

mener man ikke noget om forslaget så har man ikke indtaget nogen holdning til det man har hverken sagt ja eller nej man er sat uden for indflydelse i forhold til det man ønsker ikke at være en del af den beslutning der bliver taget

det kom fra dansk folkeparti som jo igennem årene har været

fra hver eneste danske folkepensionist men under førstebehandlingen

herre rené christensen om dansk folkepartis krav også gjaldt førtidspensionisterne og jeg fik et meget

tages ud af det her tyveri

også meget skuffet da jeg læste finanslovsaftalen og det tror jeg også mange førtidspensionister er blevet fordi førtidspensionisterne jo ikke får lov at følge med den

almindelige velstandsudvikling fremover ligesom

faktisk vil få færre penge udbetalt

bliver født med et handicap og den dag de bliver atten år

nu gør vi det at førtidspensionen også følger lønudviklingen

da jeg pludselig blev folkepensionist oplevede jeg et fald i mit indtægtsgrundlag

for at spare op nu får man en pensionsopsparing også hvis man

man får også en pensionsopsparing hvis man er på dagpenge man får også en pensionsopsparing når man er på kontanthjælp

er en rigtig rigtig god aftale også for dem som i kortere eller længere tid står uden for arbejdsmarkedet og dermed også

at spare op til deres egen pension så på spørgsmålet

havde en enlig førtidspensionist fået

fire tusind kroner mindre om året end med de eksisterende regler

to ting at sige til det for det første er der rigtig mange førtidspensionister som ikke når folkepensionsalderen det er faktisk hver femte de får ingen som helst glæde af den her aftale

er der jo også rigtig mange der overhovedet ikke får glæde af

lempelsen af modregningen det er kun omkring hver tiende førtidspensionist der får glæde af den så for det store brede flertal af førtidspensionisterne

vil den her aftale altså betyde at de får mindre udbetalt

pensionsopsparing jeg har godt hørt den debat der har været

sidde herinde og lovgive om det give folk armbind på og så sige at vi

er højere fordi vi forventer at du dør tidligere og så videre

i alverden skulle vi lave det vi mener helt klart at vi lavet en rigtig god

førtidspensionen og den top man piller af

går til førtidspensionisterne selv

folkepensionist oplever de skrænten at gå fra en ydelse til en anden ydelse

vil være nogle der oplever at deres rådighedsbeløb godt kan ændres lidt

af klimaforandringer og og den problemstilling bliver jo ikke mindre faktisk er der konservative bud på at vi får to hundrede og halvtreds millioner klimaflygtninge inden

paraply som vil forstærke alle andre kriser og som vil betyde at

og den her påvirkning vil altså accelerere i dag støtter danmark definitionen af flygtninge fra genèvekonventionen i tråd med fn og eu det inkluderer ikke klimaflygtninge

er det noget ordføreren tænker vi skal

asyl i den vestlige verden men vi synes vi skal gøre noget for for klimaet og der har alle partier herinde også lavet en meget ambitiøs

hvor danmark virkelig går foran

det grønne flag og viser hvad man kan gøre det vil vi gerne være med til

til at forhindre at der kommer flere klimaflygtninge

vi begynder at lave reglerne om således at man siger

kan sejle og så skal i bare komme til den vestlige verden

tre havvindmølleparker op i stedet for en som regeringen havde lagt ud med

jeg vil bare lige nævne at spørger man videnskaben og

er det faktisk i størrelsesordenen en havvindmøllepark om året vi skal stille op

arbejde sammen med alternativet og andre partier efter valget for at skærpe

vindmølleparker oveni så vi kommer op på en vindmøllepark om året frem til

kunne stå et eneste sted i danmark og kigge ud uden at det ville

meget skarp grænse rundt om hele danmark og man

det kommer til at ske det jeg tror er vigtigt er at når man snakker om

skal vi gå foran med den viden og teknologi som vi kan bidrage med og så skal vindmøllerne stå

altid klandre politikere for at de ikke får ting igennem som der ikke er et flertal for

man kan trods alt ikke bestemme over andre partier men man kan bestemme

man selv vil og når dansk folkeparti går ind og forhandler finanslov

får de de ting de synes er vigtige igennem

hvorfor har dansk folkeparti ikke valgt her i finansloven at gøre mere for de ældre men valgt at bruge syv hundrede og halvtreds million kroner på en ø dem kunne man have brugt på de ældre hvis

bruger seks og tredive milliard kroner om året på ikkevestlig indvandring hvis vi ikke gør noget ved

at finansiere det som vi gerne vil på ældreområdet så det her er rettidig omhu

et signal nu dem der kommer til danmark får ophold og beskyttelse og tilligemed misbruger den tillid de har fået laver grov kriminalitet

det godt være danmark ikke er lige så interessant for der bliver altså slået hårdt ned hvis man ikke lever op til de regler som vi forventer af flygtninge og

som kommer til danmark så det her handler faktisk om at vi fremadrettet

være noget af det træk som der bliver behov for fremadrettet så det her er også for at finansiere ældreområdet

og halvtreds million kroner på en ø samtidig med at der så kommer til at være tomme bygninger et andet sted jeg har det sådan

fordi jeg synes velfærd er vigtig men jeg bliver vred når dansk folkeparti på den her måde spilder vores penge

det er ikke fordi kærshovedgård lukker og står tomt det er fordi der bliver flere og flere udlændinge som er på tålt ophold i

ledet regering og med de radikale også det er det vi står med nu det er den udfordring

tredje udrejsecenter er jo ikke for sjov det er fordi vi også har et kapacitetsproblem

får flere kriminelle så det her er ene og alene et udtryk for at man har ført en forkert politik

diskussion om

til det demografiske træk til at der kommer flere ældre og at vi får stigende udgifter bare for at fastholde det nuværende niveau

offentligt forbrug for at følge med den

økonomisk redegørelse der udkom i mandags er der en vurdering af at

i det offentlige forbrug er på nul procent næste år alle eksperter

vi ved godt at det her ikke er nok til at dække ikke nok til at sikre pædagoger nok til vores børn plejepersonale nok til vores ældre og så videre

når df siger til befolkningen vi

bruger pengene på det er faktisk

om året nu bruger vi kun fem

nu bruger vi fem milliard kroner mindre på integration nu har vi skåret i det offentlige forbrug det er da fem milliard kr

men det gør jo at forbruget er blevet mindre vi skal da tale om

bruger pengene på og ikke tale om at bruge pengene men

det er sådan typisk sf retorik det handler kun om at bruge pengene det handler ikke om

vi er glade for at vi har mindsket udgifterne til ikkevestlig indvandring vi er glade for

kommer færre til vi er glade for at man ude

her integrationsforløb som man har skullet finansiere inden for rammen det man skulle da i sad ved magten

på det almindelige område for at kunne finansiere de ting som man pålagt

det er det vi mener der minimum skal til for at sikre bare en bevarelse af det velfærdsniveau vi har

det udspil der kom fra regeringen om tusind dagesprogrammet

glade for at man kigger på tidlig indsats vi er glade for at man kigger på uddannelse vi er glade for

blandt andet et velfærdsområde hvor man kigger på børnene det vil vi da gerne tale også med sf om

tale om at bruge pengene det er altså lidt tamt

ordfører herre benny engelbrecht for lidt siden i forhold til togfonden

jeg undrer mig lidt det sidste år diskuterede vi faktisk lidt

det samme og der hed det sig at den sag var faldet ned mellem to stole og derfor var den ikke kommet på nu kan jeg forstå at igen i år

et klart svar på

jo kunne gennemføre fase en uden nogen problemer og ikke

vi satte det her ind i finansloven for så lå det derinde og så skulle vi ikke tale mere om det og så kørte det derudad det er

at hvis der skal bruges penge til togfonden

skal de selvfølgelig skrives ind i finansloven det år hvor de skal udmøntes så hvis der skal

lidt omstændeligt at gøre det på den måde det anerkender jeg fuldt ud men det gør vi og alle både politikere og

der er derude og dem som bruger jernbanen kan være helt sikre på

engang at et valg kan gøre noget ved det fordi der er så mange mandater bag

regeringen har ikke ønsket at tiltræde forliget og så må vi jo gøre det på den måde

og nu ved jeg jo at ordføreren også har sin rod i det kommunalpolitiske

at tingene kan blive til noget så er man vel nødt til

det beløb der nødvendigvis skal bruges til den her her investering så jeg kan jo godt forstå hvis der er mange borgere ude i landet der rent faktisk er en lille smule nervøse for

og vi har ikke ønsket at bruge meget politisk kapital

så jeg vil gerne bekræfte at togfonden dks fase

vi også nødt til at kigge på hvad for et arbejdsmiljø vi har og hvordan

at arbejde på men der er et stort pres derude også i sundhedsvæsenet men det er der jo generelt mange steder både i det private men så sandelig også i det offentlige

et stort arbejdspres at der er stress og at der sker nedslidning

overstået ikke er lykkedes at sætte fokus på at

i vores sundhedsvæsen at der er blevet fire hundrede færre ansatte i det samlede sundhedsvæsen alene i sidste kvartal og at vi står i en situation hvor ventetiden

der er flere der gerne vil ind på sygeplejerskeuddannelsen men der

kvalificeret og der har vi blandt andet adresseret i finansloven at de uddannelser som har mulighed for at oprette flere pladser skal gøre

også fordi kommunerne er

begyndt at efterspørge rigtig mange sygeplejersker og det gør selvfølgelig at

af overførselsindkomsterne som nu træder i stedet for

faktisk værre end den der var med den gamle satspuljeregulering forstået på den måde at hvis den regulering som vil være gældende fremadrettet havde været gældende fra to tusind og fem og frem til i dag så ville den månedlige ydelse for en lang række overførselsindkomster være væsentlig lavere i dag end den rent faktisk er

en førtidspensionist haft fire tusind to hundrede kroner mindre om året før skat en person på arbejdsløshedsdagpenge havde haft tre tusind seks hundrede kroner mindre om året før skat og en

person på kontanthjælp som er forsørger

tre tusind to hundrede kroner mindre om året før skat

særlig god aftale er det en aftale som som dansk folkeparti er stolt af her er tale om nogle grupper som dansk folkeparti blandt andet har været

til satspuljen de gik væk fra de her grupper de gik ud af deres

en anden pulje til noget andet godt det der sker nu er at de bliver sat ind på deres egen konto

får de dem udbetalt igen det er da bare en fantastisk god aftale der er lavet selv om man står uden for arbejdsmarkedet i en kortere eller længere periode

selvfølgelig have mulighed for at indbetale til sin

godt ældreliv selv om man måske ikke har været helt eller delvis knyttet til arbejdsmarkedet i sin arbejdsdygtige alder jeg kan ikke forstå

en dårlig aftale det er en win win aftale og nu går pengene til dem selv

fire tusind to hundrede kroner mindre om året før skat hvis den regulering der kommer til at gælde fremadrettet havde været gældende for to tusind og fem og

er det faktisk også sådan at i seks af de år ville man som førtidspensionist faktisk også få mindre samlet også inklusive pensionsopsparingen

på på et tidspunkt når man går på pension for eksempel i ældrecheck eller

og det gør jo netop at de her grupper får noget ud af det og der er ingen tvivl om at det er godt også at få en mulighed for at spare op til sin egen pension også selv om man i en længere periode er på kontanthjælp førtidspension

det her er rigtig godt for den enkelte hvorfor er det at fagbevægelsen hver gang de laver overenskomster kæmper for at der skal indbetales fra arbejdsgiveren til en pension det er

været prioriteret fra dansk folkepartis side i forbindelse med

men jeg tænker blot er dansk folkeparti helt opmærksom på at

er dansk folkeparti ikke i sin hverdag opmærksom på at personalet løber så stærkt at mange giver udtryk for at de ikke kan løbe stærkere og at det går ud over patientsikkerheden

i mit arbejde i hverdagen som sundhedsordfører er

noget af den fælles forståelse vi egentlig har med dansk folkeparti og derfor undrer det mig i den grad at man ikke har taget den her kamp i forbindelse med årets finanslovsforhandlinger derfor er mit spørgsmål til ordføreren kan dansk folkeparti garantere at dansk folkeparti vil sikre en tilførsel af ressourcer fremover som står i forhold til det

vi skal i gang med en sundhedsreform nu her når vi kommer til januar og der håber vi da også at det kan blive

som man kan lave et bredt forlig omkring vi har nogle udfordringer men vi har så sandelig også nogle muligheder i

jeg sige en finanslov kan rigtig meget

synes vi at det er helt i orden

penge af og indkalder til forhandlinger

vi kommer tilbage efter efter nytår det er den rigtige måde at gøre det på og så tager vi også de udfordringer som der er alvorligt men vi ser også at

langt over ethundredetusind danskere har ikke en fast praktiserende læge men er henvist til en regionsklinik eller en udbudsklinik dansk folkeparti

regeringen er ikke kommet med konkrete kortsigtede løsningsforslag til det her kæmpestore problem

danskerne patienterne og de gamle borgere i danmark en mulighed for at finde ud af hvad det rent faktisk

lavet om sundhedsvæsenet hvordan det skal se ud fremadrettet og hvordan vi får løst de udfordringer der er

anerkender jeg fuldstændigt jeg kommer selv fra provinsen

og jeg kender de udfordringer der er med praktiserende læger altså almen praksis

skal vi jo løse i fællesskab men der er ikke nogen hurtige løsninger man lige kan lave i forbindelse med det man kan lave nogle busordninger man kan gøre andet der er jo forsøgt meget derude men det er jo heller ikke den rigtige måde at gøre det på og der siger vi

den her finanslov for to tusind og nitten er den finanslov der siden to tusind og seks har brugt

har været dygtig nok i finanslovsforhandlingerne til at holde hånden under velfærden i en situation hvor vi ved at det demografiske træk gør at udgifterne til velfærden også kommer til at stige

vi nu skal bruge om året på at øge den økonomi som de ældre

velfærd og derfor tæller de ikke med vi synes faktisk at

velfærd vi har gjort det fordi vi ville det vi syntes ikke at det var i orden at folkepensionisterne oplevede at deres pensioner blev udhulet helt tilbage fra nitten halvfemserne det skulle stoppe nu det

er nogle penge der kommer et andet sted fra og de tæller ikke med men vi synes sådan set at de en

giver velfærd de giver livskvalitet også for de ældre som er på folkepension så vi er rigtig stolte af vores finanslov

på sygehuse i daginstitutioner og så videre er at der

det demografiske træk mener ordføreren ikke at der er en

meget stor udfordring her og dels at den nuværende finanslov

den udfordring at at sundhedspersonalet på sygehusene er nødt til at løbe stærkere og stærkere for at varetage flere og flere opgaver at pædagogerne har flere børn at passe samtidig med at der er færre pædagoger til at løse opgaverne

jeg bare nødt til at gentage mig selv

udfordringen dér er jo slet ikke

når man går fra at have brugt ti milliard kroner om året

så er der bare behov for fem milliard kroner mindre og det vil sige

er en prioritering der vil gå ud over politiets ressourcer

dansk folkeparti har stillet op altså hvad

kpier man arbejder efter hvornår er det en succes at have grænsekontrollen målt i forhold til

rigtig glade for vi er også glade for at vi har fået den omvendte grænsekontrol altså at man også laver udrejsekontrol

også fordi vi gerne vil bruge det udstyr som vi har sat op vi har i

penge til nummerpladescannere og andet og nu kan man altså se når der kommer en østeuropæisk kassevogn ind og den bliver ved med at køre ind over grænsen den ene vej så kunne man jo lige stoppe

det er det vi synes er succesen altså at vi kontrollerer vores lands grænser vi er en suveræn stat og

selvfølgelig ret til at kontrollere vores grænser det kan vi med de penge som

kigger man også på tallene i forhold til hvor mange ressourcer

stoppet ved grænsen eller er det den politiske ambition

mange ressourcer på at løse én udfordring ved grænsen hvor jeg tror der er mange af os der tænker at de timer også brugt andre steder i landet men

en politisk ambition og det er mindre væsentligt

handlede om at der er alt for mange euforiserende stoffer i danmark hvorfor er der så mange unge mennesker der tager euforiserende stoffer det bliver solgt lige uden for vores skoler hvordan kommer

det kommer ind over grænsen det er da rigtig godt

grænsen også til at varetage den toldkontrol der

de ting der kommer ind over grænsen så ja

allerede har været inde på har dansk folkeparti jo ikke valgt at prioritere at den demografiske udvikling tilsiger at der skal tilføres flere og flere penge for at man faktisk kan leve op til de forventninger som borgerne har til ældrepleje og til sundhed

heller ikke gjort noget ved pensionsalderen den er stadig væk rigtig rigtig høj

produktionsvirksomheder og det er den blandt håndværkerne

dansk folkeparti ikke har prioriteret det problem mener mener dansk folkeparti simpelt hen ikke

som er i orden både når vi har højkonjunktur og når vi har lavkonjunktur det er den ene del af det så er der sundhedsområdet og

fysisk og mental nedslidning som vi oplever i offentlige

arbejdstilsynet alligevel så det er ikke en løsning

en løsning til næste år at man i det mindste ikke skal spare men det er jo ikke en løsning på den lange bane tænker dansk folkeparti ikke at lige præcis flere muskler til arbejdstilsynet kunne være det værktøj

der var nødvendigt for at vi faktisk kunne løse problemet med meget stor nedslidning og meget stor stress

det der er vigtigt er at vi får kigget på hvad det er for en organisering vi

også i forhold til de mange beslutninger som vi politikere træffer man skal virkelig være omstillingsparat når man er i offentligt regi

det er en udfordring at vi har så mange led altså at vi både har stat region og kommune

rigtig godt udgangspunkt i danmark vi har rekord i beskæftigelse

vi har et stadig bedre erhvervsklima med lavere afgifter og skatter som jo er hele forudsætningen for at vi kan have indtjening til den fælles velfærd

når man kigger på økonomien udefra danmark er ikke et perfekt land men vi er et af de bedste der findes i verden den finanslov som vi her skal behandle er hele danmarks finanslov både befolkningsmæssigt og geografisk finansloven er ikke

med båd i skovshoved havn men det er også for dem i modsætning til sidst da socialdemokraterne sad i regering hvor topskatten og selskabsskatten blev sænket markant finansieret

af forringelser i førtidspensionisternes og kontanthjælpsmodtagernes ydelser og det var dengang hvor direktøren kunne grine hele vejen ned til banken for årligt at kunne hæve over tyvetusind kroner i skattelettelse men hvor kontanthjælpsmodtageren og førtidspensionisten og kommunerne kunne se langt efter de lovede midler og hvor uligheden i danmark eksploderede under s ministrene herunder den nuværende s formand fru mette frederiksen som en ledende figur det er heller ikke kun en finanslov for københavn men også for københavn og

som dokumenterbart var det mere af navn end af gavn der flyttede man statslige arbejdspladser og uddannelser til københavn vi flytter dem ud i provinsen og vi skaber et danmark i bedre balance med en beskæftigelsesfremgang i alle otte og halvfems kommuner

et spørgsmål om hvilke befolkningsgrupper som skal tilgodeses den er også et spørgsmål om at kunne adressere andre emner som tryghed i befolkningen kriminalitetsbekæmpelse udlændinge miljø og klima og så videre

er et godt udgangspunkt for at kunne prioritere og også for at kunne omprioritere og det er ikke tilfældigt at danmark bliver vurderet til at ligge i top for nok er verdensøkonomien i bedring og har været det gennem nogle år men der er også blevet taget en stribe politiske beslutninger her i lokalet både på arbejdsmarkedsområdet og skatteområdet og på uddannelse energi

er en del af årsagen derfor kan vi netop på det her års finanslov prioritere blandt andet ældres økonomi som får et markant løft sundhed og psykiatrien foruden det udspil der som bekendt snart kommer omkring en reform af sundhedsområdet

små gymnasier i landdistrikterne kultur mindre afgifter på landbruget færre afgifter til grænsehandelsproblematikken uddannelse blandt andet i region sjælland og andre steder og en landsbypulje med videre der bliver prioriteret en fortsat stram udlændingepolitik med nej til dem der ikke kan og ikke vil men ja til dem der kan og vil miljø og klima får igen også her både på den korte bane men også med

med en vision for at udbygge danmarks førerposition på den grønne omstilling socialområdet

en mere permanent løsning end på satspuljeområdet hidtil infrastruktur bliver nævnt

det kommer oven på regionernes og kommunernes budgetter som er blevet øget med de aftaler der er blevet lavet og der bliver så også her lagt øgede midler ind i finansloven for kommunernes vedkommende er de to en halv milliard kroner

siden to tusind og femten og det står også i modsætning til

skar i kommunernes økonomi med tre en halv milliard men skar i mulighederne for at lave borgernær velfærd til gengæld sænkede man altså som bekendt topskatten og selskabsskatten mens sf

og støttet af enhedslisten bare så det er sagt men vi vil ikke måles på hvor mange penge vi kan bruge vi vil måles på de resultater som følger med og derfor er innovationsministeren jo

hårdt arbejde om at kunne afbureaukratisere vores offentlige sektor og fokusere på øget produktivitet for det handler om hvad vi får ud af pengene

vi vil styre økonomien inden for en afbalanceret ramme så opsvinget kan vare ved og ikke brænder ud for hurtigt

vi bruger tilpas i forhold til de muligheder der er finansloven skal også vedtages i en situation hvor der er en markant forskel på klimaet også det politiske klima blokkene imellem rød blok består som bekendt af fem partier som vil skabe et flertal nogle tror man kan skabe et flertal bag fru mette frederiksen som statsminister tre af de fem partiledere vil dog selv være statsminister de resterende to partier sf og de radikale kritiserer

at have noget så helt fundamentalt

det er altså ikke noget jeg står og siger jeg refererer blot til sf og de radikale

parti nemlig alternativet vil slet ikke pege på mette frederiksen som statsminister

man i givet fald skal bygge en ny ledelse af danmark på et fundament som vil kræve en del pilotering hvis det skal have chancen for

vel og løfterne fyger om ørerne på os flere penge til sundhed altså endnu flere end

regeringen var kommet med ja uanset hvad vi var kommet med

flere penge til kommunerne millionærskat på de rige kapitalister tusind flere sygeplejersker selv om man måtte indrømme at de jo ikke findes skat på investeringer og kapital mere til kultur mere til danmarks radio mere til børn mere til uddannelse mere til livet ja mere af det hele det gode mod det onde må man forstå

det svære når man skal stemme om det konkrete

der ikke nogen økonomisk plan ifølge sf og de radikale for befolkningen forstår jo åbenbart alligevel ikke hvad socialdemokratiet mener

men når der så skal forhandles et regeringsgrundlag med partier som mildest talt har meget lidt tilfælles og som også stiller med

egne statsministerkandidater så ved vi jo godt hvad der sker som det gjorde sidst man kom ud fra et sort tårn med noget helt andet end det man var gået ind med man lover én retning men kommer ud med den stik modsatte

så i morgen på tolv minutter så hvorfor hvorfor skal vi tro på det denne gang det er jo fake news ligesom sidst hvor man brød hundrede løfter

i regering og det er muligt at man

er ikke bare leg og spin og taktik og ublu påstande som røgslør for egen fortid det er et ansvar der skal tages og der hjælper det ikke noget bare at stemme gult blå blok har lige leveret en samlet finanslov med massive investeringer i kernevelfærden

børn og sundhed med forbedringer for erhvervslivet som skaber grobund for kommende arbejdspladser og indtægter til vores fælles velfærd med styr på udlændingepolitikken og med indsatser der skaber øget tryghed i befolkningen med miljø og klimatiltag der rækker langt ud i fremtiden med både realisme og visioner som ikke tidligere er set i dansk politik

til at sige tak til dansk folkeparti og ikke mindst herre rené christensen og

i en meget fin fortrolig og seriøs tone de mange timer og dage til trods det lover godt for fremtidige aftaler om for eksempel annonceringen

sundhedsreformen og infrastrukturen som er noget af det vi har adresseret

utraditionelt her rose embedsværket i finansministeriet de bliver tit beskyldt for have alt for stor indflydelse og de kan jo ikke svare igen men jeg har den dybeste respekt fra den yngste fuldmægtig til ministersekretæren og departementschefen som ved hvad det drejer sig om og som arbejder solen sort vi har et godt udgangspunkt rekord i beskæftigelse laveste ledighed i over ti år ja danmark er ikke et perfekt land men det er et af de bedste der findes i verden og finansloven for to tusind og nitten vil tage danmark et skridt videre

aftale hvis ordføreren holder op med

lyve om socialdemokratiets politik

være med at sige sandheden om venstres politik men noget af det som ordføreren

som angiveligt er en del af den sundhedsreform der kommer til at blive præsenteret det spørgsmål som falder mig for

meget fremtrædende venstreborgmester lars krarup har ret når han siger at en fjernelse af det politiske niveau i regionerne nemt kan ende i centralisering

jeg har er at vi sætter mennesket før systemet patienten før systemet og det betyder at vi skal

den samlede indsats der skal ske

man undgå at det er sådan at der er kasser der er budgetter der er rammer som gør at man ikke kan skabe en samlet enhed i det samlede forløb med udgangspunkt i patienten og så må strukturdiskussionen alt andet lige komme bagefter så hvis vi kan lave et forløb med en samlet indsats hvad der i dag foregår i det regionale system altså i det sygehusmæssige og hvad der derefter typisk foregår i det kommunale med genoptræning

langt mere smidigt og gennemgående med patienten i centrum

en nervøsitet for den sammenhæng der er mellem præcis de strukturer som man laver og så den patientbehandling

nogle af de reformer som er blevet rullet ud over de seneste år kommunalreform domstolsreform politireform og så videre

de utilsigtede konsekvenser

beslutningerne er flyttet længere væk at der er sket mere centralisering

går fløjten om man så må sige jeg

herre bertel haarder engang har udtalt det hvis ikke det er svært skal det være nært til gengæld hvis

skal det være inde på de specialiserede sygehuse og det er jo den struktur som vi forsøger at bygge op og har bygget op

med akutsygehuse og det er jo den tankegang der nu bliver bygget videre på i et udspil hvor der netop skal være fokus

engang et landbrugsland det er vi ikke mere men alligevel har vi jo stadig væk rigtig mange landbrug

har vi haft fokus på generationsskiftet som er så vigtigt for at vi

vil være med til at vi kan få sat skub i de her generationsskifter

ordføreren hvordan venstre stiller sig

vi forventer at se flere generationsskifter og hvordan

den her pantebrevsordning vil påvirke det som vi ser derude

er truet af alle mulige årsager vi har

går ind og finder nogle målrettede indsatser i det her tilfælde som herre

christensen henviser til fordi vi også kan se at der er en generationsudfordring i netop landbruget hvor man står foran at de ældre generationer skal

hvis man vælger at sige og det gør vi at der skal være en mulighed for at man kan komme ind og tage over som ung landmand og dermed drive det videre med de nye moderne metoder man stadig væk udvikler så skal det også være muligt rent økonomisk og det

rejse rundt i danmark det er jo blandt andet nogle

men som får en særlig uddannelse i forhold til dyrevelfærd

kan bekræfte at det bliver en bred vifte af arbejdsopgaver

i det private hvis der kommer anmeldelser i forhold til dyrevelfærd

og dermed også beskyttelse af dyrenes ve og

det handler både om dyrene og det er jo det vigtigste

også om det landbrug som lever af

eksportere kvalitetsfødevarer og der

sådan set at man står sig rigtig godt ved at få fjernet de brodne kar som der jo også er i den branche ved at sige at det her ikke går og og dermed få et større kontroltryk

i i fem år det vil kunne ses på kurverne

valgoplæg klima og varm luft udspillet og der er der så nogle

så minimale at klimarådet kom frem til at den indsats man samlet set laver

fem og tyve procent af hvad man har lavet de sidste ti år år det er på den baggrund at vi kommer frem til at se på hvad der så er puttet ind i den her finanslovsaftale og der er

årligt i danmark i finansloven til en ekstra klimaindsats det er langtfra nok jeg synes virkelig at der mangler

at man tager nogle langsigtede

godt tænke mig at høre hvad ordføreren mener om venstres mangelfulde handlinger på klimaets og fremtidige generationers vegne er ordføreren enig med mig i at det

ikke er en grøn finanslov men en kulsort

de højeste klimamål vi har påtaget os i eu frem mod to tusind og tredive

klimaneutralt samfund senest i to tusind og halvtreds og vi ligger i front på den grønne

forstået på den måde at hvis alle verdens lande brugte dansk klimateknologi

i hvert fald kommet rigtig rigtig langt hen ad vejen så hvis vi kan gøre mere for at få eksporteret noget af det klimaudstyr den teknologi og de muligheder som vi udvikler i danmark så er vi altså kommet rigtig langt i forhold til de ambitioner men

understrege igen den danske regering har påtaget sig nogle af de

manglende klimaindsats og nu mangler vi så bare at befolkningen fyrer regeringen ved folketingsvalget der kommer altså ikke en million elbiler af sig selv og det var det statsministeren var ude at oversælge som overbudspolitik i folketingssalen ved folketingets åbning

eksportere systemer systemer der virkelig

er en regering som tør gå foran og sætte nogle ambitioner

også annonceret og det bliver der arbejdet intenst med at der skal komme et ekspertpanel en kommission der skal sige

af redskabskassen jeg må bare minde om at det vi får ind i afgifter fra biler i dag

og de milliarder kroner ville jo mangle i den fælles velfærdskasse hvis vi bare lukkede og slukkede fra dag et

spurgt ind til klimaeffekterne af finansloven her i morges fik jeg så svar fra finansministeren

på drivhusgasudledninger jeg forstår helt ærligt ikke at at man ikke midt i en galopperende klimakrise hvor vi ved at vi kun har

for finansloven egentlig virker det jo absurd at vi overhovedet kan stå her og forhandle en finanslov når vi ikke har den indsigt

har af påvirkning på klimaet derfor har vi

og efterfølgende bliver fremlagt et grønt budget

som også alternativet en del af men også med de mange mange andre tiltag både på den korte bane men også de visioner der er blevet lagt frem på den længere bane

det det handler om det handler om at vi som land som dansk nation med de muligheder vi allerede har men også med den økonomi der giver indtægter til det danske samfund

går i den retning og gør de muligheder stadig bedre så har jeg det helt fint med det og er tryg ved det

sagde før danmark kan faktisk være med til at

dele af verdens klimaproblemer hvis vel at mærke verden vil være med

begyndte at arbejde på at skabe det her overblik for hver eneste finanslov

poll er enig med mig i derfor handler det om hvad det er for en retning vi sætter

at skitsere både vores vision på den lange bane

tredive får hundrede procent grøn el

til afgiftsstrukturer i forhold til elbiler med videre det er retningen det handler

siden to tusind og tretten er kommet seksogfirstusind

det er et meget stort økonomisk bidrag blandt andet til den her finanslov

synes jeg det er ret underligt at regeringen er gået med til dansk folkepartis såkaldte paradigmeskift hvor man jo altså vil gå i gang med at

udvise selv flygtninge der er i arbejde

venstre sagde danmark for dem der kan og vil og nu deltager venstre så i en finanslov hvor man vil udvise folk der er i arbejde og bidrager det har jeg svært ved at forstå kan venstres ordfører prøve

de flygtninge der kommer hertil vi skal beskytte de mennesker der kommer hertil inden for de

har tiltrådt og dermed også den beskyttelse som de har brug for men det skal også være sådan at den dag hvor det er muligt

at beholde dem for de hjemlande de kommer fra har i den grad brug for de mennesker til at

som har været hærget af krig og ødelæggelse igennem årtier i visse tilfælde så det at beholde de mennesker her og sige at de skal være her synes jeg sådan set er uetisk i forhold til de lande

de rent faktisk kommer fra og hvor der er stærkt brug for deres arbejdskraft men vi kan tilbyde dem nogle muligheder vi kan opbygge dem kvalificere dem

ordføreren siger at det vil være etisk korrekt at sende folk tilbage til for eksempel syrien

at spørge venstres ordfører om

etisk og logisk

steenberg rigtigt beskriver

er min pointe at vi så skal gøre beskyttelsen

når beskyttelsesbehovet er der men den dag hvor det ikke længere er til stede eksempelvis i syrien hvor vi alle

har vi gjort de her mennesker klar til og bedre i stand til at tage hjem og skabe et bedre samfund i

nogle man kunne se op til i forhold til de skridt vi tog den tid er bare

forbi vi har et klimaråd der har sagt det haster i skal skynde jer og regeringen siger

det grønne område på klimaområdet men det vi bare spørger

mest gratis omgang i verden for statsministeren at stå på talerstolen og love en million elbiler når man så ikke fremlægger en politik

man vil ikke fra regeringens side gøre noget ved landbruget man vil ikke gøre noget ved

rigtig godt skridt på vejen ved netop at kunne eksportere ved netop at kunne tale positivt ved

vise hvad vi kan i danmark hvad vi har kunnet og hvad vi også vil gøre fremadrettet det synes jeg vi skulle bruge vores fælles kræfter på hvis man vel at mærke vil den danske velfærd for det her giver arbejdspladser og indtægter i milliardklassen men det giver altså også bedre klima udeomkring

og så vil jeg bare lige i en parentes bemærket sige at klimarådets formand altså ikke er blevet fyret og at vi ikke er kommet af med ham hans periode udløb

regeringen og siger at vi har brug for nogle ambitioner det

sætter handling bag alle de flotte ord

det opråb vi hører igen og igen fra toppen af erhvervslivet specielt fra den del der beskæftiger sig med med grønne teknologier

samtlige partier i det her folketing vi har sat os nogle ambitioner for et klimaneutralt samfund i to og halvtreds

tredive vi har ikke set så ambitiøse mål og så ambitiøse politikker

atten er der sket næsten en tredobling

danskere der ikke har deres egen faste læge det er den periode hvor

herre lars løkke rasmussen har været statsminister næsten ethundrede og tyvetusind borgere står nu i den her kø ordføreren taler i dag om nærhed

ansvar der skal tages og øget tryghed i befolkningen mener ordføreren ikke at finansloven finansloven for to tusind og nitten burde have indeholdt andet end blot

nogle hensigtserklæringer i forhold til at løse det meget store problem

at der er for få praktiserende læger i alle hjørner af

i at det er en kæmpe udfordring

enkelte solopraksis som har været kendetegnende familielægen som man kender det hvor manden er lægen og hustruen er sygeplejersken i praksissen

de yngre læger efterspørger jo også stærkere sammenhænge og miljøer at arbejde

man får nogle sundhedshuse hvor flere læger går sammen

det nok ikke nødvendigvis den samme læge man får hver gang men man får i hvert fald en læge som ved hvad man snakker om på det område som patienten har brug for

statsminister ja så taler ordføreren om at der skal initiativer til samtidig med har jeg jo måttet registrere som sundhedsordfører

venstreministre lader hånt om vores initiativer

sig er det samme som det ordføreren står og taler om her

at vi vil lave tjenestepligt i forhold til nyuddannede læger som skal ud at give en hjælpende hånd med der hvor vi mangler praktiserende læger så jeg synes ikke der bliver handlet og jeg synes der bliver

nævner at det netop bliver adresseret med flere lægeuddannelser i blandt andet region sjælland og

at det ikke længere er den måde lægerne ønsker at organisere sig på og derfor skal man også stille faciliteter til rådighed det

vil blive adresseret med den nye sundhedsreform hvor man netop kan sikre sig at man har nogle muligheder nært og lokalt men jeg vil advare imod at genoprette de gamle lokale sygehuse hvor man skulle stå og skære i folk uden at vide hvad det

advare imod hvis det er nemt og let skal det være lokalt hvis det er svært skal det håndteres af speciallæger som ved hvad det handler

kvitteringer men meget lidt om

regionsformand nede i i den del af landet jeg kommer fra i dag er ude med nogle ret kraftige

den sundhedspolitiske kurs

i venstre er blevet villige til at handle med partiets dna altså spørgsmålet om den lokale forankring beslutningerne tæt på borgeren og det kommer jo oven på en centraliseringshistorie som den nuværende statsminister har bag sig

de tager hensyn til patienterne underforstået at det gør vi ikke opfatter jeg det som en decideret fornærmelse

med det har vi samlet set bare siden valget i femten løftet sundhedsområdet

tre og tres procent er nu i live efter fem år mod otte og fyrre procent i starten af nullerne ventetiden på en operation er blevet mindre mere end halveret siden to tusind og et

fem tusind otte hundrede læger og fem tusind ni hundrede sygeplejersker mere på de offentlige sygehuse det svarer til at der hver dag er blevet ansat en ekstra læge eller en ekstra sygeplejerske

vi har ifølge de opgørelser der er blevet lavet det tredjebedste sundhedsvæsen i europa er det så godt nok nej det bliver aldrig godt nok vil jesper petersen men vi skal da videre ad den vej vi skal da videre

vi kan løfte sundhedsvæsenet og skabe nogle bedre rammer så vores medarbejders faglighed kan komme

så vi får fokus på patienten og ikke på bureaukratiet i

det er jo det som regeringens reformudspil efter nytår vil adressere så vi får patienten i centrum og sammenhæng i tilbuddene i stedet

vil man kunne fremdrage mange andre ting det som stephanie lose rejser i dag det som diskussionen handler om

advarer imod det synes jeg man skal tage alvorligt vil herre jacob jensen mene det er et fremskridt hvis man dropper regionerne og laver professionaliserede bestyrelser

hvor man kan få en garanti for en hurtig

lavet kræftbehandlingspakker hvor man får en garanti for at man får en hurtig behandling fordi

som forringede de muligheder man havde som patient der synes vi at det er vigtigt at man sætter patienten i centrum og forløbet i centrum i stedet for at lade systemerne og kasserne diktere hvor patienten skal hoppe hen

at regeringen og dansk folkeparti her per første januar to tusind og nitten vil fratage cirka otte tusind mennesker

dagpengeret det sker under påskud af at man vil forhindre tredjelandsborgere i at komme her og misbruge det danske

dagpengesystem derfor indfører man et opholdskrav

været her i syv år

opholdskrav som jo så i øvrigt også lige rammer cirka to tusind fem hundrede

danske statsborgere jeg har flere gange under behandlingen af det lovforslag undret mig hvor er dokumentationen for at der finder et misbrug sted at der kommer tredjelandsborgere og danske statsborgere hertil for at nasse på vores på vores

er i danmark i en periode hvis man skal have ret til dagpenge

stå her og sige om der ligger et notat i beskæftigelsesministeriet det kan da være at der gør det og

ret til at stille alle de spørgsmål han vil også under tredjebehandlingen og så må man

ministeren ønsker at svare på det eller er nogle andre der ønsker at svare på det men for mig at se er det afgørende at man

dagpengeret med al den utryghed der følger af det især når man ser på den ydelse som regeringen så mener at de skal leve for nemlig den her nye endnu lavere integrationsydelse

hvorfor man gør det jeg konstaterer bare at ordføreren synes det er rimeligt at mere end

frataget deres dagpengeret per første januar

mennesker melder sig ud af dagpengesystemet vil ordføreren ikke bare indrømme at det handler om at angribe dagpengesystemet

og andre ordførere men når herre finn sørensen nu konkret spørger til

det bare jeg svarer hvor min position er og jeg synes

det er rimeligt at man skal være i danmark i en periode

det har regeringen også lyttet til og dermed også forbedret forslaget men man skal være i danmark i en periode for at kunne optjene retten til dagpenge det synes jeg

hvad venstres svar er på at nye

tal viser at det er halvfjerds procent af de praktiserende læger som har lukket for tilgang af nye patienter det er jo et kæmpestort problem for vores sundhedssektor at den primære indgang på den måde er lukket for alt alt for mange mennesker der er desværre ikke noget i finanslovsforslaget som jeg kan se det

dog et skridt i den retning kan man sige derudover må man

tilfældigvis selv i en region hvor man også tilbyder de såkaldte udbudsklinikker jeg ved godt at der kan være politiske holdninger til en god ting eller en dårlig ting men det er dog et forsøg på at lave en organisering hvor man også kan tiltrække læger til de egne af landet hvor lægemanglen er størst jeg medgiver at der også efterhånden i byområder andre steder

lægepraksisser lukker for tilgang men problemstillingen er dog alt andet lige større i udkantsområderne

en af måderne at kunne organisere sig ud af det

lave de her udbudsklinikker som et alternativ jeg siger ikke er den endegyldige løsning men for mig handler det altså om at der er adgang til en læge og at der er adgang til en læge som også

om det så er den ene organisering eller den anden organisering er jo den måde som vi blandt andet i regionerne arbejder med forskellige løsninger

lokale kendskaber herre jacob jensen stillede

for at blive formand for den region som han omtalte som sin egen beskedne region og jeg tror også herre jacob jensen mente det var vigtigt at man havde lokalkendskab i den forbindelse kan det jo så undre at vi ikke kan få et klart svar fra venstre på

med det lokale led som sikrer lokalkendskabet hvordan forholder man sig til at fremtrædende venstrefolk herunder

nu griner herre jens joel men det er det jo en stor del af sundhedsopgaven ligger jo allerede i dag i kommunerne i

i forhold til en masse andre ting

jeg skal ikke her stå og foregribe begivenhedernes gang i forhold til hvordan

af nytår fra regeringen ser ud men jeg vil bare sige at trykket bliver på at sikre netop nærheden og lokalkendskabet og den mulighed der ligger i at skabe et bedre forløb for patienten i sammenhæng så man undgår den kassetænkning som vi i dag i alt for mange tilfælde har oplevet som

men det har vi jo også adresseret det er noget som vi fra

men det er sådan at de penge så er forsvundet op i den blå luft

velfærdsområdet under et og blandt andet også i en vis udstrækning tilbageført til nogle af de her specifikke tiltag som ordføreren også her henviser til blandt andet en målrettet indsats

på deres økonomi men vi har bare en særlig udfordring på erhvervsuddannelserne det derfor vi allerede fra næste år

det er jo det man kalder en prioritering af hvor udfordringen er absolut størst her

nu adresseret hvordan det skal se ud også

fordi elevtallet der er særligt presset og dermed

finanslovsforslaget men derudover er det jo netop også sådan at vi tilfører ret markante midler

hvad erhvervsskolerne angår der bliver herudover afsat

million kroner over tre år til løft af fagligt svage elever i folkeskolen og sådan kunne jeg blive ved der er striber af tiltag som løfter men målrettet prioriteret løfter

venstre har åbenbart at nu skal vi igen til at kigge på strukturerne i sundhedsvæsenet en eller anden bureaukratisk øvelse der åbenbart går ud på

og åbenbart også en bureaukratisering i hvert fald at vægten

fra folkevalgte politikere der bestemmer om sundhed til embedsmænd hvordan hænger det sammen med

hvor de virkelige problemer er at der er længere ventetid på kræftbehandling

at ethundrede og tyvetusind danskere ikke har adgang til egen praktiserende læge og at vi siden to tusind og femten godt nok

men at der er kommet fireoghalvtredstusind flere patienter skulle venstre ikke koncentrere sig om at løse de problemer frem for endnu en strukturreform der er med til at centralisere beslutninger omkring sundhedsvæsenet

trække folkevalgte politikere ud

fastholde og imødegå

at vi er lige på randen af knockout hvad sundhedsvæsenet angår ja der er kæmpe udfordringer ja

og ja der mangler praktiserende læger som andre ordførere

at adressere det meget specifikt

tilbage med et regeringsudspil her først i det nye år hvor der netop er det sigte

hvor vi bygger oven på den kan man sige struktur som ligger nu med specialiserede sygehuse og akutsygehuse rundtomkring i danmark jeg tror ikke der er nogen danskere der vil tilbage til de tider

et lokalt sygehus hvor man alligevel i langt de fleste tilfælde ikke kunne tage sig ordentligt af patienterne og

dermed skulle fragtes videre til andre sygehuse den

at det er en stor udfordring og et kæmpe problem at under den her regering er der forsvundet en hundrede og tredive sygeplejersker mens der er kommet fireoghalvtredstusind flere patienter og hvad har venstre tænkt sig

lavet en strukturreform var man

imod oprettelsen af regionerne for da forherligede man de gamle amter som det eneste rigtige nu hvor vi så siger at vi gerne åbent og fordomsfrit vil diskutere og vurdere

det så er vi fremadrettet med de nye udfordringer der

skal organisere vores sundhedsvæsen så er man også imod

nu forherliger man de regioner man selv var imod da de blev oprettet

noterede mig at ordføreren meget kort nævnte at der i finansloven er sat penge af til at løfte fagligt svage elever og det er selvfølgelig godt at der trods alt er sat et lille beløb af det er sat af som en skolepræmiepulje når jeg alligevel har et spørgsmål

de skoler som har været med i det er der fire og tres skoler ud af en hundrede og fire

kanaliseret ud i folkeskolen på en anden måde for ellers er det jo ikke det løft som regeringen taler om og der er svaret umiddelbart nej de ryger tilbage i finansministeriets kasse og bliver brugt på noget andet så vil jeg spørge ordføreren hvis vi virkelig vil give folkeskolen et løft er det så ikke en god idé at bruge de penge regeringen har sat af

de fagligt udfordrede elever og derfor hvis man skal give et løft skal man jo gøre det der hvor man kan se at man rent faktisk kan løfte altså virkelig løfte

der er steder både geografisk og efter andre kriterier hvor man kan se

jo det vi forsøger at adressere med det her jeg skal ikke gøre mig meget klog på teknikken i forhold til

ikke bliver brugt så går tilbage jeg tror man skal se det her som et samlet hele og som en samlet prioritering af en folkeskole men hvor man vel at mærke prioriterer der hvor man kan se udfordringerne er størst og det er

altså nogle af de her steder hvor der er fagligt svage elever men hvor vi til gengæld kan se at de løfter sig markant når man netop

har forsøgt at gøre en indsats men som ikke er lykkedes med at hæve elevernes karakterer

står med en ekstraregning fordi de har gjort noget ekstra men

hundrede og fire skoler som får ekstra penge resten går i finansministeriets kasse og så er mit spørgsmål

hvis man virkelig vil give folkeskolen et løft hvorfor

ikke bruge alle pengene man har sat af på folkeskolen

jeg glad for men derudover er det jo trods alt kommunerne der har ansvaret for folkeskolerne og dem har vi netop givet et økonomisk løft

blandt andet til skoleområdet og til andre af de opgaver de skal løse er jo netop et kommunalt anliggende

så ikke direkte rettet mod folkeskolen men det

netop den tusind dagesplan som vi også har lanceret for for

helt unge børn sådan at de får bedre muligheder for

folkeskolealderen så de to elementer

cms vandstigning og kun sytten

procent flere skybrud antallet af mennesker der vil opleve mangel på drikkevand stiger kun med to hundrede og en og halvfjerds millioner

årlige oversvømmelsesskader alene på vandstigninger og kun halvfjerds til firs procent af verdens koralrev forsvinder det bliver kun isfrit hvert tiende år hvilket betyder at isbjørnen også forsvinder når det nu er sådan at venstres

i højere grad peger frem mod en

en grader som i forvejen er en katastrofe forstår ordføreren så godt at vi er nogle der synes at regeringen overhovedet ikke fatter hvad

nogle af de højeste klimaambitioner i europa nogle af de højeste klimaambitioner hvis ikke de højeste nogen dansk regering har påtaget sig vi har aftalt også med alternativet en energiaftale som gør at vi i

tredive får grøn energi i vores kontakter vi har en ambition om at vi i

og halvtreds har et klimaneutralt land det er altså nogle af de højeste ambitioner vi har set og vi sætter handling bag ordene jeg tror at det var i går det blev annonceret at nu skal man i gang med at finde ud af

den næste havvindmøllepark skal være en af de største hvis ikke den største i verden så det er jo ikke sådan at der ikke

bliver gjort noget konkret her og nu det bliver der

det synes jeg godt vi kan sige når vi taler om noget der skal ske i to

der er en kæmpe udfordring men jeg vil også sige at danmark ikke er en del af problemet danmark er faktisk en del af løsningen

vi er vi er virkelig en kæmpe stor del af problemet

siger er klimamålet som vi skal forsøge

så ikke godt forstå at det virker lidt som om regeringen kommer fra en anden planet

man ikke reagerer meget mere stærkt på de udfordringer

befinder os på og hvor alternativet er men den planet jeg befinder mig på

i danmark den har brug for nogle løsninger

metode og udvikling i danmark kan vi få eksporteret det

og derudover skaber det i tusindvis af arbejdspladser og indtægter til det danske velfærdssamfund

grundlæggende et billede på hvordan højrefløjen regerer i danmark den rummer nogle alvorlige indgreb i trygheden for lønmodtagerne med sænkning af integrationsydelsen til et nyt lavpunkt indførelse af

en yderligere udsultning af velfærden

helt utilstrækkelig indsats i forhold til arbejdstilsynet og kampen mod arbejdsgivernes import af billig arbejdskraft

er kampen mod klimaforandringer og kampen for et bedre klima natur og biodiversitet nærmest totalt fraværende i forslaget til finanslov regeringen ønsker at fremstå som grønne men man må sige at der er meget langt fra regeringens grønne slips og så til de konkrete forslag der skal sikre at ord og handling følges ad regeringen har ord i munden men ingen vilje ønsker eller ambitioner når det kommer til konkret handling den her finanslov er endnu en finanslov hvor de blå partier giver velhaverne gaver

penge til velfærd og hvor de fås interesser bliver varetaget i modsætning til de manges interesser den nuværende regering har som ambition at gøre velfærden ringere ikke blot skal velfærden halte efter velstandsudviklingen den skal heller ikke følge med det stigende antal børn og ældre den nuværende finanslov er således også en markant underfinansiering af velfærden mens det offentlige forbrug stiger med nul

alene som følge af at der kommer flere ældre

forslag til finanslov der ligger en vækst som ikke er set lavere siden to tusind og seks der er brug for at vende udviklingen ikke kun at tilføre penge nok til at følge demografien men

til at velfærden følger med den generelle velstandsudvikling i samfundet klimarådet har konkluderet at regeringens planer på klimaområdet ikke engang lever op til de forpligtelser regeringen har påtaget sig over for andre lande regeringens politik er faktisk så uambitiøs at selv vennerne i toppen af erhvervslivet råber

og dermed undgå at sende en kæmpe regning til fremtidige generationer

der handles nu og vi ved jo allerede hvilke redskaber der virker men desværre

vil regeringen hellere give afgifts og skattesænkninger til vennerne i erhvervslivets top end at tage vare på fremtidens børn og voksne der prioriteres sølle tre hundrede og

engang alle de penge der går til decideret klima

det er dermed tydeligt at den grønne indsats ikke er en prioritering for den her regering et andet tydeligt tegn på det er jo at statsministeren i forbindelse med folketingets åbning annoncerede at regeringens målsætning skulle være en million grønne biler i

regeringen ikke komme med konkrete forslag til andet end sølle tusind yderligere

forhandlingerne brød sammen på den baggrund

af regeringens manglende ambitioner og den groteske afstand mellem ord og handling som vi ser fra regeringens side

selv om finanslovsaftalen indebærer et opgør med finansieringen af satspuljen

indkomstoverførsel for eksempel folk på kontanthjælp dagpenge og førtidspension får flere penge mellem hænderne tværtimod vil

når lønnen vokser med mindre end to

set i forhold til den nuværende satsregulering så hvis den regulering der skal afløse

ville en person på dagpenge alene af den grund have haft lidt under fire tusind kroner mindre om året før skat et virkeligt opgør med udhulingen af overførslerne ville indebære at de fremover stiger i samme takt som lønningerne men man må sige at det ligger fjernt fra den nuværende regering at gennemføre en så solidarisk politik samtidig indfører regeringen en tvangsopsparing for

overførselsindkomst det er jo fint med en pensionsopsparing men det er mindre fint for at sige det mildt at det er hunden der skal fodres med sin egen hale fordi pensionsopsparingen finansieres med lavere ydelser det er usolidarisk at finansiere pensionsopsparing er en opgave for fællesskabet vi ser også at uligheden stiger de rige bliver markant rigere regeringens politik er med til at skubbe yderligere på den udvikling og der er gennemført en serie af skattesænkninger både målrettet personlige skatter og afgifter for de rigeste samtidig med at erhvervslivet har fået lavere afgifts og skattebetalinger den nuværende finanslovsaftale giver endnu omkring fem hundrede million kroner målrettet til erhvervslivet ulige samfund er uretfærdige mindre stabile og præget af en række uønskede slagsider vi skal gå i den modsatte

det er en uhyggelig tendens der kan henføres ikke mindst til den nuværende regerings fattigdomsreformer kontanthjælpsloftet rammer hårdt over en bred kam og to tredjedele af dem der bliver ramt af loftet er

hensyn til integrationsydelsen

også en masse danske statsborgere der har været i udlandet og som ikke opfylder opholdskravet til dagpenge det er jo tydeligt at al den snak om udlændinge i praktisk politik når de konkrete forslag ligger på bordet er et

for at skabe øget fattigdom vel vidende at det vil lægge pres på mindstelønnen og udhule trygheden for lønmodtagerne som sådan den stadige jagt på flygtninge og indvandrere er også med til at sende deres børn ud i langvarig fattigdom den nuværende finanslovsaftale gør kun livet værre for flygtningebørn idet der tages henholdsvis tusind og to tusind kroner fra flygtninge som er enlige forsørgere og

åbenbart ingen grænser for hvor ligeglad regeringen og df kan være med fattigdom for de børn som bor i vores land og der er åbenbart ingen nedre grænse for ringe kår regeringen og df ønsker at tilbyde børn hvis forældre ikke er danske statsborgere den her regering har uden sammenligning gennemført den mest umenneskelige flygtningepolitik i nyere danmarkshistorie med finansloven og nitten tages endnu et skridt

det er endnu uklart hvordan mange af initiativerne vil blive ført ud i praksis men

står jo klar for alle og der er ingen tvivl om at vi i endnu højere grad er på direkte konfrontationskurs med almindelig anstændighed med almindelig rimelighed og internationale konventioner

dansk folkeparti havde jo chancen

var steget mere end sølle nul procent dansk folkeparti kunne have holdt fast i at mindrereguleringen i satspuljen skulle afskaffes uden at den skulle bruges til at finansiere tvangsopsparing til pension uden at den nye model ville betyde at folk på overførselsindkomst for eksempel førtidspensionister vil blive reguleret hårdere

regulering der har været indtil nu men dansk folkeparti valgte igen at ofre velfærden til fordel for en yderligere umenneskeliggørelse af forholdene for flygtninge og indvandrere

klar til at ofre hele molevitten hvis bare man kan give flygtningefamilier med børn endnu ringere vilkår med to tusind kroner

om måneden

at være sådan der findes en anden retning vi har fremlagt vores finanslovsforslag fra enhedslistens side det er vores hundrede dagesplan som vi kalder hundrede dage med enhedslisten her giver vi et bud på hvad man kunne gøre de første

politik det kan lade sig gøre det er fuldt finansieret og den er et bud på hvad vi netop kunne gøre hvis vi ville i en anden retning og vi kunne gå i gang

vi vil sikre tryghed på arbejdsmarkedet ingen i vores land

arbejdsløse eller gamle og det kræver forbedringer blandt andet afskaffelse af kontanthjælpsloft integrationsydelse og to hundrede og fem og

for eksempel skal ulandsbistanden selvfølgelig igen op på en procent

fordi vi ganske enkelt ikke har råd til at lade være og fordi vores samfund i dag går glip af milliarder af kroner der burde have ligget i kassen for længst derfor har

et kommende folketingsvalg med glæde fordi vi jo inderligt ønsker

burde være tydeligt for enhver at vi har brug for en ny regering men at vi

særdeleshed har brug for en ny

mødet med spørgsmål til enhedslistens

rune lund klokken tretten der er middagspause

forstå at man stiller med sin egen statsministerkandidat

socialdemokraternes statsministerkandidat er er god nok men gør det alligevel ikke indtryk

enhedslistens briller at socialdemokraterne nu tydeligvis bevæger sig i enhedslistens retning på udlændingepolitikken vi har fået melding om her tidligere i dag at man ikke

kan stå bag en en ø

sige at vi skal have en integrationsydelse og et kontanthjælpsloft som vi kender det

som en bevægelse fra socialdemokraternes side

hvis vi får den nødvendige opbakning

er sådan at partierne enhedslisten alternativet og sf tilsammen måtte blive større end socialdemokratiet så vil vi også pege på en forhandlingsleder fra et af de tre partier og der stiller vi os os gerne til rådighed i forhold til om socialdemokratiet rykker sig på udlændingepolitikken

særlig mange tegn på det der er dog en enkelt forskel som også var tydelig i forbindelse med åbningsdebatten i folketinget hvor det jo handler om at når folk er her og for eksempel ikke kan blive sendt hjem fordi de er afviste asylansøgere så skal de i det mindste bidrage mens de er

og det vælger socialdemokraterne tydeligvis ikke at stemme imod

udgangspunktet men man stemmer gult og det er dog et skridt i den retning enhedslisten

ville det jo være mest naturligt fra socialdemokratiets side når man nu har en statsminister som gerne

børnenes statsminister at man valgte klart at melde ud at de ydelser

det er dem der har været den primære årsag til den eksplosion i antallet af fattige børn som vi har set

siden to tusind og femten i forhold til

oprettelsen af det nye udrejsecenter

man man undlader at stemme synes jeg er en meget svag stillingtagen til noget

som minimum på det symbolske plan er er udtryk for en meget inhuman og en meget

us dollars som ligger i

det er altså helt afgørende at danmark leverer sit fair bidrag til

en yderligere form for bistand som blandt

sagtens kunne vende tilbage til grunden til at jeg i min tale fremhæver de en procent af bni som vi bør komme op på fra de nuværende nul

det fremgår som en del af vores hundrede dagesplan hundrede dage med enhedslisten som jo er vores forslag til finanslov

så også er et af de hundrede punkter som som vi ville iværksætte hvis det var os der ligesom kunne bestemme hvis det var os der havde magt som vi har agt her i folketinget eller hvis det var os der havde halvfems mandater bag vores politik

kød har en meget høj klimabelastning ved ved produktion og derfor skal vi både

og forbruget af kød nederst det har jeg indtryk af at vi er forholdsvis enige om

vi kan finde en løsning på det og især

fra bunden af samfundet sådan

bliver en en skævvridning som der jo også har været kritik af

og det gælder alle former for forbrug

hvordan man klogest laver sådan

synes at den model som alternativet har foreslået i hvert fald er meget skæv

direktøren i hellerup køber en meget dyr oksemørbrad

sosu assistenten fra herlev skal ned at købe kød til

når man betaler det samme i afgift i kroner og øre for

vi ser hellere at man lægger afgiften i produktionsleddet

sige jamen vil vil hele den danske kødproduktion så ikke blive overtaget af producenter i polen eller tyskland men forudsætningen for at den øvelse kan lade sig gøre

at andre lande også lever op til deres klimaløfter i forhold til parisaftalen for så vil det regnestykke i hvert fald

skipper som forhandlingsleder mit spørgsmål er derfor hvorfor er det at

gøre det her denne gang

og vi mener sådan set det er på tide at

også melder klart ud sådan som jeg i øvrigt mener at alle andre partier

at man da går efter magten i det her land for at bestemme retningen altså det er jo ikke mit partis og for så vidt heller ikke andre partiers rolle gætter jeg mig til at bringe andre partiers frontpersoner eller eller formænd til magten så det er den ene grund

og vi mener at det er nødvendigt med et politisk skift den anden ting er jo at vi

meget skuffede da vi så den socialdemokratisk ledede regerings ageren

alvorlige kampe også i forhold til budgetterne hos kommunerne og regionerne hvor regeringen

aftaler med den blå side i folketinget herunder med venstre frem for at lave aftaler med os som betød

der blandt andet var minusvækst i forhold til budgetterne i nogle af

femten så det er også nogle af de kedelige erfaringer fra fortiden som selvfølgelig

som som kan blive statsminister

den statsministerkandidat som vil give os mest indflydelse og som ikke er vores eget

vedtaget det er vedtaget i vores hovedbestyrelse at vi vil gøre brug af muligheden for at stille krav i forbindelse med regeringsdannelsen

krav det vil være og hvordan de skal stilles og i hvilken udformning er jo noget

sikker på at fru louise schack elholm også vil opdage det men jeg tror også at fru louise schack elholm kan forstå at fru louise schack elholm nok ikke vil være den første

interessant nu at der bliver sagt fra enhedslistens man gerne vil være det store parti på venstrefløjen

fylder mindre er vi på vej derhen hvor

enhedslisten egentlig kommer tilbage til hvor

man skriver det måske noget anderledes i dag på de sociale medier og andet men det er egentlig den der rene kommunisme man

gerne vil tilbage til hvor staten fylder langt mere end den

fylder langt mindre og enhedslisten gerne

og fyrre bud på reformer af finanssektoren så er det rigtigt at det er en række grundlæggende ændringer af finanssektoren

mener vi at der bør være en offentligt ejet bank vi mener at bankerne skal splittes op så de ikke udgør en fare for økonomien der skal være kontrol med gebyrerne og

forhøjet straffene for de folk som er involveret i plat svindel

men de er jo ikke mere grundlæggende end den meget store liberalisering og udvikling som har gjort at bankerne i dag er blevet til nogle finansielle supermarkeder

sådan set ud på at få bankerne tilbage til en normaltilstand ville jeg kalde det frem for at

fortsætter med det nuværende eksperiment med de finansielle supermarkeder man har som koster dyrt for kunderne som har resulteret i mange skandaler skandaler og som jo også

være en fare for samfundsøkonomien i forbindelse med finanskriser så

grundlæggende reformer men i virkeligheden handler det om at rulle tingene tilbage

et mere fornuftigt niveau et mere fornuftigt leje og hvilke

en fordel for samarbejdet i rød blok at man

bakker markant i forhold til at føre en stram udlændingepolitik

man begynder at bakke og vil rulle nogle af de stramninger tilbage som er blevet gennemført de sidste fire år ser ordføreren det som et

bevægelse på det punkt altså at socialdemokratiet ikke engang kan finde ud af at stemme

til oprettelsen af lindholm som

melde offentligt og klart ud at man da selvfølgelig vil afskaffe integrationsydelsen to hundrede og fem og tyve timersreglen og kontanthjælpsloftet synes

vi har brug for ikke bare en ny regering men også en ny politik hvor vi får trukket danmark i en mere fornuftig retning og det kræver altså at venstrefløjen

har den socialdemokratiske gruppeformand udtalt at han ønsker at føre økonomisk politik med de borgerlig

jeg skal bare høre hvis det måtte ske hvad er så konsekvensen set fra enhedslistens side som parlamentarisk grundlag måtte der ske et skifte i flertallet hvad vil konsekvensen for en en forhåbentlig ikkekommende

en sådan regering måtte føre økonomisk politik

har vi det sådan og det har vi også sagt meget tydeligt at vi vil have indflydelse på alle områder

indvandrerpolitikken skattepolitikken og miljøpolitikken på alle områder

ikke det som er vores forventning til et sådant samarbejde hvis det måtte ende i den situation

taler om mandaternes logik i forhold til

stemmer det ikke overens med enhedslistens opfattelse for enhedslisten vil ikke acceptere hvis der er et rødt flertal at der så bliver ført

præsentere en anden form for mandaternes logik

det er jo også mandaternes logik og den logik hænger jo sammen på den måde at vi siger at hvis vi skal levere mandater til en regering

skal det også afspejle sig i den

vores mandater og det styrkeforhold vi bringer med ind i det skal

jeg ved godt at ordføreren sagde at det

lavet nogle beregninger på de her ting altså hvis man øger afgifterne på forbrug generelt hvad får det så af konsekvenser for blandt andet jo for eksempel enlige forsørgere

kan så lægges på forbrugerne eller de kan lægges i produktionsleddet altså på produktionen hvis man lægger dem på forbrugerne

er socialt skæve og det vil sige at de rammer

som de rammer sosu assistenten i herlev det vil sige

ind og laver i øvrigt fornuftige afgiftsændringer eller stigninger som skal påvirke

en mere fornuftig retning bliver man nødt til samtidig at lave nogle kompenserende tiltag i skattepolitikken

at de skal lægges på forbrugerne hvilket vi mener vil være socialt skævt vi mener at de skal lægges på produktionsleddet blandt andet

sendt ud af landet til eksport så hvis man kun tænker i

meget lille del af den samlede landbrugsproduktion det der jo er problemet ved at lægge en afgift på produktionsleddet

dansk produktion af oksekød til for eksempel polen eller tyskland og det vil jo ikke give mening omvendt må man også sige at vi står i en situation med nogle svære valg

en situation hvor de ting som går ud over klimaet og som skader klimaet

skal vi gøre mindre af

bliver det rigtig svært at være privat erhvervsdrivende

skal være at den skal løse opgaven i forhold til at leve op til parisaftalen den skal være socialt afbalanceret så det ikke skaber mere ulighed

på på klimafjendtligt forbrug skal pengene kanaliseres tilbage via for eksempel

grøn check til forbrugerne i forhold til erhvervslivet er det sådan at den model

er at det samlet set ikke skal være noget som går i minus for erhvervslivet

altså de afgifter som måtte blive lagt på produktionsleddet i landbrugssektoren

man kan omstille sig i en situation hvor vi

en grøn økonomi som er bæredygtig

på lang sigt på grund af de alvorlige og truende klimaforandringer som som kommer buldrende så det er ikke meningen at erhvervslivet skal betale mere vi vi tænker i en provenuneutral

jul og det kan vi alle sammen samles om at glædes over måske ikke i alternativet hvor man er blevet sur over at

jul fordi socialdemokratiet og den øvrige venstrefløj har et stærkt ønske om at

gaver ud selvfølgelig betalt af de borgere som de gerne vil give dem til men heldigvis har denne regering og dansk folkeparti lavet et stramt og ansvarligt

til en begrænset stigning i det offentlige forbrug det endelige tal

vi kan også glæde os over at det samlede skattetryk er faldet pænt siden folketingsvalget i to tusind og

som vi så op igennem nitten halvfemserne og nullerne

vækst i det offentlige forbrug det er et vigtigt borgerligt aftryk

forbrugsvækst er under det demografiske træk til det må man bare sige at finanspolitikken ikke

blive styret efter det demografiske træk det er slet ikke formålet med finanspolitikken formålet med finanspolitikken er blandt andet at stabilisere økonomien og lige nu kræver det at der føres en stram finanspolitik man skal derfor ikke lade sig forblænde af en opposition som er parat til at gå udgiftsamok

faktum at hvis man havde gennemført mette frederiksens og pia olsen

økonomisk kaos lad mig lige minde om at s og sf i to tusind og elleve gik til valg på en økonomisk plan som var underfinansieret med mindst to og tyve milliard kroner det erkendte de selv da de kom i regering går vi tilbage til valget

i to tusind og syv så mente socialdemokratiet der at der skulle bruges hundrede milliard kroner på et højere offentligt forbrug heldigvis er socialdemokratiet ikke et parti der tager deres egne valgløfter alt for alvorligt

som en lille borgerlig liberal sejr vi har for længst rundet de fem hundrede og fem og tredive milliard kroner i offentligt forbrug det offentlige forbrug som andel af bnp findes ikke højere mange steder i verden jeg tror kun det er sverige der har et lidt højere

er spørgsmålet også om de sidste milliarder

ville gøre større gavn hvis de blev i borgernes lommer så det blev mere attraktivt at arbejde investere og spare op den bedste måde at øge den samlede velfærd for danskerne på er at lade dem råde over en større del af frugten af deres eget arbejde

sænker skatter og afgifter for syv hundrede million kroner det kommer oven i de mere end tyve milliard

at vi får sikret en forundersøgelse af en brugerbetalt fast forbindelse over kattegat det er første skridt mod en egentlig realisering af det projekt det er godt at vi afskaffer satspuljen i dens nuværende form og fremover bruger pengene mere fornuftigt vi har i liberal alliance længe haft et ønske om at afskaffe satspuljen og gøre op med det ineffektive puljecirkus som den er

erstatter blandt andet satspuljen med obligatorisk pensionsopsparing for alle på

gerne have en tilknytning til arbejdsmarkedet det understøtter vi ved for eksempel at forhøje grundfradraget for hvornår man bliver modregnet i pensionstillægget fra tredstusind

reformer af dagpenge efterløn kontanthjælp pension alt sammen har det været gavnligt for dansk økonomi og for danskerne det høster vi frugterne af nu reformer virker reformer øger beskæftigelsen reformer gør danmark mere velstående og vi skal fortsætte ad den vej reformerne har medført at antallet af offentligt forsørgede i den arbejdsdygtige alder er det laveste i tredive år ud over at reformerne har gjort danmark og danskerne mere velstående

er det også et kæmpe socialpolitisk fremskridt ironisk nok

har store dele af venstrefløjen som ellers taler meget om sociale problemer været indædte modstandere af disse reformer i stedet er venstrefløjen mere optaget af at tale om ikkeproblemer som eksempelvis økonomisk ulighed her må jeg bare sige at økonomisk ulighed

noget problem i danmark det er ikke det samme som at der ikke findes sociale problemer i danmark

det gør der men økonomisk ulighed er

et problem i danmark nu siger socialdemokratiet og resten af venstrefløjen ofte et

i regeringen det så vi under thorning schmidt regeringen hvor pia olsen dyhr og mette frederiksen var meget fremtrædende ministre her sænkede man selskabsskatten fra fem og tyve til to og tyve procent det var yderst fornuftigt kontanthjælpen blev beskåret for de unge og marginalskatten blev lettet for nogle af dem med de høje

det gjorde de partier jo fordi det var det bedste for danmark nu er socialdemokratiet i opposition og så lyder der markant andre toner socialdemokratiet har lagt et rædselskabinet af politiske forslag frem som har til hensigt at stække dem der i forvejen bidrager mest til velfærdssamfundet

om hvem det egentlig er ja det er for eksempel de tyve procent med de højeste indkomster lige nu og her

halvdelen af alle skatter og afgifter i dette land

det er at tage en endnu større luns af de penge der møjsommeligt er tjent socialdemokratiet vil nu indføre en ekstra arvemillionærskat en arvetopskat som vil ramme arvinger til helt almindelige lønmodtagere i kommuner som herlev gladsaxe ballerup lyngby hvidovre aarhus aalborg og vallensbæk i dag er er den reelle effektive marginale beskatning af kapital inklusive arveafgift allerede på knap hundrede procent i nogle tilfælde langt over men det er åbenbart ikke nok signalet fra s til borgerne er klart hvis du afdrager på dit hus hvis du sparer op hvis du investerer i virksomheder så kommer vi og tager hele afkastet plus ti til tyve procent ekstra jeg synes det er respektløst jeg synes det er småligt og jeg synes det er grådigt og det er det parti der går efter statsministerposten

marginalt mere økonomisk lighed prisen vil dog blive at vi alle bliver fattigere

socialismens nedarvede dyd er den lige fordeling af elendighed tak

når ordføreren kalder mit mit partis

fremlagte politik for et rædselskabinet det tager jeg positivt

til gengæld kunne jeg så godt tænke mig at høre ordførerens holdning til

konservatives udspil i den her uge

bliver det karakteriseret

eller mere ambitiøs end det de konservative har lagt frem at de vil være for det kommende

de konservative med venstre og også med dansk folkeparti og alt hvad der trækker i den rigtige retning er vi med på vi fremlægger vores politik den er udtryk for hvordan vi synes danmark skulle drives hvis vi havde halvfems mandater det

fra liberal alliance og jeg citerer regeringens ambition er at vi både skal have høj beskæftigelse og høj produktivitetsvækst derfor skal vores reformindsats gå på to ben vi skal både tænke i nye tiltag så flere vil arbejde mere og nye tiltag så vi kan få mere ud af vores arbejdsindsats det vil skabe større velstand og forlænge opsvinget det kræver dog at et flertal i folketinget lader sig overbevise

så skal de også handle om samfundets vigtigste problemer og vi har som land altså ikke et velstandsproblem det kan man også læse i økonomisk redegørelse men vi har et klimaproblem

i alternativet mener vi vi skal måle vores samfundsfremgang på de tre bundlinjer den økonomiske den grønne og den sociale synes ordføreren ikke at regeringen skulle have mere fokus på de områder hvor der rent faktisk er et problem for eksempel klima

det er et af de lande hvor indkomsterne er fordelt mest lige jeg synes til gengæld vi har en en vækstudfordring der er gennemført mange reformer de har bidraget til at vi har fået en højere vækst men på et tidspunkt ebber effekten af de reformer ud og så står vi tilbage med det

at produktivitetstilvæksten er meget meget lav det betyder at vores velstandsudvikling

meget lavere end i de lande der ligger omkring os hvis vi ikke gør noget og det kan vi jo så gøre jeg mener at økonomisk fremgang

vigtig det skaber også politisk stabilitet det er sådan set synes jeg et af formålene med at sidde i folketinget

tage nogle initiativer der gør at næste generation får et bedre liv med flere muligheder end vi selv har haft det kræver at vi handler og det kræver at vi gennemfører

vi står jo midt i en galoperende klimakrise

jo højere forbrug jo højere vækst vi har desto større belastning

på klimaet så mener ordføreren ikke at det ville være rimeligt hvis

regeringen arbejdede på at have mere fokus på miljø og klima og for eksempel i en økonomisk redegørelse og i et finanslovsforslag

væksten påvirker

en energiaftale sammen

vi bruger på støtte til vedvarende energi i to tusind

sammen og regeringen er meget ambitiøs på det

sige at det skal man også være men klima indgår ligesom alle mulige andre

også være ærlige og sige at så er der færre penge til kræftbehandling der er færre penge til undervisning der er færre penge til en lavere skat der gør at det kan betale sig at arbejde at familier får mulighed for at udleve deres drømme og så videre

helhedsorienteret syn på

ordføreren siger at danmark skal være åben for dem der gerne vil komme og arbejde men vi skal

flere flygtninge og så roser ordføreren den aftale regeringen har lavet med dansk folkeparti hvor man jo vil til at udvise flygtninge der er i job og dermed bidrager til væksten og velstanden i danmark jeg synes ikke rigtig

her så er det et indvandringssystem det vi gerne vil er at udvide de ordninger der findes

ønsker jeg ved godt at herre andreas steenbergs parti ønsker det og det kvitterer jeg for men man er nødt til at dele op

arbejde og kommer igennem de ordninger vi har for det

her

er velintegreret og ikke begår kriminalitet osv men vi skal have flere

har lavet med dansk folkeparti vil man også sende dem ud

bidrager der er i arbejde og man vil tillægge det mindst mulig vægt som det hedder i aftalen

kunne blive det synes jeg er mærkeligt for vi kan jo stå i en situation hvor en person bliver smidt ud af landet og hvis regeringen og radikale venstre så kom igennem med

personen så blive hentet ind i landet igen

jo være det at man som flygtning sagde nå jamen jeg skal bare til danmark som flygtning og så skal jeg arbejde og så kan jeg blive men

folk der har en kontrakt med en arbejdsgiver inden de kommer hertil og der ved vi at de alle sammen arbejder og derfor er

ærlig og sige at der vil komme eksempler på nogle hvor man synes det vil være urimeligt

er det når man behandles lige for loven

på svaret på den tidligere spørgers spørgsmål at at liberal alliance

at venstre ikke går til valg på skattelettelser så så er der jo et lille problem med at tælle til halvfems mandater

på den her regering og tidligere borgerlige regeringer er at

vi har kæmpet hårdt man må gerne mene

kæmpet lige kønt men for os er det bundlinjen der tæller og der synes vi bestemt at vi kan være vores indsats bekendt så er der som bekendt et regeringsgrundlag det er jo det regeringen arbejder efter og der er der en målsætning om at få sænket

det vil en regering jo arbejde efter men den skal selvfølgelig ud og finde et flertal

det der med at vi kæmper det bedste vi har lært og alt mulig andet er jo meget godt

hvor mange skattelettelser skal der ind før

så er liberal alliance glad og tilfreds altså er det på niveau med det de konservative lægger op til her eller er det på det niveau som liberal alliance selv tænker

slog jo meget hårdt på trommer forud for sidste valg og så tumlede man ned ad stigen

hvor er i henne på den stige nu

rosenkrantz theils side af folketingssalen som ikke vil pege på pernille rosenkrantz theils formand

venstreledet regering og er glade for den regering vi er i vi

det der tæller på bundlinjen og så synes jeg måske at det er lidt sjovt at pernille rosenkrantz theil

regeringsgrundlag og andet med den historik pernille rosenkrantz theils parti havde med regeringsgrundlaget regeringsgrundlaget under thorning der var ikke

overklassekamp i det her den anden dag for nu skulle der bydes over i forhold til hvem der kunne give

et eller to konkrete eksempler på

man ifølge liberal alliance ikke går langt nok i det konservative udspil og i givet fald også hvad for noget af det man har tænkt sig at gøre til en vigtig del af et kommende samarbejde i en regering

ting der er vigtige for os jamen det er vigtigt for os at registreringsafgiften

falder det er vigtigt for os at skatten i bunden bliver lettet det er også vigtigt for os at marginalskatten bliver sænket det er vi altid villige til at gøre og det synes jeg

et flertal i folketinget for at gøre fordi

er en særlig klog måde at beskatte på

et ekstremt stort velstandstab hvad

den måde at beskatte på så

der er rigtig mange afgifter og skatter vi gerne

og når der er et hul for at sænke en af dem slår vi til og det synes jeg vi har vist at vi sådan set har haft succes med siden to tusind og og femten endda er

flere gange det virker borgerne til at være

man har gode ting på hylderne men jeg hørte også i svaret til min kollega fru pernille rosenkrantz theil

havde tænkt sig at stille nogen krav på forhånd der var ligesom ikke noget

ville være ultimativt fordi man ville pege på lars løkke rasmussen som statsminister

som overhovedet muligt og og det synes jeg vi er lykkedes med det synes

nævne os og hvor meget vi får igennem

om at næste generation får bedre muligheder

to procent altså det såkaldte omprioriteringsbidrag på vores uddannelsesinstitutioner

at man vælger at lave så store besparelser på fremtiden

mange år det er rigtigt at der er et omprioriteringsbidrag og pengene er jo blevet

det de er blevet taget fra men så til andre steder og det er jo bare et faktum

er der bare færre penge at gøre godt med der hvor man synes

når man ser på udgifterne i danmark til undervisning især på de videregående uddannelser så er de steget eksplosivt gennem de sidste

ikke kommet flere penge per studerende og derfor

synes jeg ikke man kan tillade sig at sige at

kæmpestore udgifter man kan i hvert fald ikke sige at der her er tale om investeringer anerkender liberal alliance slet ikke at både de studerende underviserne universiteterne professionshøjskolerne siger at de har for få penge

studerende og udgifterne er også steget og der er jeg bare af den overbevisning at den sidste studerende der kommer ind

for det gør den sidste studerende nu engang

stordriftsfordele når der sidder

halvtreds mennesker i et auditorium så

er klimafornægter eller ej men jeg tror at det seneste

at man anerkender at klimaforandringerne er menneskeskabte en af de sektorer hvor vi ved vi bliver nødt til at sætte ind

vi ikke skal have landbrug i danmark det betyder at vi skal have et

via eu midler der jo i første omgang kommer fra danmark

også har fået en hjælpepakke oven på tørken i sommer hvad mener liberal alliance der skal til inden for landbruget som jo er er enormt skattesubsidieret skattesubsidieret i dag

ny teknologi det er nye måder at lave produktion på

set ret optimistiske vi er ikke et klimafornægterparti det har vi ikke været i mange mange år du kan finde citater

man anerkender at man har begrænsede ressourcer

det synes vi ikke altid man har gjort i danmark det er der også flere med god forstand på det der har sagt det er nogle gange

men men svaret er vel ny teknologi og

landbrug og hvor udledningerne bare stiger

at vi skal vente fordi teknologien kommer på et eller andet tidspunkt med en løsning

så ikke stille nogle krav til at udledningen i det mindste skal falde for gør vi

det på alle mulige andre områder at der skal løftes ekstra meget

jeg ved at liberal alliance helst ikke vil lave for store restriktioner i forhold til at folk må købe

også landbrugsproduktion ud af danmark og til lande hvor

miljøvenligt end det faktisk gør

bare sund fornuft og den balance må man

er globale problemer og derfor nytter det ikke noget at vi for at få en god fornemmelse i maven bare går hundrede skridt foran alle andre hvilket medfører at produktion også landbrugsproduktion

til andre lande hvor man så får en endnu

venstrefløjen

muligheder for fri udfoldelse fra borgeren men en af de ting der bekymrer mig

er jo nedsættelsen af integrationsydelsen

konkret betyder at en enlig forsørger

har fem tusind ni hundrede kroner til rådighed om måneden fem tusind ni hundrede kroner

enlige forsørgere i danmark der kan leve for fem tusind

om måneden så er ordføreren ikke enig med mig i at på den her måde tager staten jo sådan set borgerens frie udfoldelsesmuligheder væk

hvem i alverden skal kunne leve for fem tusind

undersøgt om det er men hvordan kan man som liberal der er interesseret i at give den enkelte sin frihed mene at det er okay at man skal

er ikke nogen konflikt mellem det at være liberal og skære på de her ydelser

de ydelser er finansieret af andre mennesker som bliver tvunget til at betale

det er der ikke nogen grund til at lægge skjul på

ydelsernes niveau betyder noget for tilstrømningen af flygtninge til danmark

lyset af at vi kan konstatere at

skal vi have tilstrømningen ned og der er det her ét element men på trods af de her lave ydelser eller måske

det positive i de her år at beskæftigelsen stiger for flygtninge den stiger endda ret markant og der har vi bare den opfattelse at vi

noget problem med at folk i en kort årrække har meget lave ydelser

også socialpolitisk er det rigtige at gøre og der er der bare en forskel mellem

vores to partier hvor i foretrækker at folk går rundt på passiv forsørgelse hvilket

øger risikoen for en lang række andre problemer foretrækker vi at folk kommer ind på arbejdsmarkedet og man kan ikke

at man faktisk har overskud til at søge job og ikke kun skal bekymre sig om at

måneden eller at ens børn ikke trives i skolen eller ikke har noget ordentligt vintertøj på

skal være et incitament til at søge arbejde

balancen og det virker helt skørt at man skal så langt ned at det hedder fem tusind

næppe fordi ydelserne er lave men nok fordi man lavede iguen og trepartsaftalen som faktisk

i den udvikling så jeg bliver bare nødt til

forestille sig at man som enlig forsørger med to børn i danmark kan leve for fem tusind

måneden

det er det ikke men det bidrager positivt til

som flygtning man får penge man får andel i det offentlige forbrug

rigtig godt

vi skal ikke være naive i forhold til at det også betyder noget for hvor mange der kommer hvor meget man får der har vi så et politisk ønske

og det er vi langsomt men sikkert

opnå tilstrømningen i år er den laveste i ti år og det synes vi er rigtig godt

og de penge man får er betalt af andre der går på arbejde og

fordi man var træt af den for store indflydelse

det er det parti som i dag har udviklet sig

til liberal alliance og når man ser på den her finanslov og i det hele taget på de seneste par år

bare sige at det der startede

i forhold til en eller anden form for borgerlig anstændighed jo er blevet en en skødehund for dansk folkeparti altså ser man på de finanslove der er lavet ser man på hvad det her parti accepterer

det der startede som som ny alliance for nogle år siden det er en sørgelig deroute

lindholm altså jeg kan høre at at liberal alliance går meget op i forholdene for vores erhvervsliv i vækst og eksport

et helt enkelt spørgsmål hvad tror ordføreren har størst negativ betydning for dansk vækst

affaldsgebyret som man har afskaffet her eller de historier der har kørt i verdenspressen om den nye øde

det er utrolig sørgeligt at se at flere medlemmer af det her folketing er gået til den internationale presse og fuldstændig

og ikke fortalt hele sandheden om den ø det synes jeg er virkelig

at man på den måde vil sætte sit eget land i et dårligt lys

fremme sig selv ja

næsten ikke ord for vi har det fint

udgifterne er ikke så høje som

jo faktisk meget ærlige her vi tæller alting med udgifter som ikke bliver talt med på kærshovedgård altså udgifter til politi og så videre

den tillid de er blevet mødt med det er folk der har

begået vold vold med døden til følge

hvor de er og vi vil have dem adskilt fra de andre på kærshovedgård hvor der

er almindelige afviste asylansøgere det kan

fra ghana og vi synes ikke at han skal bo med en islamist

renommé som som danmark har fået med smykkeloven

i dag er det er regeringen som fortæller én ting herhjemme og én ting

næsten otte hundrede million kroner altså per flygtning

er prisen betydelig højere end en luksussuite på dangleterre

plejer at gå meget op i at passe på borgernes penge det siger man i hvert fald og det

på den her virusø kunne de penge ikke have været brugt mere fornuftigt for eksempel tilbage i borgernes lommer

hensyn vi har her er at vi vil afskærme de her mennesker fra resten af samfundet fordi de

den tillid og den gæstfrihed de er blevet vist det her

dybt dybt kriminelle mennesker som har ødelagt

er udgifterne til politi indregnet det bliver de ikke på kærshovedgård og

men ja selvfølgelig er de lidt højere men det er fordi vi har et politisk ønske om at få dem

mener man så også at statens opgave faktisk hovedopgaven er at beskytte borgere fra banditter og kriminelle

skatteudspil og indholdet og derfor

af de forskellige initiativer altså eksempelvis

flere skattelettelser altså ønsker man at

yderligere ned på det offentlige forbrug i forhold til

brugt ved at de blev i borgernes lommer så der blev

skabt et incitament til at arbejde og investere

ville øge borgernes velfærd og når vi nu har produktivitetskommissionens ord for

inden man

og sund

liberal alliance meget vigtige forslag om at lette afgiften på privatfly jo er kommet igennem i finansloven

jeg kender ikke personligt nogle der der ejer et privatfly

vil godt følge fru julie skovsbys spørgsmål op

hvis det er således at man mener at man skal effektivisere før man bruger eventuelle yderligere ressourcer hvad betyder det så i givet fald i forhold til den sundhedsreform sundhedsreform som vi må forvente regeringen spiller ud med

det en sundhedsreform som efter

og liberal alliances synspunkt ikke skal finansieres med ressourcer

råderummet men alene skal finansieres ved at lave strukturelle ændringer

virksomhedsfly som bliver indregistreret i andre lande og

godt kunne blive indregistreret i danmark det er det samme

sat penge af til en sundhedsreform på den her finanslov

fem hundrede million kr der er afsat og det det bakker vi helt op om

man ikke kan prioritere på enkelte områder det betyder jo ikke at at der ikke er enkelte områder som kan

plan hvor vi også tager højde for det demografiske træk ja der er nogle steder hvor der kommer flere ældre og der skal selvfølgelig være flere penge men

et effektiviseringspotentiale og det synes vi bare man skal udnytte

lyset af at man har så højt et offentligt forbrug i i danmark og at der er andre hensyn for eksempel også til at vi bliver mere velstående og også bare et hensyn til

når man tager så mange penge fra fra borgerne i skatter i danmark

umage med at de bliver brugt effektivt synes vi man har en forpligtelse

det potentiale ikke er udnyttet synes vi man skal gå i gang med at udnytte det

på offentligt

olsens reference er til det summerede tal over nogle år

ikke desto mindre

når man kigger på de forgangne år under den nuværende statsminister

det et udtryk for den måde som liberal alliance mener man også skal føre sundhedspolitikken på fremover altså at det er et meget meget begrænset antal yderligere hænder

der skal håndtere de mange flere patienter der vil komme

den her finanslov for at øge personalet og

der bliver optaget

og halvtreds flere læger og endnu flere

god grund til og det bakker vi fuldstændig

fortælling om at en højere produktivitet medfører at man skal løbe hurtigere altså

og det ved herre benny engelbrecht jo godt ofte

stiger arbejdsglæden også fordi man bruger sine ressourcer mere fornuftigt og de steder

eksploderet og har det givet en bedre service til borgerne

i finansloven har man jo besluttet og jeg er klar over at

afgiften ned på øl og vin selv om danmark er det land i europa hvor flest unge drikker sig fulde og selv om vi ved at alkohol i ungdommen skaber grundlag for et senere alkoholmisbrug

om ordføreren ikke er enig i at

prisen på alkohol er en afgørende faktor for

i stedet for og når de kører over grænsen har de faktisk en tilbøjelighed til at købe endnu mere end de ville

hvis de havde kunnet købe varerne til samme pris i deres

jeg får nok også selv købt mere end jeg ellers ville have gjort men så må jeg også bare sige at de fleste langt langt hovedparten har faktisk et fornuftigt forhold til alkohol og kan godt finde ud af at styre det

julefrokost de sidste par uger og har fået lidt at drikke og så bliver der en god fest

alkoholproblemer er bestemt alvorligt men det skal ikke altid bare styres med højere afgifter som så går

bruger ordføreren så økonomiske argumenter

det er jo forbundet med meget store omkostninger

der dør om året af alkoholrelaterede sygdomme og

fire gange højere blandt mennesker med alkoholproblemer

at se på det regnestykke altså at det

langt langt de fleste

har et fornuftigt alkoholforbrug og der er alkohol

engang løse problemerne det er ekstremt komplekse problemer som ofte handler om alt muligt andet og de vil ikke blive løst om så vi forbød alkohol

skal tage vi har meget høje afgifter på de her ting i dag og det rammer så det kæmpe store flertal

problemer med alkoholmisbrug og det er altid super tragisk og synd

for de mennesker og deres nærmeste men det det er desværre så komplekst at det

spørgsmål til liberal alliances satsning i forhold til ældrepleje som desværre aldrig rigtig blev fulgt op med ressourcer som i det mindste kunne følge med den demografiske udvikling altså det forhold at vi får flere og flere ældre liberal alliance har ved andre lejligheder eller de andre år peget på at afbureaukratisering var løsningen og svaret på problemerne i ældreplejen og der er også lavet en meget stor kulegravningsundersøgelse

at pege på afbureaukratisering den viste at

jeg er egentlig lidt interesseret i at høre om liberal alliance selv tænker at de er nået i mål med satsningen i forhold til

tidligere finanslove altså vi har en ældreminister som har

specielt samarbejdsvillig når det kom til afbureaukratisering jeg må sige og det står for egen regning at det undrer mig personligt at nogle af de organisationer som har talt meget om afbureaukratisering

varetage deres medlemmers interesser for når jeg taler med deres medlemmer

mange ting der kunne gøres bedre meget der kunne afbureaukratiseres

på at der var mulighed for at afbureaukratisere nemlig hvis

man ville prøve at gøre op med alle de transaktionsomkostninger der er forbundet med udlicitering men der blev der

har vi stadig væk til gode at kigge på men jævnfør prioritering synes jeg alligevel det er interessant at der

på finansloven til en ø det er langt over det beløb som regeringen afsætter på den samme finanslov til ældrepleje hvordan synes liberal alliance at prioriteringerne hænger sammen lige nu

opbevare nogle hårdkogte kriminelle og afskærme dem

det valg synes vi i liberal alliance er et fint valg

et tredje udrejsecenter men de andre udgifter er permanente udgifter som jo er langt langt større fordi det er udgifter der finder sted

også ordfører for natur miljø energi forsyning og grøn omstilling

inden jeg kom i folketinget jeg har arbejdet med den

miljøpolitisk rådgiver i civilsamfundet i naturfredningsforeningen ja jeg har været vidt omkring hele mit voksenliv har jeg kæmpet for kloden og for klimaet og for miljøet nu kæmper jeg så her i folketinget både som ordfører for grøn omstilling og nu også som finansordfører og er der noget jeg har lært så er det at tingene hænger sammen den grønne omstilling skal være tværfaglig den kræver nemlig at vi omstiller alle samfundets sektorer at vi ændrer måden vi lever organiserer og transporterer os på at vi udvikler en mere bæredygtig økonomisk model der er vi langt fra endnu men det er bare med at komme i gang for selv om det kommer til at koste kroner og øre

bliver det altså kun endnu dyrere hvis vi venter og det bliver vores børn og børnebørn som så kommer til at hænge på regningen desværre synes jeg netop at det er det man gør med

som man siger og dermed forsømmer man reelt muligheden for at tage det ansvar som der er brug for

handler den her aftale mest om udlændingestramninger og ikke så meget andet det skal jeg nok sige noget mere om senere men først vil jeg lige sige lidt mere om de manglende grønne investeringer og ambitioner

der bekymrer os allermest i alternativet det er desværre ikke kun et dansk fænomen

det her med de manglende grønne ambitioner klimatopmødet i polen blev ikke den succes som verden virkelig har brug for man tog ganske vist nogle små skridt i den rigtige retning men der er lang vej igen

her skal man så i øvrigt notere sig at verden kommer til at ændre sig markant

en grader for eksempel vil halvfjerds til halvfems procent af verdens koralrev forsvinde

vil komme til at mangle rent drikkevand mens andre vil blive drevet på flugt af naturkatastrofer hungersnød

det er som sagt hvis vi når de

en grader som ikke er realistisk med de nuværende klimaplaner sandheden er at vi har rigtig rigtig travlt klimakrisen er allerede i gang med at ændre verden som vi kender den det er ikke længere bare noget der foregår i grønland eller på nordpolen og det er heller ikke bare noget vi kun kan læse om i rapporter og lange analyser nej klimakrisen er her den er her nu lige tæt på og langt væk den er over det hele og vi mærker den i stigende grad også på vores egen krop tænk bare på sommeren 2018 på skovbrande i europa og usa varmerekorder

tørken de gule græsplæner og knastørre køkkenhaver og hedebølgerne der kostede to hundrede og halvtreds mennesker i danmark livet ifølge statens serum institut alt det stod min forgænger fru josephine fock faktisk og sagde allerede ved førstebehandlingen af

for behovet er ikke blevet mindre tværtimod der er stadig brug for større ambitioner højere klimamål og flere grønne investeringer faktisk er der brug for et hidtil uset højt

verdens regeringer hvis vi skal nå en gradersmålet derfor ligger det mig meget på sinde at slå fast at det altså ikke længere

vi gør ikke nok i dag hverken i danmark eller ude i verden men det kunne vi sagtens vi kunne i hvert fald gøre meget meget mere

opbakning fra befolkningen

derfor set helt anderledes ud først og fremmest ville vi have brugt anledningen til at oprette et nyt grønt superministerium et ministerium for grøn omstilling

for natur en for miljø en for klima og en for global grøn omstilling og så skulle det overtage finansministeriets dominerende rolle så udgangspunktet blev bæredygtig udvikling

økonomisk vækst så ville vi også have kickstartet afviklingen af olie og

nordsøen og sat et mål om at opføre en stor havvindmøllepark om året det har vi nemlig brug for hvis det skal lykkes at nå alternativets mål om at blive fossilfri

fem og tredive alt i alt ville vi faktisk investere yderligere firs milliard kroner i en grøn omstilling hvis vi havde haft magten et historisk højt beløb ja men også et beløb som vi har finansieret i vores regeringsprogram

eller på at lempe arveskatten hvis vi bestemte men ærlig talt det tror vi faktisk godt at borgerne kan undvære når pengene i stedet går til at fremtidssikre planeten og hele samfundet noget jeg til gengæld tror borgerne vil få svært ved at undvære

menneskerettighederne eller måske mere måden vi møder og behandler flygtninge og udlændinge på her i landet vil jeg gerne sige lidt om anledningen er selvfølgelig

men anledningen er også at menneskerettighederne fyldte halvfjerds år for nylig den dag stod rigtig mange politikere klar til at fremhæve konventionernes betydning for demokratiet for eksempel så jeg at finansministeren var ude og hylde menneskerettighederne på sin twitterprofil

rigtig fint men jeg må også indrømme at jeg blev lidt forvirret for lige så enig jeg var med ham da han hyldede menneskerettighederne på twitter lige så dybt uenig var jeg med ham da han få uger forinden stod i tv og jublede over sin finanslov fordi den går til kanten af konventionerne måske endda endnu længere hvordan kan man den ene dag hylde menneskerettighederne for så kort tid efter at udtrykke glæde over at udfordre dem

jeg forstår slet ikke den her tendens hvor det nærmest er blevet et succeskriterium i sig selv at udfordre konventionerne betyder det så at jeg er overrasket over indholdet i

den har ført igennem flere år en politik hvor man med alle midler smykkelov integrationsydelse

forsøger at forringe forholdene for flygtninge og udlændinge der skal ikke herske tvivl om at det er en politik som vækker stor bekymring hos alternativet og vi er bestemt ikke de eneste bekymringen deles af fn mellemfolkeligt samvirke institut for menneskerettigheder jurister menneskerettighedsadvokater og professorer af politiske partier som alternativet enhedslisten radikale og sf og af borgere der går på gaden og demonstrerer mod det menneskesyn som også gennemsyrer det her

konventionsstridigt ved jeg ikke men det er i hvert fald ikke særlig sympatisk en anden ting er og det synes jeg faktisk er værre at man samtidig vælger at forringe forholdene for flygtninge som i forvejen er blandt de mest udsatte i samfundet for sagen er jo at denne aftale tager penge fra nogle af de mennesker som i forvejen har allermindst det er ikke dem der får gavn af afgiftsnedsættelser på lystfartøjer eller fly nej det er dem der lever

integrationsydelsen for eksempel den enlige forsørger som fremover skal klare sig for to tusind kroner mindre om måneden to tusind kroner

altså mange penge det er ikke noget man bare brænder af på et par sko i hvert fald ikke hvis man lever på integrationsydelsen gør man det er

noget man bruger på mad på medicin på sine børn på at dække andre helt basale udgifter og hvis ikke pengene er der ja så er der heller ingen mad og medicin eller penge til en børnefødselsdag ærlig talt synes jeg det virker absurd at man nu igen forsøger at forringe niveauet for de her mennesker det mener vi er helt forkert hvorfor øge risikoen for at der bliver flere fattige mennesker i danmark på et tidspunkt hvor vi næppe har været rigere vi har så rigeligt råd til at rulle integrationsydelsen og kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen tilbage det foreslår vi også i vores regeringsprogram og det behøver vi altså

at fortælle os vi bør gøre

sidst vi var samlet til en større debat her i folketingssalen var vel til åbningsdebatten og kort forinden var kim larsen desværre gået bort det kastede blandt andet nogle gode citater

lige lyst til at lade mig inspirere af den oplevelse derfor vil jeg gerne slutte af med en lettere omskrivning af et skønt kim larsen

hvis ikke den skal hjælpe de svageste men også fremtidens generationer og klimaet for de rigeste og de nuværende generationer skal jo nok klare sig

man stiller med sin egen statsministerkandidat jeg vil bare bede om at

ordføreren genbekræfter at det bliver sådan at man ikke lægger mandater til en socialdemokratisk statsminister

hvad er årsagen hvad skulle en statsministerkandidat fra

levere til alternativet før det i givet fald ville blive sådan at man alligevel kunne overveje

selv kan danne regering men det er jo det vi peger på vi peger på vores leder uffe elbæk

sætter vi vores mandater fri vi sætter dem fri af blokpolitikken og fri af politiske alliancer fri til at arbejde

og alle de ting vi har stående i vores regeringsprogram fra sag til sag

eller også står man fri efterfølgende og stemmer sag

selv kommer i spidsen for en regering

vi bruger vores stemmer

i vores verden nummer et den er den mest presserende

procent mere natur i danmark det er jo slet slet ikke nok står det til os

tage tage arealer ud af landbruget de såkaldte lavbundsarealer og få dem omdannet til natur og en række andre tiltag som kan vende

tilbagegangen i biodiversitet i danmark til en fremgang

og det er meget små arealer vi taler om det man skal gøre i stedet for

er at man jo skal tage en principbeslutning om

tage hele statsskovsarealet ud af omdrift det er så atten procent af danmarks skove tilbage er der stadig

som man kan bedrive skovdrift i i de private skove men nogle af dem vil jo også være relevante at lave natur i på den måde vil vi få meget mere natur og det er jeg glad for vi kan

skabt meget mere natur i skovene for eksempel og over en meget kortere årrække jeg tænker sådan noget kan fritlægges over

have en ugentlig fridag

et par hundrede milliarder kroner alternativet

heller ikke hente den sidste olie olie op af nordsøen

når man fører sådan en økonomisk politik

har jeg svært ved at se at alternativet vil kunne få råd til at lave de massive investeringer i klima og i grøn omstilling

hvordan hvordan hænger hænger alle de her løfter fra alternativets side sammen med at man også rigtig gerne vil bruge

en såkaldt finanseringsplan for vores regeringsprogram

pensionsmidlerne det er et forslag som vismændene har peget på i en anden sammenhæng

ugentlige fridag og der er ingen finansiering til at lukke det hul

nordsøolien medfører

så der er altså nogle store huller og

overskud som vi kan arbejde med på forslag der skulle komme til

vi har ikke udmøntet alle de firs milliard

i aktiviteter så nogle af dem kan

nok bruges til det med hensyn til det med nordsøen vil jeg sige at jeg tror det er voldsomt overestimeret hvor meget vi kan tjene på nordsøen også selv om vi hiver alle

der er kendt derude men det skal vi jo netop

hive mere end tyve procent af de kendte reserver op af nordsøen

på forskellige områder for eksempel senest kød sf er jo jo enige i retningen vi skal

omlagt vores forbrug den måde vi spiser på vores landbrug måden vi transporterer os på og så videre

social ubalance det er dem der har mindst der bliver mest berørt af det så for at sikre en social balance hvad vil alternativet så

gøre for at det ikke dem der har mindst der skal betale for

men det er for at vise at der her er en høj klimabelastning

sådan at det gælder alle afgifter det gælder tobaksafgifter

og det gælder også en afgift på kød og der er det jo sådan at hvis man tager

også halvere momsen på frugt og grønt

den mest saglige vej at gå i forhold til det andet er vi jo enige om at

afskaffet fattigdomsydelser osv så den gruppe også vil få flere penge men

i vores repertoire og dermed i vores program vi foreslår

alternativets ønske om at pege på

men hvis nu det sker at alternativet ikke kan finde flertallet alene

og dermed kan de arbejde frit for alle vores politikområder og der er ikke noget specifikt vi slet ikke interesserer os for eller kun interesserer os for

fint forhandlingsforløb er det et lignende forhandlingsforløb alternativet forventer efter næste folketingsvalg hvor man går meget åbent ind

selv siger er blokpolitik

ligner vores egen politik og vi kommer til at stemme imod politik som ligger langt fra det der er vores politik

vi ind og var med i nogle forhandlinger og sagde hvis vi kan få gjort det her tilstrækkelig grønt

vi godt være med ellers er det uinteressant jeg forestiller mig at det er noget i den

en samlet oversigt over de drivhusgasreducerende og drivhusgasøgende

så kunne man jo forholde sig til om de der økonomiske forslag også havde nogle negative

som trak i den rigtige retning og man derfor ikke udelukkende skulle prioritere økonomiske hensyn men

lidt skuffende at der så kommer et svar

men jeg jeg har set det her i dag hvor der

er i stand til at tælle tallene sammen og så har man så en lang liste over nogle ting som er

og minusser i det store regnestykke jeg vil gerne høre

finansordføreren for alternativet

er tilfreds med det sene og mangelfulde svar der er kommet fra ministeren og om om ordføreren kan se at der er nogle måder vi kan arbejde med det her på frem mod

hvordan man kan lave et grønt balanceret regnskab

officielle regier og jeg synes det ville være oplagt og passende

regeringen og finansministeren sagde nu integrerer vi det her fuldstændig i arbejdet med finansloven fremadrettet det ville være vores forslag og vores måde

nemlig det her med kødafgiften på sytten kroner

det er jo ikke særlig gennemtænkt jeg kunne godt tænke mig at høre

danskerne spiser jo kun cirka halvdelen af det oksekød der bliver produceret i danmark og

har altså en kæmpe klimabelastning i danmark

de danske forbrugere kan få lov til at betale en afgift og hvis de køber det hakkede billige oksekød

de komme til at betale forholdsvis meget i forhold til

ikke se at der er et hul i forslaget når man kun vil lægge afgifter på halvdelen af den danske oksekødsproduktion

forbruget af det kød som har den

som vi tidligere har debatteret her

kødproduktion i danmark og meget af den går til eksport

der ligger i det skal vi jo også have set på men det tror jeg fungerer bedst

og vi starter med det røde oksekød

danmark

siden valget har

i otte og halvfems ud af landets otte og halvfems kommuner er en større andel af borgerne kommet i

velstanden er vokset med over ni tusind kroner per dansker

sådan sagde statsministeren da han åbnede folketinget i oktober nu skriver vi december og det er tid til at gøre status hvordan bruger christiansborg de gode tider kigger vi på finanslovsaftalen er svaret billigere øl og vin privatfly lystyachter en asylø og sytten kroner mere om måneden til de dårligst stillede pensionister

alt for lidt om hvordan vi sikrer vores børn en bedre fremtid alt for lidt om hvordan vi fremtidssikrer vores velfærd sådan går det når dansk folkeparti får lov at bestemme radikale venstre har svært ved at se hvordan den her aftale bringer danmark fremad løser problemer skaber en værdig alderdom og giver lige muligheder til alle vi stemmer for finansloven ved tredjebehandlingen men vi vil bruge debatten her og

statsministeren siger at regeringen kæmper for et

men når det kommer til handling spares der år efter år på uddannelse og der rulles nye uddannelseslofter ud senest over internationale studerende uddannelse er vores lands råstof det har skabt vores velstand vores konkurrenceevne og det meget lige samfund vi har vi ved at uddannelse medfører beskæftigelse derfor er det helt hovedløst med de årlige besparelser som risikerer at medføre lukninger af institutioner og uddannelser i landdistrikterne og generelt forringe kvaliteten af vores uddannelser uddannelsesbesparelser tager muligheder fra mennesker ikke mindst i vores landområder vi saver i den gren vi sidder på

vi vil gerne have investeret mere i vores folkeskoler børnehaver vuggestuer og dagplejen

formes hvor de leger hvor de lærer og hvor vi bryder den negative sociale arv og gør mennesker til den bedste udgave af sig selv men der er simpelt hen for få voksne der er for få penge til at hæve normeringerne det kan vi gøre bedre et friere danmark starter med massive investeringer i vores børn og unge

statsministeren siger at regeringen kæmper for et rigere danmark jeg ville ønske at statsministeren havde mødt saad som jeg mødte på løve apoteket i herning for nogle uger siden saad er syrisk flygtning han flygtede fordi han som apoteker havde hjulpet oppositionen

i danmark har han først taget farmakonomuddannelsen og tager formentlig snart uddannelsen som farmaceut han arbejder og har lært dansk selv om både venstre

siger at de er for integration har begge partier ladet sig trække rundt i manegen af dansk folkeparti med det såkaldte paradigmeskifte skal flygtninge nu sendes hjem og genopbygge deres land også selv om de er blevet integreret

dansk folkeparti vil tvinge saad til at tage hjem til syrien og genopbygge en diktators regime hvis man er demokratisk anlagt og har en smule sund fornuft ville det da være logisk at

med at tage til syrien og genopbygge et diktatur

og et diktatur med en diktator der bruger giftgas mod sin egen befolkning men sund fornuft er åbenbart

virksomhederne at rekruttere udenlandsk arbejdskraft df sagde nej og tvinger nu

regeringen til at udvise udenlandsk arbejdskraft

siden to tusind og tretten er der ifølge regeringen kommet tredivetusind ikkevestlige indvandrere i job når man letter skatten på øl

skyldes det især bidraget fra de mange nye danskere der er kommet i job

med det her paradigmeskift radikale venstre er imod et rigere danmark starter med at vi lader dem der kan og vil danmark blive her vi har brug for dem

statsministeren siger at regeringen kæmper for et tryggere danmark og bruger så syv hundrede og halvtreds million kroner på en gang symbolpolitik i

selv om borgerne i området er skræmt fra vid og sans der bruges flere penge på en asylø end der bruges på at løse klimaforandringerne og forbedre vores natur i den her finanslov

ambitioner i forhold til den trussel klimaforandringerne udgør for vores børns fremtid vi så forleden at danskerne kører mere og mere i bil i radikale venstre er vi ikke imod bilisme men vi vil gerne have mere bilisme på vedvarende energi men selv om statsministeren i sin åbningstale satte et flot og ambitiøst mål på en million grønne biler om kun tolv år kunne regeringen kun levere tusind grønne biler om året da der skulle handles for sådan går det når dansk folkeparti bestemmer med det snegletempo vil det tage tusind år før vi når statsministerens mål det kan vores børn ikke vente på

finanslovsaftalen for to tusind og nitten var en gylden mulighed for at finde rigtige løsninger på virkelighedens problemer for at finde modet til at bruge de gode tider til at løse de store problemer der ikke forsvinder af sig selv og skabe et grønnere friere stærkere danmark i stedet endte vi med symbolpolitik dansk erhvervsliv har brug for arbejdskraft radikale venstre vil lave reformer lade udlændinge der kan og vil komme til landet og arbejde og vi vil investere i uddannelse df tvinger regeringen til det stik modsatte børn og unge har brug for gode uddannelser for at opnå frihed og job radikale venstre vil investere i skoler og uddannelser

regeringen og df valgte at gøre det stik modsatte vores jordklode har brug for at vi omstiller os og bruger vedvarende energi i langt højere grad radikale venstre vil investere massivt i skatteomlægninger særlig i vores transportsektor regeringen og df gør det stik modsatte vi har mistet en gylden mulighed for

de gode tider på andet og mere end bare symbolpolitik

stiller en række ændringsforslag som vi skal stemme om senere og at vi stemmer imod de ændringsforslag som regeringen og dansk folkeparti er kommet

stor respekt for at man også står på mål for den politik som

man gerne vil føre stor respekt for det og derfor vil jeg gerne spørge det radikale venstre som jo har sagt at man

pege på en socialdemokratisk ledet regering

vi har forstået det hvordan ser ordføreren så nu

begynder at bakke på den dagsorden der har været ført igennem flere år

gerne stramme udlændingepolitikken men nu begynder man at bakke tilbage man vil ikke stemme for at få et tredje udrejsecenter man vil ikke stemme for at hjemrejseydelsen altså den tidligere integrationsydelse

et positivt tegn set fra det radikale venstres synspunkt som jo tidligere har sagt at hvis man ikke ruller nogle af de stramninger tilbage som der er kommet over den sidste valgperiode så kommer der ikke en socialdemokratisk ledet regering

inde for den retning en regering har og det handler ikke kun om udlændingeområdet det handler om politik generelt i morgen skal vi stemme om en sag jeg går meget op i nemlig danske statsborgeres mulighed for at have deres ægtefæller og ægtefællers børn her

at stemme imod vores forslag så jeg kan vist rolig sige

stemmer gult altså hverken for eller imod den her flygtningeø asylø og jeg ved helt ærligt ikke hvordan man skal tolke det

vi må må se hvad nogle forhandlinger på et tidspunkt leder til vi ser gerne at man tager børnefamilierne ud af sjælsmark

den kaserne til at have de her mennesker på og så

er lige det vi har ønsket siden to tusind

det der var en rigtig god

stemme for mener de radikale ikke at det er et klart signal om at man flytter sig i de radikales retning

man slækker på den udlændingepolitik man ellers har givet udtryk for

vi fra radikale venstres side ikke rigtig bruge til noget vi vil gerne have en regering og støtte en regering der beslutter

radikal side kan stå inde for den udlændingepolitik som den regering i givet fald skal føre synes jeg

et tredje udrejsecenter på lindholm at det det er noget som man fra radikales side siger ikke er

skal være med i et kommende regeringsprogram betyder det at det ændringsforslag som de radikale også stiller

komme ud derfra og så kunne man jo benytte sig af den kapacitet

på at indrette en ø så det er vi imod og det kommer vi

selvfølgelig også til at kræve så ved herre jacob jensen også at der kommer en forhandling og at der kommer til til at blive indgået kompromiser og indgår man kompromiser står man jo selvfølgelig ved dem og det kommer radikale venstre også til men det siger sig selv at vi

have nogle ting igennem hvis vi skal

ske det skal flyttes i en retning om det så er øen der skal væk eller det er

nogle alvorlige uenigheder vore partier imellem de radikale er måske det parti her i folketinget er allermest ivrig efter at sætte pensionsalderen i vejret

det bliver der nikket til så det var rigtigt forstået og det er vel den vigtigste finansieringskilde overhovedet i de radikales

også nikket til jeg kan nok ikke overbevise de radikale om at det det er bunduretfærdigt over for de mange hundrede tusinde der kommer tidligt på arbejdsmarkedet og som alene af den grund ikke får så mange gode år efter arbejdslivet som de radikales kernevælgere men så kan ordføreren måske svare på hvad skal alle de mange hundrede tusinde mennesker leve af som i de kommende mange år hvor pensionsalderen bliver sat i vejret bliver tvunget ud af arbejdsmarkedet længe før de når pensionsalderen når man samtidig ser på alle de forringelser af efterløn dagpenge førtidspension sygedagpenge og kontanthjælp som de radikale selv har været med til at gennemføre

i radikale har vi taget los forslag til os

der hedder seniorførtidspension som herre finn sørensen

i dag er der jo ikke mange der kommer på den ordning fordi det er alt for svært og forslaget fra lo som

vi simpelt hen har kopieret er at man skal kunne komme på seniorførtidspension alene på en lægeerklæring

synes vi at vi har imødekommet den kritik som også rigtig mange radikale har selv om de ikke er i den løngruppe for

er nemlig mange radikale der tænker på andre end sig selv og lavet en særlig ordning for de folk der er nedslidte

skal blive nogle år ekstra for at vi har en større samfundsøkonomi

investere i børn og unge og velfærd og klima

det handler jo i det hele taget om en retfærdighed i spørgsmålet om hvor mange gode år

få efter arbejdslivet altså et seniorliv frem til at man kradser af på et eller andet tidspunkt hvilket er uafvendeligt for os alle sammen men som der jo er en meget stor ulighed i når man kigger på befolkningens

fjerdedel med de laveste indtægter og de laveste uddannelser og så den anden fjerdedel oppe i toppen der er for mændenes vedkommende cirka ti års forskel i levealder det er jo en grundlæggende uretfærdighed som vil medvirke

være årsag til at hundredtusindvis af mennesker i de kommende år efterhånden som pensionsalderen bliver sat i vejret bliver tvunget ud af arbejdsmarkedet enten fordi de ikke kan følge med tempoet uden at være specielt

klar til førtidspension eller fordi de ikke har fået den fornødne uddannelse det er to væsentlige årsager til

forladt arbejdsmarkedet længe før pensionsalderen allerede i dag hvor en fjerdedel af 3fs medlemmer jo er røget ud af

men det løser jo slet ikke det problem vi taler jo om hundredtusindvis af mennesker efterhånden som pensionsalderen bliver sat i vejret så spørgsmålet er igen hvad skal hele den gruppe leve af som ikke lige

mig meget hvor meget lavere middellevetid en slagteriarbejder har end mange af os andre derfor kan jeg godt forstå spørgerens spørgsmål jeg mener at det forslag lo og radikale er kommet med vil løse det

mange af dem der er nedslidte og vil kunne komme på den ordning vi foreslår er også dem der har en reduceret middellevealder så jeg mener faktisk

vi har udvundet olie og gas fra nordsøen i

omkring en tredjedel af den produktion

ordførerens parti er jo med i en aftale hvor man har investeret yderligere givet skatterabatter og vil forlænge

når jeg så lytter til klimavidenskaben

er der jo ret bred enighed om at man skal lade firs procent af de kendte reserver blive i jorden

udvinde tyve procent når jeg så går ind og kigger på geus opgørelse af hvad vi har

og dividerer det op med hvor meget vi plejer at hive op om året

det altså ganske få år vi har tilbage hvis vi skal leve op til de her tyve

at man laver en afviklingsplan over måske ti år og får det gjort støt og roligt

tage at anvise hvor man så vil fjerne henne i velfærdssamfundet det var det jeg spurgte herre

miljøet og for

arbejdsmiljøet at den olie der kommer til at blive forbrugt bliver udvundet i danmark end i et uland

set nogle eksempler på udvinding af blandt andet kul der er foregået på en helt horribel måde så vi mener det er bedre at vi udvinder den

olie der alt andet lige kommer til at blive brugt og så giver det jo altså de her over hundrede milliard

så kunne bruge på grøn omstilling i stedet for

må udvinde tyve procent af de kendte reserver det vil sige at alle jo skal gå i takt i den her retning

vi har foreslået en hurtig afvikling på omkring ti år og der tror jeg faktisk

os hen alligevel altså om ti år

vi står i den situation at lige meget hvad

vores forbrug af fossile brændstoffer og vi går efter efterspørgslen men når der er en efterspørgsel efter olie synes vi det er logisk at vi bør prøve at udvinde det vi har vi har jo allerede foretaget rigtig mange investeringer og derfor kan vi lige så godt tage det sidste med op og tjene de penge

de radikale kan pege på socialdemokraterne

helt præcist der skal rykkes er det bare en enkelt lille ting eller er det sådan at i synes der skal være et større skifte i udlændingepolitikken med et andet fortegn end

og hvor meget held radikale venstre kan have med

går efter at få et stort skifte i udlændingepolitikken vi synes det er skidt at virksomheder ikke kan få lov at rekruttere international arbejdskraft vi synes det er skidt at danske statsborgere ikke kan have deres ægtefæller og ægtefællers børn her i landet selv om de ikke har gjort noget galt vi synes det er skidt at man med den her finanslov går i gang med at udvise folk der

så vi går efter at få et markant skifte

jo høre at flere andre partier ikke nødvendigvis

men det gør de radikale jo og derfor

før man begynder at pege på som forhandlingsleder formoder jeg så hvad skal der så til før man når dertil hvor man kan pege på dem for

det vil sige at vi gerne vil have en forhandling

så går vi selvfølgelig efter få mest muligt ud af den forhandling

men da jeg kiggede sidst i planen manglede der noget der manglede en tabel for der var ikke nogen finansiering af planen som blev fremlagt det undrede mig lidt

når vi laver planer i enhedslisten

følger finansiering med hvis man kigger på vores plan vores hundrede dagesplan som hedder hundrede dage med enhedslisten

metodenotat med hvor vi præcist beskriver hvordan vi finansierer planen og hvordan vi har regnet os frem til det så alle kan se det

i forlængelse af det spørgsmål som herre finn sørensen stillede

er det igen pensionsalderen der skal hæves er det igen

syge og de arbejdsløse der skal betale altså hvem er det der skal betale den her gang

så benytte spørgsmålet til at sige til min gruppe at vi skal have gjort arbejdet med vores

rune lund har helt ret i at vi mangler at fremlægge den samlede økonomiske politik og det

som jeg også diskuterede med herre finn sørensen

hurtigere så vi har flere penge at gøre godt med til at investere i

og klima og uddannelse og så vil vi også gerne lave den her særlige ordning for folk der er nedslidte

vi bare hæver pensionsalderen uden at tage hensyn til dem

ikke kan arbejde så lang tid så vi kommer med en plan men det er korrekt som herre rune lund antager at det

bekymrer mig utrolig meget er jo at

seniorførtidspension er for folk der er nedslidte men når man bare hæver pensionsalderen

som det så smukt hedder

er ni og tres år altså forestiller det radikale venstre sig at man

form for seniorførtidspension hvis den ordning måtte blive god på et eller andet tidspunkt hvis man er helt nedslidt men har man ikke som slagteriarbejder for

også ret til at have et godt liv i alderdommen hvor man har kræfter

vi lever jo for andet end bare at arbejde og når vi holder op

være så syge og nedslidte at vi dårligt kan være sammen med vores børnebørn altså hvad er det for nogle overvejelser det radikale venstre gør sig her og

er det for en finansiering af to tredive planen ud over en højere pensionsalder

en diskussion i det fællesskab vi har her i

tænkt eksempel fem år mere i livet

være med til at bidrage sådan at vi kan løse klimaudfordringerne og løse de sociale udfordringer vi har der synes vi det er rimeligt at dem der kan bliver længere på arbejdsmarkedet og så skal vi lave en ordning

jeg tror ikke at de kan arbejde til de er ni og tres

kunne kunne man for eksempel

ligger et svar fra skatteministeren til til herre rune lund der opgør at det over en årrække

hvis ikke man vil udvinde olie og gas i nordsøen tror jeg det vil blive udvundet i andre lande så jeg tror ikke det vil have den store klimaeffekt

jo så i hvert fald have den effekt at man mangler pengene i i danmark og i dansk økonomi jeg har svært ved at se at man kan hæve benzin

er det meget svært at få flere penge ud af det fordi der vil ske det at rigtig mange vil

andre lande har det på den måde at

er danmark der gør det mon ikke alle andre lande også mener at det er bedst er dem der gør det

i stedet for alle sammen lade være eller i hvert fald i takt skrue ned som videnskaben

rundtomkring i verden som bruger benzin og diesel

i forhandlinger det gør vi alle sammen og jeg kan huske forud for valget i to tusind og elleve at meldingen fra socialdemokratiet og sf

den skattepolitik som de to partier havde lagt frem var en ny kommende rød regerings skattepolitik hverken mere eller mindre og

blandt andet om en erhvervs og iværksætterpakke der er blandt andet

det går socialdemokratiet nu til valg på at ville afskaffe

jeg bare høre det radikale venstre om det radikale venstre står ved den aftale der er indgået mellem de radikale dansk folkeparti og regeringen eller om de radikale vil støtte socialdemokratiets

kan være med til at skabe mere iværksætteri flere nye virksomheder og flere job og så skal jeg bare

at jeg da håber at historien gentager sig herre torsten schack pedersen for

sytten mandater så det ville jo være ganske fremragende hvis det kunne gentage

også i forhold til hvad der bliver sagt i de kommende måneder op til et

socialdemokratiet regner med

dem forholder sig til de ting som socialdemokratiet har lagt frem jeg kunne da godt tænke mig at høre om nogle af de andre skattestigningsforslag som socialdemokratiet har lagt på bordet

vi har set i det her såkaldte ulighedsudspil er vi ikke tilhængere af fordi vi mener at det går ud over beskæftigelsen og jobskabelsen hvis man gerne vil diskutere ulighed

at diskutere integrationsydelse kontanthjælpsloft og i øvrigt også boligskat som er noget af det der er den væsentligste årsag til ulighed så nej så nej de

det radikale venstre egentlig i rød blok lige gyldig hvilken side i kigger til får i en stram udlændingepolitik og hvis i kigger til os

får i så også den reformvenlige økonomiske politik i gerne vil have så hvad laver i egentlig

hvis vi skal føre en økonomisk ansvarlig politik som vores to partier er enige om skal vi have enten dansk folkeparti

er jo også det vi vil forsøge at gøre igen vi håber selvfølgelig at vi kan få ændret det billede som fru christina egelund tegner ved at få et godt valg

godt alternativ hvis i til gengæld

ordføreren ikke vil give noget klart svar det forstår jeg godt men det er bare

juleferien eller nytårsferien til at tænke

igen på den anden side af nytår

på liberal alliance og det radikale venstre er at liberal alliance opgav sin politik for at komme i regering

er finansieret og vi mener selvfølgelig at

om man tror på det vi så kommer med eller ej det skal også være helt frit for ordføreren men jeg ved at vi deler mange synspunkter med det radikale venstre blandt andet på det grønne område

mig at spørge ordføreren om om man har lyst til

skal have et nationalt regnskab med tre bundlinjer altså en grøn bundlinje en økonomisk

så være at vi fik en lidt mere fælles analyse af hvad det var der skulle til

mål for at nedbringe hjemløshed mål for hvor meget økologi der skulle være

regering arbejdede sådan set med med de tre bundlinjer der var så desværre en del bundlinjer vi ikke nåede at levere på fordi

nogle effekter hvor det er svært at skabe ret meget substans på den sociale bundlinje og også den grønne hvis ikke man laver lidt forandringer det

et håb altså at man måske tager armen lidt ind til sig igen og ikke laver så stor afstand til den økonomiske politik hos

at vi faktisk ikke rigtig har forstået hvordan man regner det har vi

stadig de er der foregår en diskussion i regi af de økonomiske vismænd om at man skal prøve at udvikle regnemodellerne det synes jeg ville være klogt men jeg vil også

pelle dragsted sagde engang i en debat animere til at

vi er fælles om så de ikke bliver politisk valgt

borgerlig grundtanke at det ligesom skal være arbejde der lønner sig

er det så ikke lidt besynderligt at at vi beskatter

burde det ikke være sådan at de penge vi tjener ved at stå op om morgenen i slud og sne og cykle hen på arbejde

blev beskattet lavere end de penge som man får af at have penge altså afkast af investeringer som jo typisk

en mere borgerlig tankegang hvorfor kapitalindtægter skal beskattes lavere end vores indtægt på arbejde så hvorfor ikke lave et switch

vi har meget lav kapitalbeskatning kapitalbeskatningen i danmark er meget høj i hvert

marginale beskatning

som vi lige har stemt for og lavet en aftale om

så selvfølgelig er vi ikke tilhængere af det

man løber en risiko med dem ved for eksempel at investere i en iværksættervirksomhed

derfor synes jeg også det er helt i orden at man at man får en indtægt af det hvis det lykkes at drive den virksomhed frem så har man jo ikke bare siddet på sine hænder så har man

rigtig store dele af indtægterne det der gør mennesker rige

afkast af penge det er penge man bliver rig af

kapitalindkomster på samme niveau som lønindkomster det har vi et svar fra finansministeriet

indbringe lidt under syv milliard kroner

butiksassistenten lagerarbejderen en betydelig skattelettelse ville det ikke være mere

hvis alle lande i verden havde haft det skattesystem danmark

man jo ikke haft den ulighed rundtomkring i verden det svar herre pelle dragsted nævner har jeg ikke set men det vil jeg da sørge

for at få set på umiddelbart lyder det som et forslag som set med vores øjne vil gå rigtig meget ud over jobskabelsen og investeringsniveauet i danmark og dermed

dagens talere fra regeringspartierne og fra støttepartiet det går ufattelig godt

jul og det kunne være rigtig dejligt at gå på juleferie i højt humør desværre er

fireogtredstusinde og femhundrede børn vokser nu op i fattigdom

og deres familier har ikke råd til at holde jul som mange af os andre kan

tolvtusind flere end bare sidste år uddeling af julehjælp har slået nye rekorder og der er ikke engang nok til alle er det en

i danmark

daginstitutioner her i efteråret

så vi på de sociale medier mange pædagoger med et skilt hvor der stod

er underfinansierede og regeringen virker ikke særlig optaget af det der følger i hvert fald ikke velfærdsinvesteringer med i den her finanslov

besparelser efter besparelser har præget vores uddannelser

ungdomsuddannelser professionsuddannelser ve uddannelser og på vores universiteter

to gange men når det er

og unge får en undervisning i verdensklasse at vi får forskning som kan bidrage til nye virksomheder det vi skal leve af i

afhængig af private midler

men besparelser på uddannelse hævner sig og det kommer snart og uanset om man er

burde vi kunne samle os om netop det

omsorg som vi fortæller hinanden er en hjørnesten i vores velfærdssamfund ældre får alt for

den pleje eller omsorg de har fortjent efter et langt liv regeringen har

og på finanslov efter finanslov er

specifikke tiltag på ældreområdet

et røgslør når der samtidig ikke investeres i velfærden til bare at beholde det niveau

og tager endnu mere med den anden

uligheden stiger i danmark

liberal alliance at økonomisk ulighed er et ikkeproblem som venstrefløjen har

de allerrigeste stikker også

os andre de bliver begavet med skattelettelser målrettet de rigeste

det her land fik også en kæmpe gave af regeringen efter et omfattende lobbyarbejde uligheden stiger i de her år men det behøver ikke at være sådan det er et resultat af politiske valg

underdrivelse af dimensioner at vi står over for menneskehedens største katastrofe vi deltager

noget i det store regnskab

og tredive det er rigtig godt men det er en gratis omgang når det ikke bliver fulgt op med handling to tusind og tredive er om højst tolv år og

en aftale der giver tusind elbiler

af benzinbiler

at man hæver afgifter på elbiler og sænker registreringsafgiften på benzinbiler

lagt op til der skal sættes ind over en

regeringen har tilsyneladende utilfreds med at han og klimarådet tillod sig

gøres for at nå vores klimamål og leve op til det vi selv har skrevet under på i parisaftalen heldigvis

der giver jeres mening til kende jer der siger til os politikere at det haster

når vi møder på arbejde og siger hvad bilder i jer egentlig

mens katastrofen bare nærmer sig

på den måde som det ser ud lige nu

grønne ambitioner og give hinanden mere ro på

politik der betyder at tusindvis af børn

en god behandling når vi bliver syge eller undervisning i verdensklasse når vi går i skole

i vores finanslovsforslag afsat to hundrede million kroner mere til plejepersonale på sygehusene og vi har penge til faste teams i ældreplejen

mere ro på flere pædagoger mindre klasser og mere tid til at udvikle sig i

de nødvendige midler af til et klasseloft på højst fire og tyve elever i klasserne til at afskaffe uddannelsesloftet og afskaffe omprioriteringsbidraget

gøre meget mere for at få ro på og undgå den stress vi ser sprede sig på arbejdspladserne

i arbejdsmiljøet og give alle mulighed for en værdig tilbagetrækning

der skal være mere plads til vild natur vi skal passe langt bedre på vores drikkevand og så skal vi have en overordnet klimaplan der vil vise vejen ikke bare herhjemme men også internationalt

en milliard kroner til natur og miljø og en milliard kroner til klimatiltag

for vores hjælp og igen begynde

fuldt finansieret og det kan læses på vores hjemmeside vi viser dermed sort på hvidt at en helt anden vej er mulig det går ufattelig godt i danmark ufattelig godt for nogle og hvis man fokuserer på nogle nøgletal men udviklingen er skæv uligheden stiger klimaet svigtes velfærden halter

og vi kan gøre det bedre det viser vi i vores finanslovsforslag

politisk flertal og det håber jeg vælgerne vil huske når vi skal til stemmeurnerne næste år

vi har indrettet salen på nu betyder at hvis man står i den midterste åbning og småsnakker med sine kollegaer så virker åbningen som en tragt

herop og distraherer talerne

ikke lyst til vi synes de skal have maksimal opmærksomhed

anbefale at hvis man har brug for at samtale og

lige bag ved en af søjlerne for så er lyden ikke så forstyrrende så kan vi godt tåle dæmpet

jeg vil bare stille det helt konkrete spørgsmål

udlændingepolitikken som jo også

og den efterhånden meget omtalte ø lindholm hvor der skal etableres et tredje udrejsecenter for kriminelle

udviste asylansøgere hvordan stiller sf sig til

socialdemokraternes ageren i det spørgsmål når man nu her i dag har fået at vide at man fra

for eller imod er det som sf oplever det

et et ryk fra socialdemokratiets side eller er det bare noget taktik

af myter og det er godt at vi i hvert fald ligesom er enige om hvad det er vi taler om

sådan og sådan og jeg møder faktisk tit mennesker som tror at de her mennesker skal være på en ø i stedet for at være i fængsel

mest usolidariske at komme til et land og så begå alvorlig kriminalitet men men det her er bare for

man på tålt ophold i danmark vi synes i sf

en god idé at adskille dem der skal udvises som følge af en dom

begået kriminalitet i mange tilfælde meget alvorlig kriminalitet

eller eller andre som ikke har gjort

hvorfor lige den ø er det mon fordi man så kan sige at der er nogle mennesker der skal ud på sådan en svinepestø eller hvad vores pointe

en meget meget dyr løsning vi havde meget hellere set en anden løsning der slet ikke var så dyr

vurdering af socialdemokratiets gøren og laden altså

men noget tilsvarende gør sig gældende i forhold til et spørgsmål som fru lisbeth bech poulsen jo

at tilbagerulle integrationsydelsen som den så ikke længere hedder men vi ved hvad

sige hverken for eller imod oplever hun at det er et skred i retning af det som sf egentlig mener når man nu trods alt ikke siger at

støtte regeringen i det her men at man bevæger sig i en retning af at gå fra at stemme grønt til regeringens

vi vil kæmpe for at vi igen skal

ydelse som både den nuværende integrationsydelse og selvforsørgelses og hjemsendelsesydelsen kommer ned på

folk lever i det her land skal ikke leve under så kummerlige vilkår rockwool fonden har sagt

bliver brugt ordføreren og jeg havde også en lille samtale om det i forbindelse med min ordførertale

når nu sf går meget op i at vi bruger pengene er ordføreren så klar over hvad realvæksten har været siden

to tusind og femten og to tusind og sytten hvis man isoleret tager eksempelvis ældreområdet altså hvor stor har realvæksten været på ældreområdet

men alle er enige om det var df faktisk også engang at man skal have i hvert fald omkring nul

for at kunne følge med den demografiske udvikling

velstandsstigning som vi oplever udeomkring i samfundet

de nye typer behandlinger

jeg har jo lagt mærke til i de sidste debatter vi har haft at df lige pludselig synes at det er ligegyldigt

så synes at

vi rigtig glade for blandt andet prioriteret en værdighedsmilliard som er sendt ud til kommunerne tusind million

til kommunerne og det viser jo netop

diskussion om i stedet for at have

det er vi glade for i dansk folkeparti har det så gjort at der er kommet guldvandhaner over det hele nej det har det bestemt ikke

har været behov for og derfor er diskussionen også nødvendig vi

bruger pengene på i stedet for kun at tale om at bruge dem

fremadrettet også i økonomien

siden valget i totusinde

det til de sosuer der løber stærkt

får den pleje og omsorg

eksempler vi hører igen og igen

at man efter et langt liv man har betalt skat alligevel ikke noget vi bare synes er grundlæggende

godt nok som det

hvor stort et problem det her er det synes jeg

altså det er ikke bare et problem vi har i danmark det er et globalt problem lige fra mikroplast

alle mulige ting som giver hormonforstyrrelser

ellers ender det ude i vores spildevand det ender ude på vores marker det ender i vores hav det ender i vores fisk og så videre og der skal man altså nogle helt andre teknologier for at komme det til livs og

investere i området blandt andet

at der ender rigtig meget plastik ude på markerne fordi det kommer i spildevandssystemet og så ender det ude på landmændenes

afhængigt af hvordan det bliver brugt og i hvilke sammenhænge

det binder andre meget farlige stoffer men en vej er afgifter jeg tror vi skal gøre flere forskellige ting noget andet er også at

der er meget progressive og gerne vil

at få brugt mindre plast genanvendt det og brugt det på den rigtige måde

er meget positivt og her kan vi i hvert fald se en industri hvor der er nogle gode kræfter der gerne vil

ellers måtte vi vi sige at det simpelt hen er så farligt

få det brugt på den rigtige måde og få det genanvendt

også en vej at gå men vi skal have mindsket

specielt det der ender de forkerte steder

til den her aftale jeg kan se at i i jeres

er det så en del af udviklingsbistanden eller

og er i villige til at gå videre op i den størrelsesorden

skal

vi ønsker at

af det skulle også gerne udmunde i nye teknologier som vi kan hjælpe

det her finanslovforslag har afsat tre hundrede million

så med en finanslov som skaber endnu flere fattige børn og endnu flere fattige familier når integrationsydelsen forringes sf er jo med i den såkaldte ghettoaftale hvor vi kommer til at miste titusind almene familieboliger

at beboerdemokratiet har indflydelse på det der er sf så kommet frem til at man ikke er med til at finde løsninger

vi har altså femten boligområder som står over for at skulle lave afviklingsplaner

man vil komme frem til at der er titusind færre almene familieboliger

der bliver flere fattige familier med den finanslov

der smider folk ud på gaden uden at de har tag over hovedet er jo fuldstændig vanvittigt den aftale skal betyde at vi får nogle bedre

midler til udvikling lokaludvikling at man gør ligesom i aarhus

godt ordføreren ved hvem jeg taler om siger

andre i min folketingsgruppe

der kan også ske privatiseringer sådan at disse boliger bliver solgt og jeg har meget svært ved at forstå at det er sfs politik

underminere beboerdemokratiet

det man gør det er også derfor der er den her utilfredshed ude i den almene sektor

man er gået i gang med noget som beboerdemokratiet har besluttet og så kommer folketinget og byrådet og vedtager noget man

der er en forandring i gang derude og enhedslisten støtter

det beboerdemokratiet kommer frem til men vi støtter ikke det sf dikterer herinde fra fra christiansborg så jeg synes der er al mulig grund til at være dybt bekymret over hvad det er sfs folketingsgruppe

der kommer nok en dag hvor i vågner op og finder ud af at det her er jeres dong sag

simpelt hen ikke rimeligt den aftale handler om at vi skal få en mere blandet beboersammensætning i det her land

parcelhuse

der villaer forfatteren lars olsen har måske bedre end nogen beskrevet hvad det er for en udvikling der er sket i det her land de sidste tredive år

fattige ghettoer men også rigmandsghettoer

landsbyggefonden blevet fuldstændig ruineret af regeringens planer så jeg vil ikke sige undskyld på sfs vegne det

vælger man alligevel ikke at investere i fremtiden og vores fællesskab

det går så godt reduceres måske til den økonomiske bundlinje

samtidig ikke at have det godt som

naturen og planeten heller ikke når det

ordføreren er enig i at det på det punkt går godt hvad mener sf så om det her med at blive ved med at hive olie op

at uafhængige af olie i morgen det ved jeg også at

tror på hvis man kunne lave en snuptagsløsning hvor vi blev fossilfri i

er et overlap mellem alternativet de radikale

delmål hvis vi har den klimaplan der er forpligtende for at vi kan nå de mål

en million elbiler og her og der uden

alternativet ville jo være at vi importerede olie og desværre er mange oliestater i verden

ikke nogen man gider at være afhængige af det er rusland saudi arabien venezuela

afhængige af olie i en vis periode

side ikke kan lave en aftale om at støtte det som så skal komme i stedet for som ordføreren nok siger

gøres noget det kan ikke gå hurtigt nok med at komme væk fra fossilbiler vi ved at landbruget er en stor udleder og udleder endnu mere og der er rigtig mange landmænd som gerne vil gøre det rigtige og blive bæredygtige men de

skal skal ændres og ved at vores økonomi i sidste ende også skal ændres og det er nu

hvis man alene bekymrer sig om den økonomiske bundlinje

skal der så hårde midler i brug fordi der ikke er et alternativ at jeg tror at dem der kommer efter os bliver ret forskrækkede

så er det ikke længere noget der ligger lidt ude i fremtiden

sig til det faktum at vi er inde i en højkonjunktur

mangel på arbejdskraft i byggeriet osv og derfor skal man jo holde igen med det offentlige forbrug

en neutral finanspolitik men havde man brugt flere penge som sf

jo ikke haft en neutral finanspolitik så havde vi ført en finanspolitik i danmark som havde været med til at skubbe til en overophedning og den er der jo nogen der skal betale for på et tidspunkt

en ansvarlig finanspolitik

skal man på nogle områder holde lidt igen

det meget godt at kickstarte økonomien når det ikke går så godt

så gøre på flere forskellige måder og når herre joachim b olsen

ansvarlig økonomisk politik som om det er én ting

og give los for det private forbrug

gerne investere i eller vi vil gerne investere i vores velfærd eller i klimaløsninger det betyder så

du kan ikke give kæmpestore skattelettelser

til at vælge forskellen på liberal alliance og sf

investere i velfærden

problematiserede meget at det offentlige forbrug var utrolig

kommunerne overskred budgetterne og så videre det offentlige forbrug sætter sig jo lige nu og her i øget aktivitet det

halv så stor aktivitetsvirkning så skal man vælge imellem

man vælge lavere skat men sf vil føre en stram finanspolitik så når nu man vil give los for det offentlige forbrug som altså sætter sig i øget aktivitet med det samme en milliard

vil sf

føre en stram finanspolitik man vil øge

forbrug og så må man trække noget aktivitet ud af økonomien på en anden måde hvordan vil sf gøre det for at føre en ansvarlig finanspolitik

forbrug der i den grad har sat sig

en til en vi ville ikke give skattelettelser

boligjobordningen for eksempel i

give bidrag til at folk kan få lavet forskellige ting derhjemme af håndværkere og

både investerer i vores sundhedsvæsen og sikrer en stram men fair rets og udlændingepolitik fjerner bureaukrati for vores virksomheder og giver flere børn en god start på livet som konservativ

næsten ikke ønske mig en bedre julegave

julefreden begynder så småt at sænke sig over christiansborg eller næsten da

mens vi i blå blok har landet en stærk

er tonen lidt en anden i den røde lejr senest kunne man i altinget læse at herre morten østergaard mener at det er uklart hvad fru mette frederiksen vil ud over

være statsminister jeg synes også at det er uklart hvilke løfter de tre statsministerkandidater i rød blok helt nøjagtig er kommet med den ene vil være statsminister for børnene den anden vil være statsminister for klimaet og den sidste ja

godt forstå at herre morten østergaard er lidt forvirret men

handler politik jo om andet end hvem der skal være statsminister politik handler først og fremmest om resultater de resultater som vi skaber for borgerne det er det der betyder noget for danskerne

på sundhedsområdet skal danskerne

også tilbage i nitten syv og firs poul schlüter som var foregangsmand og oprettede sundhedsministeriet et ministerie som skulle sørge for kortere ventetid mere sammenhængskraft og bedre behandling de principper gælder den dag i dag

vi investerer med finansloven fem hundrede million

med en ny sundhedsreform en sundhedsreform som skal være med til at sikre de principper som også var med dengang man grundlagde sundhedsministeriet kortere ventelister mere sammenhængskraft og bedre behandling danskerne fortjener et sundhedsvæsen i verdensklasse

hvis man eksempelvis rammes af en alvorlig sygdom skal man ikke være dårligere stillet bare fordi man bor i danmark og selv om rekordmange kræftpatienter er i live

gøre det bedre end i dag det starter med forebyggelse derfor tilbyder vi nu drenge på linje med piger en hpv vaccination samtidig med at vi styrker børnevaccinationsprogrammet så flere får de anbefalede vaccinationer men det er ikke kun forebyggelse der er vigtig

det gælder også borgernes ventetid til behandling og udredning vi investerer hundrede million

i at forkorte ventetiden til for eksempel høreapparatsbehandling det er et område som har haltet gevaldigt bagud de senere år

for ellers vanker der hårde straffe i danmark skal man have respekt for loven og vores fælles værdier med finansloven gør vi det tryggere for borgere og hårdere for de kriminelle eksempelvis sendes kriminelle

øen lindholm

udrejsende kriminelle ved de danske grænser og i lufthavne

finansloven er dårligt nyt for kriminelle udlændinge men også for

som overvejer overvejer at begå økonomisk kriminalitet

vi afsætter penge til at styrke bagmandspolitiet så de kan styrke indsatsen og kontrollen

vi vil ikke finde os i økonomisk

og bidrager til fællesskabet og det kan man virkelig mærke i disse tider hvor det går rigtig godt med økonomien dansk økonomi står knivskarpt faktisk så skarpt at hvis jeg går over min taletid

der være skabt en ekstra privat arbejdsplads i danmark fordi siden valget

og treoghalvtredstusind nye private arbejdspladser i danmark det svarer til et nyt job

var nok nogle der ville stille sig tilfredse med det men det gør vi ikke

vi ønsker et danmark hvor endnu flere bliver en del af det arbejdende fællesskab det kræver først og fremmest at det bliver nemmere at være erhvervsdrivende i danmark fordi det jo er virksomhederne som skaber nye jobs hver ellevte minut derfor handler erhvervsvilkår ikke kun om virksomhederne men i lige så høj grad om de borgere som i dag er i arbejde fordi virksomhederne skaber flere arbejdspladser

fjerner vi bøvl og bureaukrati som for eksempel affaldsgebyret et gebyr et girokort som sendes ud til trehundredetusind virksomheder hvert år

virksomheder som ikke producerer affald og så kunne man jo i hvert fald fristes til at tro i det mindste var en effektiv måde at inddrive skatter på

altså heller ikke tilfældet affaldsgebyret giver skatteindtægter for hundrede million

så kort sagt det er en dårlig forretning i det konservative folkeparti er vi rigtig glade for at affaldsgebyret endelig ryger i skraldespanden

ikke kun virksomhedernes vilkår vi forbedrer

det kan være rigtigt at straffe unge studerende

tage en ekstra tørn på arbejdsmarkedet ved siden af deres studie eksempelvis må studerende på ungdomsuddannelser kun tjene knap otte tusind kroner ved siden

selv om de både kan og vil arbejde mere sådan et loft er vi imod i det konservative folkeparti derfor hæver vi de studerendes fribeløb så de nu kan tjene tusind kroner mere om måneden ved siden af deres su

en afskaffelse som vi helst havde set

når vi nu er ved de unge kan vi jo starte med at snakke lidt om de yngste børnene de fortjener hver og en en god start på livet

starter nogle børn bagud på point

forfølger det dem desværre rigtig mange år frem

eksempelvis kan der være flere års forskel på børns sproglige og sociale kompetencer når de begynder i skole og det er en forskel som er rigtig svær for mange af dem at indhente senere

vi kan ansætte fire hundrede og fem og halvfjerds pædagoger ekstra i de dagtilbud hvor der er en høj andel af udsatte børn

en øget sundhedsplejerskeindsats

udsatte og sårbare familier

solide resultater som jeg kan fremhæve øget rådighedsbeløb

flere investeringer i miljø og klima og meget mere men jeg lovede formanden at jeg ikke ville gå over min taletid så jeg må hellere til at runde af som konservative kan vi med tilfredshed se tilbage på endnu en finanslov med konservativt aftryk der er med til at gøre en forskel i danskernes hverdag og som jeg indledte med at sige

trods alt resultaterne der tæller

læger sige at der er for lidt personale på vores sygehuse vi har også i dag drøftet at der er problemer

mangel på praktiserende læger vi ved også og det ved ordføreren også

også har sin gang i den kommunale verden at der er mangel på det vi

kalder varme hænder i ældreplejen så derfor kan ordføreren forklare mig hvordan de konservative

at der er råd til at give skattelettelser til danskerne når vi i den grad mangler varme hænder både

på vores sygehuse og i ældreplejen

vi mangler noget af det vigtigste i vores sundhedsvæsen nemlig de praktiserende læger

virkelig sættes tryk på i skatteudspillet fra de konservative er ovenikøbet på topskatten og det vil sige at det er sådan nogle som ordføreren og jeg som i forvejen har vores på det tørre som sådan set

det kan lade sig gøre at man kan finde penge til de her skattelettelser samtidig med at der virkelig mangler

kunne opretholde et serviceniveau i den offentlige sektor

det er jo ikke et enten eller det er ikke sådan at man hvis man

hvis ordføreren havde ulejliget sig med at læse

se at der faktisk efterlades et råderum på omkring tyve milliard kroner altså tyve milliard kr som kan investeres i alle mulige andre områder af det offentlige det kan være at

styrke forsvaret politiet ældreplejen sundhedsvæsenet der er rigtig mange muligheder men det som planen jo gør er at

sikrer at danmark bliver mere velstående i fremtiden det øger bnp med tredive milliard

men der vil kun være tyve milliard kroner tilbage i det økonomiske råderum ifølge finansministeriet

opretholde det serviceniveau der er i dag så det betyder altså at de sygeplejersker og de læger som allerede i dag siger at

løbe endnu hurtigere for at ordføreren og jeg kan få lidt mere til os selv selv om vi jo nok må indrømme

det offentlige for at man ikke ændrer på serviceniveauet det

hen bare ikke korrekt det demografiske træk er en teknisk beregning som er beregnet ud fra en

i det offentlige per hver enkelt borger men det er jo klart at den sidste borger i det

der nogle stordriftsfordele som slet ikke er indregnet i det demografiske træk

netop ikke fører finanspolitik efter en teknisk beregning i finansministeriet det er selvfølgelig noget vi prioriterer fra gang til gang

desværre ser klimaforandringer som betyder noget for de mennesker som bor tæt på kysten og det er vi nødt til at tage alvorligt altså det er en rigtig rigtig stor udgift og der har vi som samfund også et ansvar over

som oplever de her vandstandsstigninger som oplever stormflod gang på gang det er jo det som vi har ønsket

jeg synes ikke vi er uambitiøse altså jeg synes faktisk at

ambitiøse halvtreds million kroner i en naturpulje

at der er et ordentligt miljø der

hvor de hvor de færdes

glad for at spørgeren anerkender at der er rigtig mange initiativer

og det glæder mig men jeg er så lidt nysgerrig på hvor de store ting bliver af af jeg husker at

fyrre år og som øger naturarealet med nul

procent jeg synes ikke det er imponerende

om ordføreren her kunne være interesseret i det som interesserer os meget for øjeblikket når nu vi taler finanslov nemlig at at lave en grøn gennemgang af

i den bæredygtige omstilling det vi kigger på lige nu er jo typisk kun den økonomiske hvordan der bliver skabt vækst men man man kan faktisk

for hele det grønne område kunne det være interessant for

store udfordringer på klimaområdet i forhold til det

som spørgeren er inde på går jeg ud fra

folkeparti bestemt ikke modstandere af som jeg har forstået det

hører det lidt som at jeg kan forvente at hvis vi kommer med et forslag

at integrere den her slags ting i finanslovsprocessen her

noget fra eu der gør at man alligevel skal lave nogle af de her beregninger men det er klart hvis

min kollega erik christensen

en enkelt ting jeg studsede over i det svar

finansministeriets beregninger af det demografiske træk at han simpelt præmissen for det

siger ordføreren i samme ombæring at

også være stordriftsfordele ved det

beregnet ud fra en gennemsnitsbetragtning hvad koster en borger

den første borger i et forløb ikke koster det samme som den sidste og det er den forudsætning man

lægger ind hvis man bare helt blindt fremskriver det demografiske træk der siger jeg så bare vi fører selvfølgelig ikke finanspolitik ud fra sådan en mekanisk beregning fra finansministeriet men ud fra de områder vi faktisk synes er vigtige at prioritere og dem nævnte jeg i min tale jeg nævnte for eksempel sundhedsområdet børneområdet

vi vælger at prioritere pengene frem for

bare blindt at bruge en beregning som jo i

hvis ikke vi gør det havner vi jo i den situation hvor der

der lige pludselig er tilpas mange ældre og man

være for mange ældre på de plejecentre så er det de ligger på gangene så er det de ikke får den mad de skal have

er konsekvensen når det er man underfinansierer velfærden fordi man regner med stordriftsfordele så vil ordføreren ikke erkende at når

konservative spiller ud med et skatteudspil hvor man underfinansierer

man regner med stordriftsfordele så vil det også have omkostninger for de ældre for de børn for de skoleelever som er derude

med overbelægning nogen som helst steder at gøre det er en mekanisk beregning

det er indeholdt i beregningen af det demografiske træk

det betyde at det demografiske træk falder i fremtiden det

vi allerede lykkedes med en gang hvis man går tilbage til før valget

fanget lidt på det forkerte ben men anerkender den konservative ordfører ikke at med det

mangle milliarder til velfærden altså hvis

til vores ældre til hospitalerne til børnene

hvor mange flere ældre der bliver der ligger også hvor mange asylansøgere

på en mekanisk beregning i finansministeriet som vi i øvrigt har

det vi gør blandt andet med finansloven her

igen strammer op på udlændingeområdet med den forventning at

når det bliver mindre attraktivt at komme til danmark og søge asyl bliver der færre asylansøgere det betyder faktisk at det demografiske træk den udgift

kan falde i fremtiden fordi vi netop gør noget ved problemerne

er enormt skævt dem der

de her skæve skattelettelser i den nuværende regering

som ordføreren er en del af altså kan vi ikke

gerne vil sælge ud af for at få de her skattelettelser igennem er det eksempelvis det grønne som man ikke går til valg på som man er villig til at lade betale prisen for

vi synes generelt set at danskerne betaler for meget i skat vi har verdens næsthøjeste skattetryk og det synes vi er for højt

vi lagt en plan frem hvor vi letter skatten for danskerne

betale sig at stå op om morgenen og gå på arbejde det er med til at øge arbejdsudbuddet

til at gøre at flere danskere vil stå op og gå på arbejde fordi det bedre kan betale sig

egentlig ikke var ideen med topskatten da man indførte den vil vi godt løfte grænsen så færre kommer til at betale topskat vi ville allerhelst afskaffe den

men hvis vi kan få flyttet grænsen

at det er vigtigt at tage klimaudfordringen alvorligt og jeg kan kigge tilbage på at vi har lavet en energiaftale hvor vi

en forventning om at regeringen ville komme med et udspil på klimaområdet som så ville bidrage med mere

kun reducerer med fem og tyve procent af hvad man har reduceret med de sidste ti år så der skal

øger man så klimaindsatsen i danmark med

det er slet ikke nok når man ser på hvad vi

set behov for at lave en klimaaftale som er ambitiøs ikke bare det her småtteri med lidt afvikling af dieselbiler og brændeovne som ordføreren står

ikke se at det her finanslovsforslag slet ikke er grønt

vi vil udfase benzin og dieselbiler

allerede om to år

det er en kæmpestor omstilling af vores samfund vi er i gang med vi er blandt de førende i verden tror jeg i forhold til at drive den her udvikling

og det er vi også altså med den her omstilling der vil ske i de kommende år

og det medførte så at han blev fyret

hvor hvor befolkningen har mulighed for at fyre regeringen

på klimaområdet statsministeren var ude

der er puttet ind i finanslovsaftalen

ikke se at man fuldstændig svigter klimaindsatsen og bare laver lidt symbolpolitik hist og her med at give et lille tilskud til at udfase en gammel dieselbil og og nogle kakkelovne og så

lidt gaffatape på et utæt biogasanlæg der skal simpelt

markant til for at løse de her markante klimaproblemer som vi står over

have set at vi faktisk sætter

af til netop at få gjort det mere attraktivt at få

tredive er deadline for hvornår der ikke

de store lande til at følge efter os og ved at danske virksomheder udvikler teknologiske løsninger

for det grønne felt fordi vi er blandt de første så vi har et stærkt hjemmemarked som vi kan eksportere til udlandet

stigende antal børn som vokser op i fattigdom på grund af nedskæringer i ydelserne der tages ligesom penge fra de udsatte familier og investeres penge i institutioner med en høj andel af udsatte børn

børn skal spise sig mætte

for

der skal være en forskel på at være derhjemme og være på passiv forsørgelse og så at være på arbejdsmarkedet der skal være en forskel og den skal også være så den kan mærkes

andre der er blevet flyttet fra passiv forsørgelse og ud på arbejdsmarkedet det øger alt andet lige forskellen sådan er det men det er jo ikke fordi de her børn lever i absolut fattigdom

ekstrem fattigdom som man gør i andre lande den fattigdom

acceptere i danmark og det vil vi helt klart sikre

de stadig blive betragtet som fattige når man gør det op

nogle er blevet sat ned på så når det når det nu inkluderer hver og en af de her børn er det så også dem som

udbetalt det synes jeg

der skal selvfølgelig være en forskel på at være på offentlig forsørgelse

hvis man gør det op absolut eller

andre lande men den her relative fattigdom handler

spørgsmål anerkender ordføreren

at man når man beregner det demografiske træk indregner det der

man ikke blot direkte fremregner at der bliver flere ældre men

er flere ældre som faktisk har det bedre

alt andet lige er mindre end det ellers ville have været

ordføreren også anerkender at vi faktisk bliver markant flere markant flere ældre i de kommende år og at det især er på grund af de markant flere ældre at vi kommer til at opleve at

er større end det har været hvis vi kigger

det demografiske træk er jo sammensat af mange forskellige ting det er jo også hvor hvor mange børn der

det er sammensat af mange ting og nogle af tingene kan man påvirke og andre kan man påvirke mindre

vi har sat fokus på den her gang og nu spørger herre benny engelbrecht

aftalen har vi netop sikret at vi skal have noget mere fokus på hvordan

to tusind og seks da man indgik en aftale

ikke bare lige minde os alle sammen om hvad det egentlig var politikerne sagde i to tusind og seks da den aftale blev indgået inklusive også konservative selv sagde man dengang at nu havde man skabt det nødvendige råderum for at kunne levere den

at det var det første men det kan jo være at herre anders johansson har en helt anden virkelighedsopfattelse end resten af

reformer der er med til at gøre danmark rigere og den vej skal vi da fortsætte ud ad det skal jo

og det skal kunne betale sig at gøre en ekstra indsats for det er det

og trænger til et stærkere løft

prioritet det er jo klart at jeg synes det er vigtigt at vi tager hånd om dem som har det allersværest og det er

man ser netop på det konservative folkepartis

er nogle af de mest sårbare grupper vi har at gøre med

og at politik skal handle om resultater for borgerne vil

er det for nogle borgere man skaber resultater for når man har

til at styrke sundhedsområdet vi afsætter midler til at styrke psykiatrien

var poul schlüter med til at oprette sundhedsministeriet i sin tid hvor netop skulle sætte mere fokus på den her sammenhængskraft på

det sammenhængende patientforløb hvordan får vi en større faglighed en bedre sundhed for danskerne så det

der betyder noget for det konservative folkeparti men det betyder jo ikke at det samtidig er retfærdigt at man for eksempel skal betale en arveafgift en dødsskat når man skal herfra

to vidt forskellige ting man blander sammen det ene

udelukker jo ikke det andet vi gør den ene ting her i finansloven vi har et kæmpe råderum

er det

satspuljen som man så har brugt til at finansiere i øvrigt gode initiativer men det har

der sket det at den nye regulering af overførselsindkomsterne

mindre i hånden end de fik med den gamle satsregulering

hvis den regulering som træder i kraft nu

og det har vi fået svar på i spørgsmål ni og halvfems

før skat en person på arbejdsløshedsdagpenge ville have haft tre tusind seks hundrede mindre om året før skat

før skat hvis den regulering der kommer til at gælde nu havde været gældende fra to tusind og fem og frem til i dag

i stedet for bliver indbetalt på en pensionsopsparing

her handler jo om at det i fremtiden

på offentlig forsørgelse i mange år så vil man jo ikke have den samme mulighed for at spare op

hvor det førhen røg i en satspulje og

så sikrer man nu at borgeren får lov til at beholde pengene selv i form af en pensionsopsparing det synes jeg

alternativet er jo at

det vil føre til stigende overførsler overførsler og det vil igen være med til at

arbejdsudbuddet

det mere attraktivt de her økonomiske incitamenter

vi faktisk har løftet en masse for eksempel kontanthjælpsmodtagere fra passiv

på arbejdsmarkedet det er en rigtig god nyhed både for dansk økonomi men jo også for den enkelte borger

var parkeret på passiv forsørgelse

og det betyder jo at man vil have færre penge til at betale husleje mad og løbende udgifter i det daglige så er det rigtigt

lagt i en tvungen pensionsopsparing men når vi ser på tallene

hvis vi tager årene fra to tusind og fem til to tusind og atten

sådan set også samlet set få mindre hvis førtidspensionisten ender med at blive modregnet i folkepensionen som en konsekvens af den tvungne opsparing det er den ene ting

den anden ting som jeg også synes er værd at fremhæve er at ifølge den statistik vi har

hvor lang tid folk lever og er på førtidspension og så videre

jo fået tallene her lige inden finanslovsdebatten

med at der vil være tyve procent af dem der er på førtidspension i dag

som sådan set slet ikke vil leve længe nok til at de kommer

en situation hvor de kan få udbetalt den pensionsopsparing fordi de sådan set dør inden er det her noget det konservative folkeparti har været klar over er det noget i har kæmpet for er det noget i er stolte

umiddelbart at få en masse penge udbetalt

skattevæsenet i den grad skal tilbage

er det den turnaround vi har brug for og

investeret i eller skulle der reelt set flere penge til det

der kan det godt være min frygt en gang imellem at vi har

til at halse efter de renter vi betaler på de store udlæg der

til at vi ikke i morgen men altså over en overkommelig periode på måske fire fem år kommer til at se

skattesystem der igen er værd at have tillid til hele vejen rundt så vi kan få genskabt også trygheden ved

har vi fundet penge til at investere massivt i

er jo i bund vi skal gradvist

det kommer til at tage tid det kommer til at koste ressourcer en ting som jeg tror er rigtig vigtig er også at vi får

seriøst arbejde i forhold til at få forsimplet vores skattelovgivning

at det ikke kunne håndtere det meget komplekse skattesystem som vi har

for at få ryddet op i nogle af alle de her regler som gør vores skattesystem så komplekst både så danskerne bedre kan forstå det men

at det bliver nemmere at få genoprettet en

ansættelsesmæssigt og rekrutteringsmæssigt

at ansætte nye medarbejdere til kontrol ansætte nye

dygtige medarbejdere til at styrke skattevæsenet der er allerede blevet ansat mange men hvis det er muligt altså hvis der ikke er en barriere rekrutteringsmæssigt

så være interessant også for ordføreren og de konservative

de to tusind vi har ansat nu vi er kommet rigtig langt i forhold til lavpunktet som

skal vi bare have det rigtige antal nemlig det antal der skal til for

fraktil man ligger i indkomstniveauet der kan være rigtig mange gode grunde til at man ligger i den øvre eller nedre fraktil det kan være at man er midlertidigt ude af arbejdsmarkedet være studerende man kan bo et sted hvor

har en lavere indkomst altså jeg tænker

som som har det

men

skal komme til danmark for at få en høj offentlig ydelse det skal ikke være det der er formålet med at komme til danmark man skal komme til danmark hvis man har et beskyttelsesbehov

en høj offentlig ydelse nu har vi ændret det fra integrationsydelse til hjemsendelsesydelse fordi

så skal man i videst muligt omfang være selvforsørgende det er

hjemsendelsesydelse integrationsydelse

skaffe folk et job

inuit ataqatigiit glæder vi os over den nye tradition med at de nordatlantiske medlemmer bliver inviteret med til finanslovsforhandlingerne

finansloven for to tusind og nitten og

havde regeringen allerede afsat fem og firs million kroner til rigsfællesskabet

kulturområdet dels tres million kroner

ved også at det er blevet en personlig mærkesag for statsministeren at nedbryde fordomme og opbygge tillid mellem grønland og danmark og det betyder helt konkret at vi

vil se flere tv udsendelser og at der vil være et større kulturmøde mellem grønlandske og danske unge når studerende får bedre mulighed for at komme på studieture hos hinanden det betyder også at de grønlandske studerende

er i danmark som har et behov for

i de kommende år og jeg ved at de grønlandske huse i danmark allerede er godt i gang med at planlægge dette gode initiativ regeringen har til hensigt at få rigsfællesskabet på skoleskemaet og det håber inuit ataqatigiit at de øvrige partier i folketinget vil bakke op om i folkeskoleforliget

bryder vi også barrierer ned og vi erstatter fordomme med nysgerrighed så tak

i højere grad rigsfællesskabet

af ønsker ligeværdighed og samarbejde

og det vidner også om at der er et rigtig stort arbejde for os både her i folketinget

inatsisartut i forhold til de områder som vi varetager

her i folketinget skal vi blive ved med at styrke de to og tredive områder som vi her har et ansvar for med finansloven for to tusind og nitten og de kommende år

en styrkelse af justitsområdet der er afsat midler til landsforsvarerembedet og til en styrkelse af den indsats der er afsat midler til en præventiv indsats i forhold til krænkere og i det nye år håber vi også på en udligning i de lønforskelle

i grønland alt det her er vigtige forudsætninger for alt det andet

vi gør inden for justitsområdet så derfor er det nogle rigtig gode skridt der er taget med den her finanslov vi vil også gerne

inuit ataqatigiit takke justitsministeren for at drive dette arbejde

den nordatlantiske enhed i justitsministeriet er under et vist pres men vi ved også at de mange dygtige fagfolk på justitsområdet i grønland er under et vist pres men det vi kan se tilbage på

klare forbedringer på justitsområdet så vi vil også gerne bruge anledningen til at sige tak

de mange dygtige fagfolk vi har i grønland

vil der blive etableret et grønlandsk iværksætterhus i danmark og vi afsøger mulighederne for

at etablere en arktisk investeringsfond i samarbejde med grønland

rigtig rigtig interessant arbejde som vi ser frem til folketinget har også valgt at støtte grønlands bestræbelser på at få udvidet lufthavnene i ilulissat og i nuuk og det er et arbejde

bliver sat i gang i de kommende år

stærkere økonomi en mere selvbærende økonomi er en vigtig del af arbejdet med selvstyret derfor sætter inuit ataqatigiit også samarbejdet

vi fører fokuserer mere på handelspolitik og et øget ligeværdigt samarbejde i forhold til at styrke erhvervslivet og mulighederne for investeringer i arktis et andet område som vi skal styrke er den menneskelige vækst som der også er behov for

tre hundrede grønlandske efterskoleelever fra hele grønland til danmark og i dag rammer det socialt skævt når det er at

er anbragt uden for familien eller som bor i sårbare familier får en kontaktfamilie som ikke kan støtte efterskoleeleven i tilstrækkelig grad under opholdet i danmark

det har vi desværre set nogle grelle eksempler på de seneste par år og derfor har vi også fra inuit ataqatigiits side foreslået at vi styrker indsatsen i forhold til kontaktfamilier til de grønlandske efterskoleelever

foreslår vi i projektet ikinngutit som betyder venskaber på grønlandsk det er et projekt som inuit ataqatigiit håber at vi allerede i de kommende år kan være med til at realisere et andet vigtigt område som ikke har givet tilstrækkelig opmærksomhed er at få flere grønlændere som bor i danmark i arbejde og det er at sikre de hjemløse grønlændere der er i danmark tag over hovedet og sikre et værdigt liv for alle herunder også for de socialt udsatte

at særlig gruppen af unge hjemløse grønlændere i disse år

vil arbejde for bliver styrket i de kommende år

set med grønlandske briller har der været mange kampe men der har også været rigtig mange sejre i denne finanslovsproces vi går endnu et spændende år i møde og vi håber på at vi

en større forståelse for hinanden ikke kun her i folketinget

i hele rigsfællesskabet danskerne er rigtig gode til billedsprog

finder det også nogle gange svært at bruge de her ordsprog men ordsprogene er vigtige fordi de er med til

at øge forståelsen for hinanden og også øge forståelsen i den politiske debat et af de ordsprog som man har i danmark

kan man stille sig hen i hjørnet og pege fingre

ender i virkeligheden også med at man stiller sig selv op i et hjørne

så vi mener at det er rigtig vigtigt at føre en løsningsorienteret politik frem for en politik der fokuserer på kritik eller en som måske endda er konfronterende i

men politik kræver også at vi søger løsninger

vi søger nogle gedigne konstruktive nye veje det synes vi sådan set

alle folketingets partier for samarbejdet i år

vi rigtig glade for det gode samarbejde med alle partierne

det er vigtigt at det ikke kun er blå blok vi samarbejder med

har støttet rigtig mange af de initiativer og tiltag som vi er kommet med så det vil vi gerne sige

og godt nytår qujanaq tak

som jo netop er fællesskab og samarbejde på tværs af rigsfællesskabet synes jeg er meget beskrivende for det samarbejde

det handler jo netop om at det går begge veje

for grønlændere i danmark som vi så senest

forvaringsdømte grønlændere som vælger at blive i danmark selv om de har mulighed for

er behov for en pragmatisk tilgang til at vi er et selvstyre lige nu og det er vigtigt at vi ikke springer selvstyret over men at vi sådan set tager opgaven på os

og ja så kan der godt være nogle visioner fremadrettet for

var et af mine yndlingsfag da jeg gik i skole jeg

ved at trænge til at få en opdatering så

to date eller er det ved at trænge til at der kommer nogle nye bøger med ny viden

har stort kendskab til til grønland så der kan komme ny viden

om grønlændere og det er jo lidt tankevækkende

historiske relation mellem grønland og danmark

vigtigt at understrege at der også bor folk i grønland

som jeg tror der er mange som som ikke kender så meget til fordi det

de mange udfordringer vi har i grønland på socialområdet og uddannelsesområdet

er behov for at gøre mere regeringen har jo

set også afsat nogle penge netop til at sikre noget nyt materiale omkring grønland til folkeskolerne

men har opnået en en rigtig stor ting

i samarbejde med mange af partierne både i rød blok og i blå blok

et rigtig godt eksempel på det her brede samarbejde

er jo også en sag som vi fra enhedslistens side har forfulgt og vi er rigtig glade for at der er

nogle af de rettigheder man har haft hidtil blandt andet i forhold til til kost

ordføreren på på den aftale der er indgået er man nået helt i mål eller er der nogle yderligere ting

bliver bistandsværger fremadrettet for de grønlandske indsatte på herstedvester og det synes jeg er rigtig fint så jeg synes egentlig at den aftale er ret fornuftig og at vi har fået ret mange ting med i den her proces der har været omkring

jeg desværre at få nævnt enhedslisten som

støttet vores arbejde så jeg vil gerne bruge anledningen til at sige tak for den støtte der hvor man kunne sige

personfarlig kriminalitet i grønland og det betyder også at vi fokuserer rigtig meget på de indsatte

her love der bliver fremsat som egentlig handler

om de kriminelle mere end de handler om ofrene for de overtrædelser og det fokus vil vi gerne fremme

retssystemet generelt fungerer i grønland og

de opgaver som politi og retsvæsen skal løfte i grønland set i forhold til

politi domstole retssystem og kriminalforsorg kan tilbyde i danmark hvad mener ordføreren der skal til for at vi

vil være relevant at gennemføre sådan mere overordnet set inden for retsområdet for at vi kan sikre os at der i højere grad

jeg synes som sagt at et større fokus på ofrene vil være at foretrække

på foranstaltningerne så synes jeg også er behov for en demokratisk diskussion

skal slå hårdere ned på de lovovertrædelser som der er

men det at lave nogle foranstaltningsrammer synes jeg kunne være rigtig fint i dag er det kun politimesteren og landsdommeren som sætter sig sammen og beslutter sig for hvad det skal koste at begå en given lovovertrædelse

og lytte til deres tanker og ønsker for grønland som en af repræsentanterne for det grønlandske folk

har jeg valgt at bo i vores land og pendle frem og tilbage mellem grønland og danmark i grønland kan jeg dagligt møde borgere og de grønlandske politikere og organisationer som har hjemme i grønland disse både formelle og uformelle møder er med til at sikre at min politik i folketinget hænger sammen med livet i grønland et liv langt væk fra danmark et liv langt væk fra christiansborg jeg har som grønlandsk valgt folketingsmedlem et stort ønske om at vores arbejde i folketinget skal efterlade mærkbare resultater for grønland og de grønlandske borgere i danmark derfor vil jeg gerne kvittere

for at finansministeren har valgt at lytte til vores input og har gjort brug af vores kapaciteter i bevillingerne der vedrører os i grønland der har været meget på programmet i år i inatsisartut behandlede vi i sidste måned de store investeringer i de nye lufthavne i grønland lufthavne som skal sikre os en markant og bedre infrastruktur

i vores erhvervsliv jeg ser denne aftale som en best practice i rigsfællesskabet hvor vi sammen sætter rammerne for et erhvervssamarbejde mellem grønland og danmark en aftale der har været baseret på et ligeværdigt samarbejde mellem vores regering i nuuk og den danske regering det er et positivt paradigmeskift i vores parlamentariske grønlandsarbejde i folketinget hvor vi sætter handling bag ordene

hvordan danmark bedst kan være med til at fremme udviklingen i grønland

de unges kendskab til rigsfællesskabet midlerne skal iværksætte håndgribelige initiativer såsom studieture højskoleophold og dokumentarfilm om rigsfællesskabet jeg tror på at dette initiativ vil

positiv forskel særlig for danske unge der i højere grad får mulighed for at blive klogere på vores fælles historie og forskelligheden i vores kultur og sprog tidligere på året tog en lang række organisationer med tilknytning til grønland initiativ til et borgerforslag om at få rigsfællesskabet på skoleskemaet historie og kulturformidling om rigsfællesskabet bør nemlig være på det obligatoriske skoleskema i danmark hvis vi langt bedre skal gøre danske unge klogere på grønland og færøerne det glæder mig derfor at høre at regeringen forsøger at finde flertal i folkeskoleforligskredsen så vi kan få rigsfællesskabet på det obligatoriske pensum

for alvor kunne styrke kendskabet til rigsfællesskabet

der er behov for at styrke sameksistensen i rigsfællesskabet som grønlænder er man dansk statsborger men mange kan have brug for hjælp med det danske sprog særlig når man kommer som nytilknyttet

jeg har derfor tidligere efterlyst en mere konsekvent og sammenhængende indsats i forhold til

for grønlændere i danmark det gælder både vores ressourcestærke studerende og de udsatte borgere der har brug for hjælp til det danske sprog derfor glæder det mig at der er blevet afsat tyve million kroner til kurser i dansk akademisk sprogbrug for grønlandske studerende samt et turbokursusforløb så de studerende kan blive bedre rustet inden studiestart vores udsatte borgere har også brug for en hjælpende hånd ét menneske der går til grunde i vores samfund er ét for meget det kan derfor i den grad betale sig hvis vi som samfund forhindrer at folk havner i sociale problemer derfor kan jeg godt blive bekymret for at man i finanslovsforliget har aftalt at nedlægge satspuljen uden samtidig at have en plan for hvad der skal erstatte puljen en lang række initiativer der har hjulpet socialt udsatte grønlændere i danmark er blevet sparket i gang af satspuljemidler

er ofte tale om projekter via de grønlandske huse der har sikret at grønlændere er blevet hjulpet ordentligt i gang når de er kommet til danmark projekter der har sikret en værdig hjælp i øjenhøjde til de udsatte grønlændere der måtte have brug for det i den forbindelse noterer jeg også at der fortsat er særskilte bevillinger

der er målrettet udsatte grønlændere det er godt der stadig er fokus på vores svageste der er således også blevet afsat fire million kroner i finansloven til en forlængelse af de grønlandske huses sociale inklusionsindsats som ellers ville være udløbet

til at forbedre det grønlandske retsvæsen både sort på hvidt i regeringsgrundlaget og via bevillingerne på finansloven

i år er der eksempelvis afsat fem million kroner til styrkelse af den kriminalpræventive indsats i grønland og tre million kroner til styrkelse af landsforsvarerembedet der er ligeledes igangsat en

af lønforholdene for politiets og kriminalforsorgens ansatte i grønland et område der er blevet forsømt i alt for mange år de grønlandske betjente får mindre i løn end deres danske kollegaer trods samme uddannelse

samme arbejdsgiver senest har fængselsforbundet krævet at regeringen træder til med en ekstrabevilling på til grønlandske anstaltsbetjente

at mærke så hastende at de foreslår at bevillingen allerede skal falde i denne finanslov lønforskellen mellem en dansk og en grønlandsk anstaltsbetjent er for stor det skriger efter politisk handling vi færdigbehandlede i går loven om afskaffelse af en ordning der sendte forvaringsdømte grønlændere til afsoning i danmark ordningen har i mange år været kritiseret for at være i strid med menneskerettighederne lovforslaget har således også været mere end tyve år

i grønland i indeværende folketingsår åbnes det første fængsel i grønland bedre sent end aldrig det er glædeligt for de dømte

i deres hjemland men det kræver også en opmærksom indsats fra justitsministeriet hvis fængslet skal få en god start der må ikke være mangel på anstaltsbetjente grundet dårlige løn og arbejdsforhold de dømte skal fortsat have adgang til aktiviteter og medicin på lige fod med danske indsatte

for det kommende år retssikkerheden i grønland skal styrkes så vores retssikkerhed bliver på samme niveau

danske der er fortsat fjorten ud af tres bygder der ikke har lovens repræsentant i form af en kommunefoged sagsbehandlingstiden ved retssager er

og så er der ikke mindst forældede detentioner

jeg ved at den politiske vilje er til stede i salen så lad os fortsætte arbejdet på dette område for vi er stadig langt fra målet det er nu over fem år siden at rigsrevisionen fremsatte en sønderlemmende kritik af beredskabet i grønland

alvorlig kritik af de manglende søkort der som bekendt er blevet flere år forsinket grundet udflytningen af geodatastyrelsen til aalborg

meget at tage fat på det grønlandske samfund i danmark udgør mere end attentusind personer til dem er der én grønlandsksproget præst under den danske finanslov ønsket om mindst én præst mere og om eget grønlandsk menighedsråd har

i flere år det er et stort ønske som

etableringen af et frivilligt beredskab fortsat indhentning af data til at understøtte submission til kontinentalsoklen

i arktis

i denne valgperiode jeg vil derfor gerne rose regeringen for at tage de nordatlantiske mandater med på råd når der skal tales om bevillinger til rigsfællesskabet jeg vil herfra kraftigt opfordre til at ordningen fortsættes på den anden side af folketingsvalget uanset om det bliver en blå grøn eller rød regering vi har alle et ønske om at

mærkbare resultater det gør vi ved at lytte til hinanden regeringen skal roses for langt hen ad vejen at have lyttet til

og samtidig have vist en grundlæggende vilje til at

handling bag ordene men der er stadig meget at tage fat på jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige rigtig glædelig jul til alle jer her i salen og alle kollegaerne i morgen skal jeg nemlig tilbage til sneen

løste problemet ved at låne penge af

i tiden under anden verdenskrig

den lovgivende og udøvende magt over egne

og vælge selvstændighedens vej det blev starten

har handlet om herredømmet over øerne

statsministeriets udsending på

tog alskens midler i brug for at få færingerne til at nærme sig

var nok så snedige blandt andet mere

som efterhånden flød ind i den offentlige færøske økonomi og skabte en voksende afhængighed af overførsler fra den

virkning på adfærden i færøsk politik i

stat sig således fortsat herredømme over

tilhørende havterritorium som er

og det kunne vi godt lære noget af

investering på seks million kroner fik kontrol over et

har nogensinde formået at kvæle den færøske vilje til at stå på egne

i eget hus med en ukuelig vilje har det færøske

ene område efter det andet er blevet hjemtaget og nu tynder det

infrastrukturen er revolutioneret og tåler sammenligning med den mest moderne i verden

frister flere unge færinger

som de fleste andre nationer på de tunge områder som

så kan vi konstatere en befolkningstilvækst på en

procent om året og en gennemsnitslevealder som er højere end i

arbejdsløshed kender vi ikke til for tiden for der investeres betydeligt i de primære erhverv og befolkningsvæksten stiller yderligere krav til udbygning af samfundet vi har faktisk også formået at omfavne

en turisme i stærk vækst resultaterne blinker også på de økonomiske lystavler der budgetteres med et overskud på knap fire hundrede million

har vi samlet et overskud på en

syv procent af de samlede samlede offentlige indtægter og bruttonationalindkomsten per indbygger ligger på samme niveau som i

minus norge

vi har således formået at etablere et selvbærende økonomisk fundament igen selvfølgelig har der været nogle ture ud i tovene undervejs men det ser fornuftigt ud

til tilstandene med økonomisk afhængighed hvor andre samfund får afgørende indflydelse på vores egne dispositioner tværtimod skal vi

den økonomiske fundamentering og en neddrosling

denne udvikling

afspejles ikke i den formelle politiske magtfordeling

når færøske myndigheder betræder de bonede gulve i globale sammenhænge her må man nøjes med at præsentere sig som

og tillidsfuldt forhold mellem

hvis vi sammen søger at skabe rummelige

der bygger på gensidig respekt

andet med inspiration fra personalunionen som blev indgået i nitten

eksperterne sagde at det kunne lade sig gøre dengang fordi island

løse de nye opgaver men det hang altså også sammen med viljen fra begge sider til at indgå aftalen vi er samme sted som island var dengang bare langt mere velstående

selvfølgelig kommer udenrigspolitisk manøvrerum

til selvbestemmelse og princippet om

at veje tungt fremover

men det løses i sin helhed

som både omfatter samarbejde og selvstændighed

selv om det betyder farvel

kan vi fortsætte og udvikle relationer omkring udenrigs og

og miljø handel og økonomi monetære institutioner og retsinstitutioner og ikke mindst kultur og mennesker

og indsats til fælles gavn men her har vi nu også allerede en del eksempler på respektfuldt samarbejde

verdensmålene og

jeg den nuværende og kommende regeringer at give slip på konservative grundlovsfortolkninger og fokusere på udvikle et

på denne ydmyge opfordring vil jeg ønske

som udkom her i efteråret og det der egentlig slår en er hvor nænsomt

så man i fællesskab kunne udbygge

så mit spørgsmål er med de ting vi nu ved om det færøske og danske samarbejde gennem tiden ville det så ikke være i færøernes interesse at blive i en slags beskyttende favn ude i atlanterhavet hvor danmark garanterer færøernes fortsatte udvikling

selvstændighed men har den

jeg er overbevist om at det der har skabt den store udvikling i færøerne igennem de sidste hundrede

er viljen til at klare sig selv og viljen til at skabe sine egne fremskridt og udbygge sit eget

for sit eget folk og for sin egen kultur

som det er hos selvstændige personer der tager ansvar for sig selv det er absolut nummer

betinget af at man skal være beskyttet af nogen anden giver ikke det

man gribes af storhed når

man ser den slags jeg kommer egentlig bare til

jo er et land på omkring halvtredstusind indbyggere og

færøernes økonomi er jo bundet op på forholdsvis få indtjeningsmuligheder blandt andet fiskeri så ville det ikke være i færingernes interesse

med den model som man så med personalunionen med island

var det et samarbejde mellem to selvstændige lande

i et fælles samarbejde under en personalunion det kan jeg sagtens forestille mig jeg vil bare reservere retten til

selv kan beslutte i hvilket omfang man indgår i det samarbejde og hvordan man indgår i det samarbejde på samme måde som

hvilket omfang man indgår i det

vil gerne rose regeringen for de prioriteringer der vedrører færøerne

når man banker på en sten med en hammer

men bliver man ved med at banke

knækker stenen til sidst

jeg har uendelig ofte stået her og slået med en verbal hammer på det faktum at

godt nok det er for begrænset igen og igen fra forskellige vinkler har jeg slået på

stenen jeg har talt om at det ville skabe forståelse

og og forebygge misforståelser mellem landene hvis

indgik undervisning om rigsfællesskabet i den danske folkeskole

studierejser til færøerne og med denne finanslov

knækker stenen det skal jeg selvfølgelig

slagene fra min hammer også har hjulpet så stor ros til regeringen for at se fornuften og nødvendigheden i

folk der er interesserede i at lave tv og radioprogrammer

hvordan pengene der er

stille en del spørgsmål til regeringen om

med til de egentlige finanslovsforhandlinger og det

hverken ønsker eller kræver vi for vores vælgere betaler jo ikke skat i danmark det ville ikke være rimeligt synes vi at vi skulle være med til alle forhandlingerne men vi har dog gennem valgperioden haft nogle samtaler med finansministeren hvor vi har set på om der er projekter der har fortjent en fælles dansk færøsk

og bevarelse af et to hundrede år gammelt dansk færøsk hospital som

fountain house posterne fylder ikke alverden på finansloven men de er

afgørende betydning for projekternes gennemførelse og deres gennemførelse er selvfølgelig af afgørende betydning for en del mennesker jeg kvitterer for det jeg vil også rose finansministeren for den overordnede politiske

tilgang han har haft i vores samtaler jeg har klart sagt at hvis vi skulle genvinde vores mandat ved næste folketingsvalg så vil vi pege på en socialdemokratisk statsminister og så kunne

finansministeren jo meget let fristes til at tænke taktisk

har han ikke gjort og det synes jeg er ganske flot personligt vil det for mig

være et eksempel jeg vil tage frem når jeg er i debat med de mange kynikere som siger at politik kun handler om taktik at der kun findes den

mit parti kunne også selv fristes til at tænke taktisk

næste gang så er vi åbne for at pege på en borgerlig statsminister hvis vi får en aftale som er god nok

før efter valget det vil sige at hvis hverken rød eller blå blok kan mønstre halvfems mandater på valgaftenen så skal der være en åben forhandling

skal aftales i forhandlinger mellem landsstyret og regeringen vi synes ikke at et folketingsmedlem har demokratisk mandat til at indgå i den slags forhandlinger

komme til at se lidt ud som om om man satte sin stemme på auktion hvem byder

får så støtten og vedkommende bliver så statsminister vi synes ikke det er rimeligt over for det danske folkestyre at man på valgaftenen ikke ved hvem der har vundet eller tabt for det vil komme an på

rigtigt at færøske forhold skal afgøres i en forhandling her i huset

for det færøske selvstyre så for at gøre det klart vi vi vil pege på socialdemokratiets formand hvis vi får chancen efter valget

at vi ser de blå partier som vores modstandere endsige fjender bestemt ikke

været vores fjender de forgangne år og det vil de heller ikke være efter valget uanset hvem der taber og vinder det næste folketingsvalg

tilbage er kun at sige tak for den her valgperiode den har været god synes jeg der har været mange resultater

ikke fået alt vores igennem men vi har fået en del igennem god valgkamp og

vi sætter kendskab til til rigsfællesskabet på dagsordenen forstået på den måde

gøre det til et af kanonpunkterne i historieundervisningen det vil så betyde at folkeskolerne i danmark skal undervise i rigsfællesskabet altså om færøerne om grønland om vores fælles historie desværre har socialdemokratiet trukket

lykønske hinanden her i salen så hvis herre sjúrður skaale måske kunne bruge sin indflydelse over for socialdemokratiet og sige til

er vigtigt at vi nu får gennemført de her folkeskoleforhandlinger så

og har vist meget stor interesse meget stort engagement i de her forhold

han har jeg vil lige henvise til at sidste år hjalp dansk folkeparti jo færøerne med

få nogle penge til at digitalisere

eksempel på hvor vigtigt det er at vi samarbejder og at vi kan berige hinanden

danmark er en god ting for færøerne ligesom færøerne er en god ting for danmark så er ordføreren ikke enig med mig i at selvstændighed

til større ulempe for færøerne end

for at blive selvstændig skal ud af nogen ting man kan sagtens opnå selvbestemmelse og selvstyre og selvstændighed

de små nationer i europa som som er det man kalder

selvstændige som har suverænitet san marino liechtenstein

ganske positiv debat

måske ikke altid ordene om finansloven

ikke finde ret meget at kritisere finansloven for og

at diskutere et emne der ikke har noget som helst med finansloven at gøre jeg synes også

altså enhedslisten roste dansk folkeparti for at få ændret reglerne omkring regulering af overførselsindkomster venstre roste

for at have videreført vk regeringens økonomiske politik

fra åbningstalen

fru aaja chemnitz larsen regeringen for at inddrage de nordatlantiske

nordatlantiske medlemmer inde på at

vi har rost hinanden ganske meget faktisk blev selv medarbejderne i finansministeriet rost undervejs men der er egentlig også meget god grund til at være godt tilfredse godt tilfredse med udviklingen i danmark godt tilfredse med den økonomiske situation og inden vi

ti timer siden startede debatten

danmarks statistik med den seneste positive nyhed nemlig at danmarks nettogæld nu er forvandlet til en nettoformue faldende kurser på statsobligationer med videre og kursstigninger på ørsted har sammen med pæne overskud i eksempelvis to tusind og sytten bragt os tilbage i en position hvor vi nu som samfund har en offentlig sektor der har mere til gode end den skylder væk

måske for nogle er kedeligt at tale om at det går godt i økonomien vil jeg alligevel starte der dansk økonomi er nemlig inde i en højkonjunktur bnp væksten har de seneste tre år været over to

alene i den her regeringsperiode er den steget med mere end ethundrede og treoghalvtredstusind personer og vi forventer at beskæftigelsen vil stige yderligere i de kommende år ledigheden er til gengæld faldende

bredt funderet i hele landet beskæftigelsesmulighederne er forbedret i alle landets kommuner i otte og halvfems

end der var ved valget i to tusind og femten samtidig

den væsentlige del af fremgangen

flere personer over tres år er

i beskæftigelsen siden midten af to tusind og femten udgøres af personer over tres år og samtidig er fremgangen endda sket

er godt nok et stigende antal virksomheder der melder om mangel på arbejdskraft som en produktionsbegrænsning men lønstigningstakten er

det private forbrug er primært drevet af stigende indkomster og kreditvæksten til husholdninger er forholdsvis beskeden det er egentlig ganske unikt at så mange signaler om dansk økonomi peger i samme retning

god grund til at huske

kommer af sig selv det skyldes klare valg og det skyldes konkrete politiske beslutninger fundamentet for fremgangen dansk økonomi er strukturelle reformer der gradvis har øget arbejdsudbuddet uden reformer ville opsvinget med stor sandsynlighed allerede være dæmpet på grund af mangel på arbejdskraft og det er især aftalen om senere tilbagetrækning der øger arbejdsudbuddet i de her år de hidtidige erfaringer med forhøjelsen af efterlønsalderen viser at de berørte personer stort set arbejder i uformindsket omfang frem

forhøjede efterlønsalder og det er en enorm

ville de offentlige finanser svækkes betydeligt i takt med at vi lever længere

hurtigere end arbejdsudbuddet og der er færre ledige ressourcer på arbejdsmarkedet navnlig byggeriet oplever en mangel på arbejdskraft

i stigende omfang udfordringer med mangel på arbejdskraft i en højkonjunktur

tilrettelagt efter at bidrage til et holdbart opsving

tilrettelagt frem mod målet om balance

strukturelle offentlige sektor samtidig er det vigtigt at holde fast i at yderligere reformer store som små der øger arbejdsudbuddet kan bidrage til at formindske presset og forlænge opsvinget senest har vi med aftalen om finansloven for to tusind og nitten og aftalen om en ny regulering

halvtreds fuldtidspersoner at flere politiske partier viger tilbage for reformer ændrer

kommende år vil skærpes og reformbehovet ligeså opgaven nu bliver sådan set at holde opsvinget på sporet vi skal undgå en overophedning og fastholde en beskæftigelsesfremgang vi er optaget af at føre en ansvarlig økonomisk politik og derfor strammer vi gradvis

strukturpolitikken i de kommende år

og varer i flere år en af de ting vi er optaget af fra regeringens side er at de gode tider kommer alle danskere til gavn

meget tilfreds med at regeringen sammen

for næste års budget vi er enige om en finanslov for to tusind og nitten

af velfærden vi sætter endnu en gang midler af til sundhedsvæsenet

prioriterer vi mere end en milliard kroner til sundhedsområdet

her midler sikrer vi en mere effektiv og sammenhængende indsats blandt andet på

forbedret vaccinationsindsats vi afsætter også midler til en kommende sundhedsreform og det er vigtigt at vi fortsætter forbedringerne af vores sundhedsvæsen til gavn for patienterne og det er netop patienterne

har også valgt at prioritere ældreområdet vi afsætter seks hundrede og

million kroner over de næste fire år og pengene skal blandt andet bruges til at understøtte kommunernes arbejde med at bekæmpe ensomhed tab af livsmod sorg og selvmord blandt ældre borgere der er rigtig mange der heldigvis lever længere og det er positivt men en udfordring i den forbindelse er at

sidder ensomme tilbage de ældre ønsker vi netop at komme i møde og at give en hjælpende hånd med de midler der er afsat i finansloven vi gennemfører også med aftalen en række initiativer

på ældreområdet vi har en klar ambition om at der skal være et lavere sygefravær og flere timer per medarbejder

til at sikre bedre service til borgere højne arbejdstilfredsheden og skabe et bedre arbejdsmiljø

en af udfordringerne med at sikre en god ældrepleje i de kommende år bliver at have nok uddannede social og sundhedsassistenter det bliver at have nok uddannede sygeplejersker og derfor er en del af finansloven også at vi gør en indsats for at øge muligheden for at få flere ind på de her uddannelser ligesom vi i de seneste år har hævet antallet af pladser på

sygeplejeuddannelserne sådan at vi i de kommende år vil se flere uddannede sygeplejersker

flere muligheder for at løfte opgaven vi skal nemlig sørge for at alle medarbejdere på sundheds og ældreområdet får mulighed for at bidrage med deres fulde potentiale den prioritering vi har haft i år skal ses sammen med de andre initiativer som regeringen allerede har gennemført med tidligere års finanslove det drejer sig om midler til en klippekortsordning løft i bemandingen i ældreplejen og til at renovere og etablere køkkener rundtomkring på landets plejehjem så flere ældre vil opleve at det også dufter af mad

indsatsen for de mest psykisk syge patienter

vi flere sengepladser til de mest syge og samtidig skal

andet stort presserende problem nemlig

mange unge i dag ikke føler at de har et tilfredsstillende mentalt helbred faktisk er det sådan at hver fjerde unge kvinde mellem atten og seks og tyve år ikke selv vurderer

har et godt mentalt helbred og derfor er

de problemer de måtte have de initiativer vi

i finansloven skal ses i sammenhæng med aftalen om satspuljen hvor der er afsat cirka ni hundrede million kroner over de kommende fire år

med aftalen om regionernes økonomi for to tusind og nitten

for to tusind og nitten fortsat en markant prioritering af velfærdsområdet vi afsætter mere end tre milliard kroner mere over de kommende fire år til velfærden og det skal altså lægges oven i det vi allerede har aftalt med kommunernes landsforening hvor der er et løft

forhold til det det aftalte

to tusind og nitten og en milliard

for regionernes økonomi for to tusind og nitten

skal vi fortsætte med at prioritere inden for de mere end fem hundrede og fem og tredive milliard

uden at vi behøver at øge det samlede offentlige forbrug tilsvarende eksempelvis har

betydet at vi har fået styr på tilstrømningen på asylområdet det betyder at de offentlige udgifter til asylindkvartering integrationsydelse med videre forventes at falde

milliard kroner i to tusind og nitten altså fra ni

sparede udgifter til serviceydelser i kommuner i regioner

gode forhold for børn i udsatte familier eller bedre sundhed uden at vi skal øge

tilsvarende det er også en medvirkende årsag til at vi med finansloven for to tusind og nitten har haft mulighed for at øge pensionisters rådighedsbeløb ligesom pensionisters incitamenter til at gå på arbejde i deres seniorliv forøges vi gennemfører et generelt løft af folkepensionen i to tusind og nitten og fremadrettet vil folkepensionen blive reguleret med den almindelige lønudvikling

tilskyndelse til at fortsætte deres tilstedeværelse på arbejdsmarkedet også efter pensionsalderen derfor gennemfører vi en seniorpræmie og vi øger fradraget på arbejdsindkomst og vi lemper aftrapningen som følge af ægtefællers indkomst

om regulering af offentlige overførsler samt etablering af obligatorisk opsparing for personer på overførselsindkomster

gerne takke alternativet for allerede i dag at have meldt sig som et parti der tilslutter sig forliget og jeg håber at flere partier vil tilslutte sig i de kommende dage

ligeledes har vi med finansloven opnået enighed med dansk folkeparti om at fortsætte arbejdet med en konsekvent udlændingepolitik

det laveste niveau siden to tusind og otte der har været meget debat om det kommende udrejsecenter på lindholm

meget der har været forkert sagen er at der afsættes cirka syv hundrede og

de kommende fire år til etablering af udrejsecenteret drift af stedet uddannelse af politibetjente og andet personale øget polititilstedeværelse omkring lindholm

og ud af danmark men nogle gange er der forhold der gør at vi ikke kan få sendt udvisningsdømte udlændinge af sted disse grupper skal derfor fremover have opholdspligt på udrejsecenter lindholm udlændingestramningerne implementeres samtidig med at danmark fastholder sit internationale fokus og fortsat overholder sine internationale forpligtelser

som har gjort meget ud af at fremstå som et parti der bakker op

selv om et udrejsecenter på en ø men når det bliver konkret

været medvirkende til at over tredivetusind personer har forladt kontanthjælpssystemet men når der senere i dag kommer konkrete forslag om at ændre på vilkårene stemmer partiet gult det er en slingrekurs der kun kan skabe tvivl om

at bøje af for kravene fra alle de partier

grundlag for en socialdemokratisk ledet regering

vi også indgået en række aftaler blandt andet aftalen om fremtidens erhvervsuddannelser

de emner som vi har talt rigtig meget om

næsten være glemt i debatten

bare gerne understrege her at vi fra regeringens side er rigtig glade for den aftale der indeholder initiativer for samlet to

i forhold til finanslovsforslaget med aftalen

gennemføre en erhvervsuddannelse aftalen er et markant skridt i retning af at give håndværksfagene den plads i samfundet som de fortjener aftalen blev indgået efter et godt og konstruktivt samarbejde

økonomiske rammer og aftalen om økonomien blev så udgangspunktet for en bred aftale om erhvervsuddannelserne regeringen er også glad for at vi har fået

vores grønne milliard på finansloven

natur og klima i de kommende fire år det betyder at vi kan fortsætte den kurs hvor vi har øget omlægningen af landbrugsareal til økologi øget etableringen af naturskov med videre og selv om ingen af de selvudråbte grønne partier vil tage ansvar for finansieringen

vedtaget forslaget om at sikre en fortsat lav afgift på el og brintbiler i to tusind og nitten og to tusind og tyve vi får etableret skrotningsordninger både for gamle biler

gamle brændeovne skrotningsordninger der gør at vi fremover kan trække vejret lidt mere frit i danmarks store byer vi får øget kravene til taxakørsel og vi får øget kravene til busdrift hvilket gør at vi også får skabt bedre luftkvalitet for danskerne vi etablerer en grøn

og vi har præsenteret en plasthandlingsplan ligesom vi har

en aftale med dansk folkeparti og det radikale venstre om fremme af

såkaldte grønne nationalregnskab som har været efterspurgt af mange

som muliggør at vi allerede i to tusind og tredive opnår hundrede procent vedvarende energi i vores stikkontakter samtidig har vi leveret på ambitionen om at den grønne omstilling sker sådan at den forbedrer den enkeltes økonomi og understøtter en bæredygtig samfundsøkonomi og den aftale vi indgik med dansk folkeparti

udbud af sol og vind i to tusind og atten

af vedvarende energi end forudsat

vækst fremgang virksomheder og iværksætteri altså hvordan vi giver flere danskere mulighed for at komme i beskæftigelse heldigvis er regeringen og dansk

enige om at det skal være lettere at drive virksomhed i danmark konkret

afsætter vi mere end hundrede million kroner

erhvervslivets byrder vi afskaffer administrationsgebyret på erhvervsaffald og vi følger

også afgifterne det er blandt andet med til at dæmme op for grænsehandelen over de næste fire år vil

cirka fire hundrede og halvtreds million kroner til at nedsætte øl og vinafgiften vi får afskaffet foderfosfatafgiften som ikke længere har den samme betydning når nu vi har lagt et loft over hvor meget foderfosfat der må bruges og vi lemper dermed omkostningerne for danske landbrugsvirksomheder samtidig med det gør vi som det også blev nævnt tidligere i debatten et tiltag for at fremme generationsskifterne ved at indføre en pantebrevsmodel der vil gøre det nemmere for den nye generation af landmænd at overtage de gårde der er

finansloven men da blandt andet

herre anders johansson fra det konservative folkeparti har gennemført en meget nøje gennemgang

jeg bare nøjes med at sige at jeg som finansminister er rigtig tilfreds med finansloven det er jeg fordi den fremmer vores velfærd den løfter pensionisters rådighedsbeløb og den tilskynder til at blive længere tid på arbejdsmarkedet den fastholder trygheden og sikkerheden i

sikrer en stram udlændingepolitik og den reducerer afgifterne og forbedrer vilkårene for erhvervslivet alt sammen inden for rammerne af en ansvarlig økonomi derfor havde

vores arbejdsindsats her i dag

til at diskutere næste års finanslov

enten i de traditionelle medier eller i de skal vi mere sociale medier men nej

fra herre magnus heunicke og fru mette frederiksen til statsministeren og justitsministeren

bred kreds af politikere der er enige om at vi skal hylde vores højskolesangbog det vil jeg så gøre ved at fremhæve en anden sang

hundrede og to og tres den danske sang er en ung blond pige

for livet kræver mangfoldighed

har beriget os med en smuk sang synes debatten her i dag viser at folketinget er mangfoldigt men at vi arbejder bedst når vi arbejder sammen jeg håber der er mange der vil komme til det

i morgen efter afstemningerne nemlig alsang

det er sådan med sang hvilke politikere bør huske at

kan skændes når man synger

hvordan regeringen ser på skattelettelser hvis den får lov til at fortsætte efter næste valg det håber jeg selvfølgelig ikke den gør men hvis det skulle ske kunne det jo være interessant at vide hvad der egentlig er regeringens politik

det konservative folkeparti har jo været ude at sige at man er parat til at give skattelettelser for tre og tredive milliard kr

synes vi i socialdemokratiet er en dårlig idé vi mener der er behov for at vi investerer i vores velfærd for vores børn og unge at vi har en værdig ældrepleje og også at vi selvfølgelig sørger for at vores sundhedsvæsen fungerer bedre end det gør i dag før vi begynder at diskutere skattelettelser men det er ikke holdningen hos det konservative folkeparti

liberal alliance og derfor er mit

meget enkle spørgsmål til finansministeren her til aften kan finansministeren udelukke

det konservative forslag kunne blive til virkelighed

der i to tusind og tolv valgte at sætte skatterne ned for at øge arbejdsudbuddet for at styrke dansk økonomi for at fremme lysten til at yde en ekstra indsats jeg glæder mig nu her til nytår

daværende socialdemokratisk ledede regering kom med nemlig et ønske om

man gennemførte en lettelse af selskabsskatten

regering fordi som man sagde dengang lavere selskabsskatter vil være med til at fremme at flere har lyst til at

taget stilling til hvad regeringen skal gennemføre efter et valg

hvert parti er i sin fulde ret

sige og mene hvad de gør og gå til valg på hvad de ønsker og så må vælgerne tage stilling derfra og så skal folketinget mødes efter valget

finansministeren emnet over på topskattelettelser

rigtigt at det er der blevet givet også under en socialdemokratisk regering men hvem var det de blev givet til dengang ja det var metalarbejderen det var sygeplejersken der var kommet til at ramme loftet men her er det jo noget helt andet vi snakker om her snakker vi om at det konservative folkeparti

for næsten fem milliard kroner

lad mig så sige at så kunne det jo være meget meget interessant at høre landets finansminister som for et øjeblik siden få måneder før et valg

skal gå til valg på men ikke ville udelukke at det kan blive meget store skattelettelser så helt konkret i forhold til topskattelettelser vil finansministeren udelukke at den her regering hvis den skulle blive genvalgt vil indføre en topskattegrænse på ottehundredetusind

har kommenteret hvad der skal ske efter et valg

jeg tror egentlig

forventer at med seks måneder tilbage af valgperioden passer vi vores arbejde og gennemfører de ting som vi har gang i regeringen har

gang i en lang række ting vi har gode forhandlinger der

vores folkeskoler vi har et ønske om at få lavet den aftale der skal udmønte en forhøjelse af fribeløbet for su sådan at flere unge kan tjene noget mere så hvad der skal ske efter et valg tager

jo ret interessant for hvad er det der sker lige om lidt der sker det at topskattegrænsen ændrer sig fra firehundrede og

topskattegrænsen bliver højere finansministerens parti er også med i den aftale som blev lavet under den tidligere socialdemokratisk ledede regering kan finansministeren ikke sådan lige oplyse hvordan man finansierer det

to tusind og tolv under den socialdemokratisk ledede regering

og siger at alle skattelettelser er onde hvor onde var de her skattelettelser så i 2012 kan ministeren ikke bekræfte både beløbets størrelse

den måde man fik de penge frigjort

jeg bryder mig ikke om begrebet onde skattelettelser jeg synes ikke at skattelettelser

ikke engang at skattestigninger er onde de kan være nødvendige de kan være generende de kan være fremmende for væksten

her var der faktisk en skattelettelse som vi i mit parti

vi accepterede også den finansiering der blev foreslået af den daværende regering nemlig at man finansierede en højere topskattegrænse ved at dagpengemodtagere fik en mindre

ønsker vi ikke at danskerne skal betale den højest

overhovedet når man tænker på hvad det er vi skal bruge pengene til

der er nødvendig for at vi kan have det velfærdssamfund

er så stolte af lige adgang til sundhed lige adgang til uddannelse og så videre men det gør ikke ondt på dansk folkeparti hvis hårdtarbejdende danskere får lov til at beholde en lille smule mere af den løn de får når de går på arbejde

lave skattelettelser og man kan finansiere det ved

at tage fra de svageste altså dem på overførselsindkomst og når man så sidder

alle skattelettelser forkerte ligegyldigt

til en lavtlønnet eller til en højtlønnet vi kan bare se nu at skatteaftalen fra to tusind og tolv

til to tusind og tre og tyve kommer finansieringen der er det folk på overførselsindkomster der får et mindre rådighedsbeløb fordi de skal finansiere topskattelettelserne

har været for høj eller forkert

været hæmmende

at sætte skatten ned for de første indtægter man har altså gøre gevinsten ved at komme ind på arbejdsmarkedet noget større det er medvirkende til at vi får reduceret antallet af danskere for hvem det ikke kan betale sig at arbejde for hvem gevinsten ved at komme ind på arbejdsmarkedet er for lille

at få sat skatten ned for lige præcis den gruppe

er blevet uddannet derfor er det vigtigt at vi ikke sætter skatten for højt

meget tilfreds med den økonomiske situation det synes jeg bare gør det endnu mere absurd at vi igen med den her finanslov ser at der bliver skåret på uddannelse

der er forsvundet ud af vores fælles uddannelsessystem

det betyder at der bliver fyret lærere at der bliver nedlagt hold

daler i vores uddannelsessystem det bliver værre for hver eneste dag regeringen fortsætter de her nedskæringer derfor vil jeg gerne høre

med et underskud underskud på de offentlige finanser

man at vi var ude over eus grænse og den grænse der er i den danske budgetlov derfor var det væsentligt for os at vi

en af mulighederne for at stramme op var at

udvidet omprioriteringsbidraget til også at dække kultur uddannelses og undervisningsområdet i de kommende to år to tusind og tyve og

få ledige kroner i den offentlige sektor

mulighed for at kunne omprioritere til andre højt

der også være et omprioriteringsbidrag på uddannelse undervisning og kultur i de år

gå til andre ting hvis vi måtte ønske det eller tilbage til taxametrene det betyder at vi for to tusind og to og tyve har sikret at midlerne

på undervisningsområdet på kulturområdet

det samlede erhvervsliv det er

det er fagbevægelsen det er alle der har været ude at sige at de her nedskæringer på uddannelse har ekstremt negative konsekvenser for vores fælles samfundsøkonomi

vi skal leve af i fremtiden hvordan kan venstre bare overhøre alle advarsler på det her område er det ikke på tide at gøre noget og stoppe

er kommet fordi vi har omprioriteret inden for undervisningsområdet vi har givet midler til at man kan have flere uddannelsesstationer så vi får nogle flere steder hvor man kan tage en mellemlang videregående uddannelse tæt på hvor man bor så vi slipper for at opleve at for mange unge bevæger sig ind til storbyerne for at få en uddannelse

fraflytter landdistrikterne

der investeres tilbage i uddannelsessektoren

fremlagt en samlet oversigt over de drivhusgasreducerende og drivhusgasøgende tiltag i finansloven

det faktisk ikke rigtig er muligt at udarbejde sådan

som danmark kunne melde sig ind i og være en del af

finansministeren eller eller er det noget finansministeren måske kunne tænke sig at se på til

en gennemgang af hvilke elementer der trækker henholdsvis

hvor stor effekten er eksempelvis

penge på at skabe forskning at vi sætter penge af til

hvad forskningsmidler vi sætter af nu

det øgede befordringsfradrag godt betyde at flere befordrer sig længere i deres egen bil og det kan virke negativt

rigtigt at nogle af dem kan kvantificeres og for nogle af de bud der ligger

der er jeg måske ikke helt enig i det

sådan mere systematisk og mere fremadrettet er med på

tre hundrede og tres graders systematiske

eksempelvis har vi en pulje til naturformål

det at vi sætter afgifterne ned på grænsehandelsfølsomme varer betyder i

til danskernes lyst til at grænsehandle i tyskland og samtidig også hvad det betyder for svenskernes lyst

nogle ting som uanset hvor god vilje man måtte have

man kan vide på forhånd når vi skal sidde til næste år og de kommende år i december måned og stemme om finansloven men i så stort omfang man kan

jeg tilhænger af at vi får viden og klarhed på banen også omkring de

endda en sang om mangfoldighed så bliver det

det gjorde det heller ikke

to tusind og femten da finansministeren begik den her kronik i søndagsavisen en kronik der ærede danmark for dem der kan og vil jeg vil lige citere en enkelt

indledningen kære jai li muhammed sergio og latifah tak fordi i

kommet til danmark og tager fat hvor danskerne ikke kan eller vil tak fordi i er med til at gøre danmark til et rigere sted for uden jer ville danmark anno to tusind og femten

nu skriver vi så to tusind og atten og finansministeren er blevet finansminister i en regering støttet af dansk folkeparti og der er lavet et paradigmeskifte hvor nogle af de her mennesker så skal vises ud selv om de er i arbejde er finansministeren enig i at

finansministeren har rykket sig ganske betydeligt

har et udenlandsk pas og en udenlandsk nationalitet det er både polske håndværkere amerikanske ingeniører kinesiske it folk eller ukrainske fodermestre og jeg tror at

og halvtredstusind udlændinge der arbejder i danmark

det være svært at få pelset en mink svejset et vindmølletårn eller få serveret en kop caffe latte i københavn men sagen er

der forskel på de indvandrere

om at komme fordi de skal arbejde eller fordi de har ønske om at studere i danmark og så de flygtninge og familiesammenførte der

forskellen ligger i at hvis man er her som flygtning og der bliver ro i ens hjemland

skal man vende tilbage hvis man så har et job der gør at man kan komme ind på en af de integrationsordninger der er de arbejdskraftsordninger der er så for min skyld gerne jeg tror også at

steenberg kender min og regeringens holdning

gøre danmark stærkere og rigere og fordi vi ved at den udenlandske arbejdskraft der tjener

der serverer caffe latte for at bruge det billede er okay

skal vende hjem jeg har svært ved at forstå forskellen hvorfor er venstre og finansministeren gået med til det her paradigmeskifte hvor der jo står i

i arbejde skal tillægges mindst mulig betydning det er jo helt modsat de holdninger finansministeren ellers

slået fast at flygtninge der kommer til danmark og familiesammenførte

tilgang til dem er at de skal ud og forsørge sig selv i stedet for at leve af andres ydelser sagen er også bare den

gjorde at man automatisk gik fra at være flygtning til at blive indvandrer og

begreberne flygtninge og indvandrere blive udvasket jeg holder fast i at de to begreber er forskellige og vi behandler indvandrere efter reglerne om indvandring og arbejdskraft og vi behandler flygtninge efter reglerne om flygtninge men jeg håber selvfølgelig at langt de fleste af de flygtninge og familiesammenførte der kommer til danmark er i beskæftigelse og jeg glæder mig over

de seneste år har set en markant fremgang bare siden to tusind og femten en fordobling af andelen af flygtninge og familiesammenførte

så længe det er en debat vi har haft

økonomien i to tusind og femten der var ikke råd til noget det hele var rigtig rigtig ærgerligt

tallene frem for hvor mange penge man nu brugte i finansloven for to tusind og seksten på skattelettelser og der brugte man så

en stor del af det var jo selvfølgelig at man sænkede registreringsafgiften fra en hundrede og firs til

har flere der hjælper på vores hospitaler for der er rigtig mange ting der blev prioriteret med finansloven for to tusind og seksten hvor den tidligere regering havde et fald i antallet af politibetjente har vi nu siden valget haft en stigning fordi vi ønskede at øge optaget fordi vi ønskede at fremme den tryghed som danskerne

vi havde behov for at få håndteret en usikkerhed omkring grænsekontrollen og vi har derfor haft en midlertidig grænsekontrol nu i en række år

kunne fortsætte det i hele perioden

og jeg kan med lige så stor ret sige at lige præcis de penge er gået til sygeplejersker til ældreområdet til politibetjente men sagen er jo at hvis

bech poulsen ikke læser i de gamle papirer

nyere aviser fra den her uge

hun se en opgørelse der viser at det at sætte afgiften ned

med

det kostede altså vi har fået en positiv økonomisk gevinst ved at sætte afgiften ned på biler lad os se om det holder på lang sigt det kan jeg ikke garantere men i hvert på kort sigt siger dagspressen har vi fået flere penge ind end

absolut ville sænke registreringsafgiften

hvor

regeringen har byttet skattelettelser til besparelser på uddannelser

jeg taler ikke om nødvendighedens politik

have valgt rigtig mange ting vi valgte at lave en udvidelse af omprioriteringsbidraget fordi dansk økonomi var i en kritisk situation og fordi vi havde nogle klare prioriteter

hvad vi gerne ville vi kunne se at man i to tusind og femten havde et budget der ikke hang sammen

vi var nødt til at få rettet op på de forhold der var og derfor

række ting man bremsede op for udviklingsbistanden man udvidede omprioriteringsbidraget og det er det omprioriteringsbidrag vi blandt andet bruger til at prioritere andre områder i uddannelsessektoren

jeg

skal være glad for at folketinget er mindre restriktivt end undervisningsministeren i forhold til fraværsregler og den slags ting der er der er også en kritik af

jeg tillod mig at nævne sundhedsområdet

det havde åbenbart ingenting at gøre med finansloven men jeg har dog konstateret at der

til sundhedsreformen i to tusind og nitten så jeg antager da at det er relevant og at det er noget som regeringen også har tænkt sig

men finansminister skal det forstås sådan at alle de udfordringer som der er i sundhedsvæsenet forventer man at kunne løse med en ramme som er det som ligger inden for den nuværende finanslov det er vel ret

partifæller er ret højrøstede i forhold

men når det var nødvendigt med mange møder

var tre aftaler i en det var en ny udlændingepolitik det var en hel pensionsreform

finanslov er jo også at gemme en reserve

det vil ikke være det eneste vi får brug for på sundhedsområdet fremadrettet

yderligere rum til stigende sundhedsudgifter

baggrund af at det er lykkedes igennem de sidste år at få nedbragt ventetiderne få øget kvaliteten få højnet effektiviteten

problem er den meget uensartethed der er på tværs af regionerne det er den manglende sammenhæng

det kommunale det alment praktiske og det regionale niveau

brug for at lave en større sammenhæng i den måde

selv indikerer at der skal afsættes midler til

vi så ikke bare få et bud på det hvor meget forestiller regeringen sig der skal anvendes på sundhedsområdet

af uddannelsespladser på sundhedsuddannelserne på sygeplejeskolerne nok

vi taget ansvaret for men det er klart at det tager nogle år at blive uddannet som sygeplejerske og derfor tager det også nogle år inden de forøgelser vi har lavet slår igennem vi har endda

hvis der er et ønske om det fra vores regioner på sygeplejeskolerne

flere uddannede til at tage sig af det vi har også taget fat på at løse lægemanglen ved netop at tage to nye uddannelsessteder ind

som lægeforeningerne selv sagde er den mest

tid desværre at uddanne læger for vi skal have et højt

et højt sikkerhedsniveau derfor er det en plan som arbejder på den lange bane ved både

øge interessen for at blive læge i almen praksis men også at få flere til at tage de arbejdstimer der er

regner med at skulle have to hundrede kroner

på baggrund af finanslovsaftalen jeg tror sågar fru astrid krag

bekræfte eller afkræfte at det er det der er tale om

hvornår i to tusind og nitten at pensionisterne kan forvente

at den forbedrede økonomi som blandt andet dansk folkeparti og jo også regeringen lagde vægt på

kan aflæses på pensionisternes

man er i hvis man har en lille smule arbejdsindtægt ved siden af og det er blevet modregnet

fremover blive modregnet meget meget mindre hvis man har en lille pensionsopsparing der bliver udbetalt ikke en stor men en lille pensionsopsparing

man fremover blive fratrukket meget meget mindre

i det man får ud i tillægsydelse eller i supplerende pensionsydelse derfor vil der være en lang række ting som har virkning og

på sigt har allermest virkning er vores aftale om at ophæve

at pensionister fremadrettet vil opleve en fuld regulering af den ydelse de får uanset om det er en grundydelse tillægsydelse eller supplerende pensionsydelse

for pensionister som har meget til sig selv og som har behov for at vi får skabt en bedre og stærkere ramme omkring deres økonomiske muligheder

mange sjove og skægge ting ude på facebook der findes jo altså også historier som

når fru astrid krag og socialdemokraterne påstår at det som en pensionist får ud af finanslovsaftalen

tusind og nitten er to hundrede kr kan man så ikke godt sige at

er det markante beløb som man får i løft bare af grundbeløbet fordi vi nu ophæver satsreguleringen

en rigtig stor omlægning det er hvad jeg kalder en decideret pensionsreform i forhold til hvordan pensionisters økonomi fremadrettet vil have det det er klart at hvis det er et spørgsmål om

man får lidt ekstra hvert eneste år så er det mindre de første år og mere de næste år men vi skal jo ikke ret langt hen før det her bliver noget der virkelig kan mærkes i en økonomi hvor i forvejen ikke har ret meget til sig selv

internationale konjunkturers skyld og når der er højkonjunktur

er det helt klart den vedtagne politiks skyld at tingene går så godt det bar finansministerens tale en lille smule præg af så det kunne jeg

smile lidt over til gengæld holdt jeg op med at smile da

helt præcist herre finansminister hvor meget er det så

og lige her har vi jo fået nogle effektmålinger fra regeringen på hvad det er kontanthjælpsloftet

oplyse den måbende befolkning

vil der vel være en eller anden rimelighed i at de

en art kollektiv afstraffelse af

men man skal ikke kigge ret meget rundt i europa for at finde lande der på trods af gode internationale konjunkturer stadig væk har en elendig økonomi

italien kommet med et nyt budget der er en lille smule mindre i underskud end det budget som regeringen præsenterede først men hvis vi kigger på frankrig

vurdere at de passerer tre procentsgrænsen for underskud hvilket er langt ud over det som det egentlig burde være i en international optur så selvfølgelig er det en kombination af en international optur og den førte politik der gør at dansk økonomi er stærk

beskæftigelsesministeriet og finansministeriet er i øjeblikket i fællesskab i gang med undersøge

jeg er ikke i tvivl om at loftet har været medvirkende til ikke for alle men for nogle af de enogtredivetusind der har forladt kontanthjælpssystemet

på vej men finansministeren er meget velkommen til bare at læne sig op ad den sidste som regeringen

har mistet tre tusind kroner om måneden jeg ved godt

tre tusind kroner om måneden rigtig rigtig mange penge så derfor kan

en hundrede og halvfems mennesker en og halvfems fuldtidspersoner ud af de otteogtyvetusind

når finansministeren meget flot står og siger at det er regeringens vedtagne politik og

at tredivetusind mennesker ikke længere er

fra de der seks hundrede og så op til de tredivetusind

for den her gruppe eller i det mindste bare vedkende sig at tallet faktisk ikke er

er gået sammen om at lave en ny analyse den er ikke færdig endnu og jeg glæder mig meget både til analysen er færdig men også til at debattere analysens resultater med fru pernille rosenkrantz theil under alle omstændigheder mener jeg det er rigtigt at

et loft over hvor meget man kan få i kontanthjælp

for alt for mange danskere og derfor har regeringen arbejdet på to planer

blandt andet med at lægge et loft over kontanthjælpen

laveste indkomster på arbejdsmarkedet sådan at gevinsten ved at komme i arbejde

og den er faktisk så lav at

institut for menneskerettigheder har været ude og sige at der er grund til at antage at den ydelse

ikke lever op til bestemmelserne i grundloven om at man skal have et vist eksistensminimum at leve for i danmark

at regeringen og dansk folkeparti vælger at sætte beløbet yderligere ned med op til to tusind kroner for forsørgere og så er vi jo i en situation

under eksistensminimum til at leve endnu længere

bare man må spørge er det noget som finansministeren er stolt af er finansministeren stolt af

at vi i et velstående land som danmark

vokse til nogle meget store højder for nogle familier på integrationsydelse er det værdigt for et land som danmark et velstående land at vi nu

rigtigt jeg synes det er en fin ydelse vi leverer

nød at udover at vi giver dem husly

tryghed mens deres land

ikke kan være der så giver vi dem også en ydelse der gør at de kan leve et rimeligt liv hvis man fjernede selvforsøgelses og hjemsendelsesydelsen hvis man sagde at nu skulle den væk og de skulle have efter de almindelige regler i kontanthjælpssystemet så ville man opleve

om måneden det ønsker jeg ikke jeg mener at det niveau vi har lagt også med finanslovsaftalen her er rigtigt og fornuftigt

det er et niveau som vi sagtens kan være bekendt når vi hjælper

her det kan finansministeren måske være uenig i men hvad med børnene

med finansloven er det jo specifikt familier med børn

går efter hvordan pokker kan vi

være det bekendt i et land som er så velstående at

for en meget specifik gruppe af mennesker altså vi har nu en situation hvor forældre på integrationsydelsen ikke har råd til at købe medicin eller tøj eller lider sociale afsavn og ikke kan deltage i sociale begivenheder

nu kommer vi jo i en situation hvor der vil være familier som simpelt hen ikke har råd til at få mad på bordet hver dag er det virkelig værdigt for danmark anno 2018

jeg mener at i forhold til at vi giver husly til folk der

niveau vi lægger når vi kigger på den nye selvforsørgelses og hjemsendelsesydelse

ikke mit mål at de skal være på den ydelse mit mål er

komme i beskæftigelse mit mål er at de skal være ude og være aktive mit mål er

set at vi får flere af de flygtninge og familiesammenførte der kommer til danmark ud på arbejdsmarkedet og at vi med vores politik kan gøre det nemmere for dem

man nu for næste år med de stramninger som er vedtaget mellem regeringen og dansk folkeparti er nede på et tal som hedder

både den politik som vi har ført i danmark og den politik

har vi nu så meget styr på tilstrømningen at det ikke bare

at komme videre og søge mod danmark er blevet endnu lavere og det betyder at vi netop er kommet ned på en tilstrømning der vurderes til næste år kun at være på fire tusind ud af de fire tusind er det endda min vurdering at nogle af dem vil være her i forvejen som familiesammenførte til flygtninge der måske måtte ønske

have deres eget opholdsgrundlag og derfor mens de er i danmark søger om at få flygtningestatus det betyder at antallet der reelt kommer ind over grænsen til danmark som asylansøger i to tusind og nitten

hvad det havde resulteret i i forhold til det demografiske træk og i forhold til behovet for

offentligt forbrug hvis man stadig væk

på det høje niveau man vurderede for to tusind og seksten helt konkret har det betydet at hvor vi afsatte ni

asylansøgere er vi nu nede på at bruge

det er stadig væk et stort beløb men det er dog trods alt under tres procent af hvad man afsatte for to tusind og seksten og dermed har vi fået frigjort mere end fire milliard

kan bruges til andre områder inden for offentlig service

finansministeren at vi gør nok

med den viden vi har i dag og her tænker jeg specielt på fns klimapanels halvandengradsrapport fra oktober gør vi så nok i to tusind og nitten fra dansk side i forhold til

der ligger forud for finansloven dermed rummer finansloven også i sig selv den energiaftale vi lavede i sommer en energiaftale hvor vi øgede ambitionsniveauet hvor vi øgede de konkrete indsatser samtidig med at vi satte midler af fra to tusind og seks og tyve og frem

have fem og halvtreds procent vedvarende energi i vores energisektor

på elområdet det betyder at vi rent

allerlængst og når vi kigger på finansloven med de mange ting der er de mange elementer på natur og klimaområdet rundtomkring så investerer vi

andre danskere der skal gøre noget mere det får de en hjælpende hånd til fordi vi med finanslovsaftalen laver laver et klimamærke sådan at når vi som forbrugere er ude at handle får vi mulighed for

ikke kun som samfund i finansloven men også som individer

samlet danmark så hvis vi som danskere ønsker en større indsats kan vi med vores indkøbskurv fremadrettet gøre en forskel

ellers relevante spørgsmål men jeg vil så gå lidt mere konkret til værks

sagde finansministeren bla at der var afsat en milliard kroner over de næste fire år til grønne initiativer da finansministeren her for kort tid siden holdt sin tale

en oplysning fra finansministeriet for to dage siden hvor vi fik at vide

brugt den milliard en fjerdedel af pengene er ikke udmøntet og så er mit spørgsmål til finansministeren kunne man

ikke finde noget grønt her midt i klima natur og miljøkrisen

kroner til en grøn naturpulje hvert år i de kommende år

medvirkende til at vi har midler til at tage initiativer ikke bare når vi laver finanslov men også i de kommende år på præcis samme måde

og sige her er nogle områder vi gerne vil prioritere men for at have nogle muligheder for at imødekomme de nye ideer der måtte dukke op i årets løb

afsat en pulje det har vi også gjort på naturområdet hvor der er afsat en

sætte retning på naturbeskyttelsen i staten og kommunerne

at få mere sammenhængende naturarealer arealer med enge og overdrev der skal øges

forøget indsatsen med ganske markant i forhold til tidligere vi omlægger mere landbrugsareal til økologi og vi omlægger mere natur til urørt skov end man gjorde i den tidligere regering

og der var mit spørgsmål bare når finansministeren har meget travlt med at fortælle at man gør så meget på det grønne område så er det da underligt at en fjerdedel af de midler

noget afløb er det ikke en lille smule mærkeligt

som opfølgning på min kollegas spørgsmål siger at man burde gøre mere så sender finansministeren

behændigt opgaven videre til forbrugerne

at gøre mere hvorfor har man ikke ønsket at udmønte den milliard som man ellers brystede

at sikre at vi har kræfter til initiativer fremadrettet de uudmøntede midler vil blive udmøntet i løbet af to tusind og nitten

række konkrete initiativer

af miljøministeren sammen med forligspartierne

sammenhængende skov mere urørt skov mere sammenhængende grøn natur fremadrettet

kan glædede mig over at læse på ritzau her den

række britiske forskere noterede sig at danmark og

i kampen for klimaet jeg synes

når folk udefra vurderer danmark op mod andre lande

når det gælder sundhed

regeringen har i to år sagt at nu skulle

plan for de nære sammenhænge i sundhedsvæsenet

ventet og ventet og det til trods for at den plan skulle løse et af de absolut største problemer vi har i sundhedsvæsenet og det er manglen på praktiserende læger både i land og i by halvfjerds procent af alle de praktiserende læger har lukket for tilgang af nye patienter og mens

herre lars løkke rasmussen har været statsminister

atten er der næsten sket en tredobling

over ethundrede og titusind borgere som er i den situation

er henvist til en udbudsklinik eller en regionsklinik det er en virkelig voldsom stigning det er et virkelig voldsomt sundhedsmæssigt problem som regeringen

vil være trehundredetusind borgere der står uden en praktiserende læge mit spørgsmål til finansministeren er hvorfor er det her problem

ikke adresseret og rejst i finansloven med konkrete initiativer

sådan som jeg også nævnte tidligere at lægernes organisation selv sagde

løse lægemanglen vi har udmøntet midler til at man får støttet lægehuse etablering og bygning af lægehuse rundtom i landet i min egen hjemkommune er der kommet et nyt lægehus i haderup netop støttet

af de midler som sundhedsministeren har uddelt så derfor er der jo taget initiativer det mest virkningsfulde vi har gjort er nok også at øge antallet af steder hvor man bliver uddannet som læge med en ny lægeuddannelse i aalborg med muligheden for at kunne tage en del af lægeuddannelsen i esbjerg og i køge

samarbejde som vi håber at få op at køre mellem køge og de øvrige sygehuse i region sjælland får vi flere læger der kommer ud i landet og arbejder og forhåbentlig også vil være interesseret i at blive ude i landet og ikke søge mod storbyerne og universitetshospitalerne for på den måde at få skabt grundlaget for flere læger men det kræver noget tid

uddannet nok læger i sr regeringens tid derfor har vi et problem med at få læger til at ønske at komme ud og være i den almene praksis

skruede op for lægeuddannelsen i aalborg det gjorde den røde regering og er der blevet ansat flere sygeplejersker på sygehusene mens herre lars løkke rasmussen har været statsminister nej

hundrede og tre og tredive færre men fireoghalvtredstusind flere patienter regeringen sover i timen og det jeg spurgte finansministeren om var kortsigtede løsninger for at vi ikke om fem år har trehundredetusind danskere som er henvist til en regionsklinik

en udbudsklinik hvilke løsninger har finansministeren finansministeren og regeringen på det her ingen til gengæld

kritiserer man konstruktive forslag der kommer fra socialdemokratiet

de små sygehuse tilbage og få operationerne flyttet ud

det ikke er den rigtige vej at gå lægernes organisation kritiserede

sundhedsforslag jeg lytter gerne hvis der er konstruktive forslag der kan forbedre det problemet er bare

forbedringer det er derfor at regeringen har handlet og ageret med udspillet en læge tæt på dig

vestlig indvandrer eller ikkevestlig indvandrer men ikke

og derfor kan jeg ikke sige

er faldet ud en af de ting der har været en udfordring for os

over de sidste tyve år er her jo stadig væk på trods af at ideen med flygtningebegrebet som

det desværre sådan at der kan vi ikke skelne mellem hvad der flygtninge og hvad der er indvandrere

jo rigtigt at det der adskiller flygtninge fra migranter er at flygtninge har beskyttelse fordi de har krav på det fordi de er forfulgte i deres hjemland og i den udstrækning de ikke længere har det krav på beskyttelse så må man forstå at det der adskiller

skal vende hjem igen sagen er bare den at mange af de konflikter vi ser ude i verden varer ti femten tyve år

som kan have været i danmark

vokset op er blevet en del af samfundet

kommer til at høre til her så vi får altså en en voksende gruppe af mennesker der bor i vores land går i vores skoler er vores kolleger på arbejdspladsen eller spiller nede i fodboldklubben

tror finansministeren at at det er sundt for de familier som kommer til at leve i den utryghed og tror finansministeren at det er sundt for et samfund at have mennesker

og blive normale danskere ligesom alle os andre som går på arbejde

går ned i fodboldklubben

her paradigmeskifte virkelig fornuftigt set både fra den enkeltes og fra fra samfundets

flygtning lever op til de kriterier der normalt er for at man kan komme til

som arbejdskraft så må man søge at ændre det opholdsgrundlag man er her på det vil også være sådan

krav vi har stillet undervejs

også på et tidspunkt være muligt som flygtning at søge om permanent opholdstilladelse i danmark

er det fordi man ikke kan være i sit hjemland på grund af uro

ikke er der længere skal man tilbage hvis vi ikke holder fast i det princip om at flygtninge skal hjem til

så har man kun migration og det ønsker jeg ikke

holde fast i at der er en dør åben for dem der kommer hertil som vi selv har inviteret på nogle bestemte kriterier som arbejdskraft eller som studerende

for dem der kommer hertil fordi de har et beskyttelsesbehov

vi som et rigt og frit og trygt land også tage vores del af ansvaret for at hjælpe dem hellere tæt på i nærområdet

tak

ganske rigtigt tog penge op af lommen på blandt andet førtidspensionister og arbejdsløse for at bruge dem

at sænke topskatten men kan kan finansministeren så ikke lige bekræfte at med den aftale der netop er indgået mellem regeringen og dansk folkeparti forpligter dansk folkeparti sig til at videreføre den mindre regulering af netop

og arbejdsløses indkomster som fulgte af

tolv aftalen altså at at den aftale som dansk folkeparti angiveligt er meget forarget over indholdet af det er

til at stå på mål for i hele den kommende valgperiode

der står dansk folkeparti last og brast

mindre reguleringer af arbejdsløses indtægter som følger af

at man accepterede og anerkendte

var et flertal der havde lavet en lavere regulering dansk folkeparti havde ikke ansvar for den regulering men anerkendte i satspuljeaftalen i efteråret to tusind og seksten at det var vilkårene for at være med så det var altså en accept der har været fra alle de partier

i satspuljen fra to tusind og femten og fremefter

derfor er det ikke noget nyt der er blevet bekræftet det var et vilkår for at kunne komme med i satspuljen i to tusind og femten og det er videreført i den aftale som jeg håber at en bred kreds af

partier nemlig de hidtidige satspuljepartier også vil tilslutte sig

dermed får herre jacob jensen ordet nu

dagens debat om næste års finanslov

må det jo være konklusionen rød blok består traditionelt af fem partier

sf enhedslisten radikale og alternativet tre af de partier

med deres egne statsministerkandidater for man kan ikke samles om en enhedslisten stiller som bekendt med fru pernille skipper men mon ikke enhedslisten alligevel vil ende med at støtte en s regering

vil dog kræve som herre rune lund var inde på betydelige indrømmelser

den økonomiske politik og udlændingepolitikken så meget for herre henrik sass larsens ønske om at føre en borgerlig økonomisk politik og så meget for fru mette frederiksens ønske om at føre en stram udlændingepolitik

og her må man sige at det er alt på ét bræt for som finansordfører herre christian poll bekræftede igen i dag kommer man ikke til på noget tidspunkt at lægge stemmer til fru mette frederiksen som statsminister man vil stille sig frit og forhandle fra sag til sag og holder ikke hånden under nogen regering ja det kan blive helt svenske tilstande

kun som forhandlingsleder

andreas steenberg bekræfter også i dag at det ikke betyder at man nødvendigvis peger på fru mette frederiksen som statsminister

steenberg meget præcist sagde skal de radikale have kraftige indrømmelser på udlændingepolitikken hvis det skal ske ellers kan fru mette frederiksen godt kigge langt efter

steenberg sagde ikke hvilke indrømmelser da det kommer an på en forhandling det er jo helt fair men indrømmelser på udlændingeområdet

for som herre andreas steenberg sagde ellers gør vi ikke fru mette frederiksen til statsminister

til at vi nu i dag under forhandlingerne har hørt fra

retorisk stramme udlændingepolitik socialdemokraterne vil stemme gult altså

om at skrotte integrationsydelsen

i morgen stemmer socialdemokraterne så

altså endnu en udlændingestramning som man fra

melder også i dag at man heller ikke vil stemme for udrejsecenteret på lindholm som skal huse udviste kriminelle udlændinge og udlændinge på tålt ophold som bekendt kom det frem under debatten

udlændingeordfører herre mattias tesfaye tidligere har sagt

var spot on nu bakker man så på den strammerkurs socialdemokratiet siger ét i ord men gør noget stik andet i handling ved de afstemninger her i tinget når tingene bliver konkrete

har de radikale tilsyneladende fået held med at få indrømmelser fra socialdemokraterne der nu går i retning af en slappere udlændingepolitik det er godt gået af de radikale tillykke med det

en hed drøm om at gentage succesen fra tidligere og igen indgå i en regering det var så i øvrigt en regering der sænkede selskabsskatten sænkede topskatten og øgede uligheden markant blandt danskerne sf efterspørger nu hos socialdemokraterne noget så grundlæggende som en sammenhængende økonomisk plan

det er da i sig selv tankevækkende og så siger sf i øvrigt også i dagens berlingske at hvis ikke fru mette frederiksen fjerner kontanthjælpsloftet

og fem og tyve timersreglen og integrationsydelsen kan hun ifølge sfs politiske ordfører herre karsten hønge rende og hoppe så ikke ét parti i rød blok siger at de utvetydigt vil støtte fru mette frederiksen ja der er tværtimod partier der siger at de ikke vil over for det står blå lejr som nu igen har leveret en samlet finanslovsaftale oven på en stribe andre aftaler igennem året det er en blå lejr der naturligvis er fire forskellige partier og derfor ikke er enige om alting men vi arbejder fint sammen med respekt for hinandens synspunkter og vi er enige om at danmark efter næste valg fortsat skal have en v ledet regering med statsminister lars løkke rasmussen i spidsen og med en politik hvor vi prioriterer kernevelfærden og samtidig skaber stadig bedre forhold for at kunne etablere arbejdspladser og dermed indtjening til den fælles velfærd i danmark jeg synes debatten i dag har givet mange gode svar både på det politiske indhold og i særdeleshed på formen i de politiske blokke jeg ser derfor

ikke mindst ser jeg også frem til et folketingsvalg jeg er regeringen er

lige præcisere reglerne for anden runde det kan jo være inspirerende for andre ordførere når

repetere reglerne i anden runde kan man tale

er kun tre der kan stille spørgsmål

og så får finansministeren selvfølgelig endnu en chance med femten minutter og debat i op til tredive

kalenderen et år tilbage hvor hele danmark var vidne til måske det største politiske cirkus vi har oplevet siden fremskridtspartiet kom kom i folketinget første gang altså det er jo patetisk og jeg tror faktisk der er mange danskere der sidder derhjemme når de

der er politiske uenigheder hos rød blok

i blå blok og heldigvis for det for det er jo det politik handler om det handler om at meninger brydes og helt ærligt ovre i blå blok er i på vej til at få et nyt ret yderliggående parti valgt ind i folketinget nemlig nye borgerlige som har stillet tre fuldstændig uopfyldelige krav for overhovedet at gøre lars løkke rasmussen til statsminister så ja det kan blive svære regeringsforhandlinger uanset hvilken regering der bliver valgt

er sikker på at vi alle sammen her uanset hvilket parti vi kommer fra vil kæmpe hårdt men også pragmatisk for at sikre

få mest mulig indflydelse det er det politik handler om skulle

gøgl og cirkus til side og så kæmpe hver især for det vi tror på og så finde løsningerne sammen uanset hvem det er danskerne giver

vi gør og det er jo beviset i dag at vi

med de prioriteringer som vi hver især som parti kæmper for blandt de fire partier som har indgået finanslovsaftalen

meget fine men også langvarige finanslovsforhandling

har været hvor vi netop har kigget på hvad det er for et samlet budget danmark skal have

i regeringen og med dansk folkeparti men vi er dog enige om at vi ser hvad det er for en

i stedet for al den pegen fingre ad hinanden som der har været i dag jeg sidder selv nærmest nogle gange og

der er for meget drilleri og gøgl og cirkus i stedet for at man diskuterer det som det drejer sig om politik for der er nok der deler os på det politiske område så lad os koncentrere os om det

der er fuldstændig cirkus derovre der er fuldstændig kaos derovre meningerne brydes på begge sider

for nogle konklusioner man kan drage ud af det det er sådan set blot det jeg peger på det er en politisk prioritering når man vælger at stemme gult

med drilleri at gøre det er da en markering fra socialdemokratiets side af at nu begynder man at bakke på det man ellers var så stålsat på

ikke forstå at herre pelle dragsted føler sig kaldet til at kalde cirkus og gøgl det er da en markering som jeg synes er værd at notere sig og derfor er det blot jeg konstaterer at vi godt

punkt hvor

det er jo ikke et kaos man nødvendigvis har behøvet

søge ud bredt i blokkene efter der kunne man

bare have kigget helt internt i venstre og derfor må jeg bare minde om det gode gamle råd om at man skal

objekter som projektiler når man selv bor i transparente domiciler altså når herre jacob jensens eget parti er totalt splittet når det handler om hvordan fremtidens sundhedsvæsen skal se ud så er det da fuldstændig vanvittigt at man ikke vil tage debatten

og i øvrigt stiller sig op med sådan et lidt gøglerisk indslag som her anerkender herre jacob jensen at der både i venstres bagland blandt borgmestre og i venstres folketingsgruppe er klare tydelige og kritiske røster som deler den bekymring som jeg på vegne af socialdemokratiet også

komme først i det nye år

imponerende jeg har hørt noget om det men jeg kender ikke detaljerne jeg anerkender at der er en diskussion i venstre

alle andre steder om noget så væsentligt som vores sundhedsvæsen

vi havde snakken om præcis det samme at give udtryk for hvor

patienten før systemet og så må strukturdiskussionen altså bakke op om det synspunkt

er selvfølgelig synspunkter der går i alle retninger

noget som herre jacob jensen selv rejser i modsætning til

socialdemokratiet fremlagt et fuldt finansieret forslag til en sundhedsreform nu kan jeg se at det det har herre jacob jensen så heller ikke læst

vi så vant til efterhånden men jeg konstaterer bare at man ved hvor man har socialdemokratiet når det handler om sundhedsvæsenet spørgsmålet er hvor man har regeringen det spørgsmål må vi vist hellere se om vi kan få et svar på på et tidspunkt jeg regner

er lykkedes det driver os at vi kan løfte sundhedsområdet med adskillige milliarder igen

det driver os at ventetiden stadig væk kommer længere og længere ned og det driver os at vi kan få ansat mere personale og

det driver os også at vi nu har europas tredjebedste sundhedsvæsen

at vi vil sætte mennesket før systemet patienten skal ikke

men skal have et sammenhængende forløb i sit behandlingstilbud og det er det der driver os i det udspil som regeringen vil komme med

at radikale venstre arbejder for radikal politik når det kan være så

spørge hvornår stopper venstre med bare at følge dansk folkeparti og kæmper

at kunne vise at man nu ovenikøbet inden man går ind i det sorte tårn hvis man

man gjorde sidste gang trækker socialdemokratiet rundt ved næsen

kræver det markante indrømmelser på udlændingepolitikken det var sådan set ment som en ros til de radikale og også en ønsken tillykke med at man nu allerede i dag kan se at det tilsyneladende er lykkedes socialdemokratiet

et strammerparti på udlændingeområdet det er nu begyndende til at være et slapperparti startende med at man stemmer gult til indtil flere

at vi kæmper for vores egen politik

jeg gerne spørge igen hvornår kommer venstre ind i kampen og holder op med bare at lade sig trække rundt af dansk folkeparti og starter med at stå op for venstres

tag det finanslovsudspil der kom fra regeringen i slutningen af august læg det ved siden af den finanslovsaftale som er kommet ud det er en fælles aftale med dansk folkeparti der er selvfølgelig indrømmelser til dansk folkeparti som er med til at bære det her igennem men der er store stræk som ligger fra det udspil som regeringen kom med

det er blandt andet takket være venstre men også takket være konservative og liberal alliance som jo er en del af den samlede trekløverregering men støttet af dansk folkeparti det er sådan vi arbejder i blå blok vi kæmper for hver vores sager men når vi har en fælles aftale står vi også på mål

forhandlingen sluttet og vi skal nu i gang med afstemningen men før vi

afstemningen holder vi en kort pause så vi er sikre på at alle

til klokken tyve halvtreds

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en elleve af finansministeren de er vedtaget til § syvende finansministeriet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tolv til seksten fem hundrede og otte og tres og sytten til to og tredive af finansministeren de er vedtaget til §

erhvervsministeriet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre og tredive til syv og

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer otte og fyrre til otte og halvtreds af finansministeren

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer ni og halvtreds til en og tres af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fem hundrede og tre og

afstemningen er slut

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to og tres til syv og tres af finansministeren de er vedtaget til § ellevte justitsministeriet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer otte og tres til en og halvfjerds af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer to og halvfjerds af finansministeren

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre og halvfjerds til fire og firs af finansministeren de er vedtaget

forsvarsministeriet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fem og firs til fire og halvfems af finansministeren de er vedtaget

til § fjortende udlændinge og integrationsministeriet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fem og halvfems og seks og halvfems af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer syv og halvfems af finansministeren

det er godt hvis alle er opmærksomme afstemningen er slut

der stemmes om ændringsforslag nummer fem hundrede og ni og tres af finansministeren

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer ni og halvfems og hundrede af finansministeren

der stemmes om ændringsforslag nummer en hundrede og en af finansministeren

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en hundrede og to til

der stemmes om ændringsforslag nummer en hundrede og ni af finansministeren

der stemmes om ændringsforslag nummer fem hundrede og en og halvfjerds af finansministeren

er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer en hundrede og tolv af finansministeren

vedtaget til § femtende børne og socialministeriet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer

af finansministeren de vedtaget

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer

af finansministeren de er vedtaget til § sekstende sundheds og ældreministeriet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en hundrede og tre og tres til

fire af finansministeren

til § syttende beskæftigelsesministeriet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to hundrede og fem og to hundrede og seks af finansministeren

der stemmes om ændringsforslag nummer to hundrede og syv af finansministeren

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to hundrede og otte til

fem hundrede og tre og halvfjerds to hundrede og tyve til

fem hundrede og fem og halvfjerds og to hundrede og otte og tredive til

der stemmes om ændringsforslag nummer to hundrede og otte og halvtreds af finansministeren

vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to hundrede og ni og halvtreds til

til § nittende uddannelses og forskningsministeriet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to hundrede og ni og tres

seks og halvfjerds fem hundrede og syv og halvfjerds og tre hundrede og fem til

til § tyvende undervisningsministeriet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre hundrede og

vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fem hundrede og fem og fyrre

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre hundrede og atten til

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre hundrede og tre og fyrre

der stemmes om ændringsforslag nummer fem hundrede og seks og fyrre

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre hundrede og otte og tres til

til § enogtyvende kulturministeriet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre hundrede og tre og halvfjerds af finansministeren det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer tre hundrede og fire og halvfjerds af finansministeren

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre hundrede og fem og halvfjerds

der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede af finansministeren

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire hundrede og en til

vedtaget til § fireogtyvende miljø og fødevareministeriet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire hundrede og fire og tyve til fire

til § otteogtyvende transport bygnings og boligministeriet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire hundrede og en og fyrre til

af finansministeren de er vedtaget

energi forsynings og klimaministeriet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire hundrede og tres fem hundrede og fire og firs fire hundrede og to og tres fem hundrede og fem og firs fire hundrede og tre og tres til

fire hundrede og syv og tres fem hundrede og otte og firs og fire hundrede og ni og tres

der stemmes om ændringsforslag nummer fem hundrede og otte og fyrre af rv

for

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire hundrede og to og firs

til § fem og tredive generelle reserver ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fem hundrede og ni og firs og fire hundrede og otte og firs af finansministeren de er vedtaget jeg betragter ændringsforslag nummer fem hundrede og ni og fyrre af

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire hundrede og ni og firs og fire hundrede og halvfems af finansministeren de er vedtaget jeg betragter ændringsforslag nummer fem hundrede og halvtreds af s som forkastet

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire hundrede og en og halvfems af finansministeren det vedtaget jeg betragter ændringsforslag nummer fem hundrede og en og halvtreds

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fem hundrede og halvfems og fire hundrede og tre og halvfems af finansministeren

jeg betragter ændringsforslag nummer fem hundrede og to og halvtreds

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire hundrede og fire og halvfems og fire hundrede og fem og halvfems af finansministeren

der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og seks og halvfems af finansministeren

vedtaget jeg betragter ændringsforslag nummer fem hundrede og tre og halvtreds

jeg betragter ændringsforslag nummer fem hundrede og fire og halvtreds

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fem hundrede og en og halvfems fire hundrede

ja jeg betragter ændringsforslag nummer fem hundrede og fem og halvtreds af

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fem hundrede og to og fem hundrede og tre af finansministeren

der stemmes om ændringsforslag nummer fem hundrede og fire af finansministeren

afstemningen er slut

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fem hundrede og fem og fem hundrede og seks af finansministeren

der stemmes om ændringsforslag nummer fem hundrede og syv af finansministeren

der stemmes om ændringsforslag nummer fem hundrede og ni af finansministeren

vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fem hundrede og ti til

vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fem hundrede og fjorten af finansministeren

afstemningen er slut

nummer fem hundrede og femten af finansministeren

afstemningen er

vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fem hundrede og seksten til

der stemmes om ændringsforslag nummer fem hundrede og ni og tyve af finansministeren

jeg betragter ændringsforslag nummer fem hundrede og seks og halvtreds

forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fem hundrede og otte og halvtreds

for

forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fem hundrede og tres af el

forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fem hundrede og tres af

for

der stemmes om ændringsforslag nummer fem hundrede og fire og tres

til § syv og tredive renter ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fem hundrede og tre og halvfems til

til § otte og tredive skatter og afgifter der stemmes om ændringsforslag nummer seks hundrede og

jeg betragter ændringsforslag nummer fem hundrede og fem og tres af

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer seks hundrede og atten til

der stemmes om ændringsforslag nummer seks

hundrede og to og tyve af finansministeren

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer seks hundrede og tre og tyve af finansministeren det vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer seks hundrede og fire og tyve af finansministeren

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer seks hundrede og fem og tyve fem hundrede og syv og tredive og seks hundrede og seks og tyve af finansministeren

der stemmes om ændringsforslag nummer seks hundrede og syv og tyve af finansministeren

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer seks hundrede og otte og tyve af finansministeren det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer seks hundrede og ni og tyve af finansministeren

afstemning om ændringsforslag nummer seks hundrede og tredive til

der stemmes om ændringsforslag nummer seks hundrede og tre og tredive af finansministeren

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer seks hundrede og fire og tredive til

genudlån med videre ønskes afstemning om ændringsforslag nummer seks hundrede og syv og tredive

til § en og fyrre beholdningsbevægelser med videre ønskes afstemning om ændringsforslag nummer seks hundrede og tre og fyrre

vedtaget til § to og fyrre afdrag på statsgælden ønskes afstemning om ændringsforslag nummer seks hundrede og ni og fyrre til fem og